i dag er der følgende anmeldelser sundhedsministeren lovforslag nummer l en hundrede og

beslutningsforslag nummer

fra medlem af folketinget sjúrður

har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den femogtyvende januar to tusind og nitten atter kan give møde i tinget henrik olds hverv som midlertidigt medlem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

hundrede og to og tredive er der nogen der ønsker at udtale sig

bedes forlade salen hvis ikke de kan være stille

forhandlingen er åbnet det er

helt og utvetydigt op om at fremme den nukleare sikkerhed i europa som en naturlig konsekvens

mener regeringen derfor også at danmark fortsat skal være medlem af euratom traktaten

forsimplet at fremlægge euratom som et spørgsmål om for

handler om langt mere end fremme af atomenergi det handler om forskning det handler om sikkerhed

levering af nukleare materialer til blandt andet sundhedsvæsenet hvad enten man støtter eller er modstander af atomkraft så er atomkraft en del af den europæiske energiforsyning i dag regeringen støtter

om at hvert medlemsland bestemmer over eget energimiks

skal selvfølgelig ske på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde vi har derfor en fælles interesse i at have et højt sikkerhedsniveau for håndteringen af atomenergi det sikrer vi bedst gennem et europæisk samarbejde derudover er medlemskab af euratom traktaten ikke i modstrid med danmarks prioritering af vedvarende energi tværtimod har regeringen arbejdet for ambitiøse målsætninger for vedvarende energi i eu og med energiaftalen vil danmark fortsætte med at være et grønt foregangsland danmark har leveret på den grønne dagsorden og under denne regering udgjorde andelen af grøn

regeringens holdning er således begrundet i tre forhold for det første er en sikkerhedsmæssig risiko

ved ulykker fra atomkraftværker jo grænseoverskridende det siger sig selv derfor bør vi også indgå i et grænseoverskridende samarbejde for at forbedre den nukleare sikkerhed i europa det gør sig for eksempel gældende for de ældre atomkraftværker fra sovjetunionens tid euratoms eksperter hjælper med at lukke disse atomkraftværker på en forsvarlig måde for eksempel forpligtede bulgarien slovakiet og litauen sig til at lukke otte atomkraftværker ved deres medlemskab af eu gennem euratom støtter eu nu dekommissionering af værkerne dermed forbedre sikkerheden i landene og i hele europa det er i danmarks interesse fortsat at støtte afviklingen af disse gamle atomkraftværker

som forvalter reglerne for import og eksport af radioaktive materialer det er blandt andet materialer som vores sundhedsvæsen er afhængig af det er i alles interesse at fastholde agenturet for at sikre at radioaktivt materiale opbevares og transporteres forsvarligt

sørger euratoms forsknings og træningsprogram for at der udveksles oplysninger om sikkerhed strålebeskyttelse og forskning i de medicinske anvendelser denne vidensdeling bidrage til vores sikkerhed og vores sundhed det inkluderer det ambitiøse forskningsprogram

euratom giver os rammerne til at deltage og drage nytte af resultaterne jeg må også understrege at vi fra dansk side ikke ønsker

hindringer i vejen for forskning i nogen former for energiteknologi for at opsummere så styrker euratom sikkerheden omkring atomkraft det understøtter forskning i nye energiformer og forvalter forsyning af materialer til sundhedsvæsenet det er aktiviteter der er i overensstemmelse med danmarks interesse i et sikkert og innovativt europa derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

set at der er ved at blive bygget et

kan se at det det kun blev til noget fordi eu tillod at der kunne optages et meget stort lån så kan man se ind i at der bliver et atomkraftværk der som i fem og tredive år får et offentligt støttebehov på syv og halvfjerds øre per

undervejs som er besluttet og som er ved at blive realiseret

hvor vi får langt mere vedvarende energi per investeret krone når man investerer i havvindmølleparker frem for at investere i atomkraft den der

man sige videre satsning på atomkraft er jo den som vi

understøtte via eu kan ministeren ikke se at der er dele af den støtte

gives som ikke burde gives fordi

mod atomkraft men det skal selvfølgelig give økonomisk mening

derfor kan man godt pille et hjørne ud og sige at det er en forkert måde at støtte på men derfra og så til

at skulle gøre det som enhedslisten lægger op til her i dag med de konsekvenser det har i forhold til den forskning

på et område som jo vil have grænseoverskridende konsekvenser hvis det går galt

et atomkraftværk men helt ærligt de havvindmøller vi stiller op i danmark piller vi jo selv ned uden eu støtte så

der er noget skævt i det her

væk har den holdning som han havde i afslutningsdebatten i folketinget i to tusind og elleve

form for energi hvis hvis forskningen skulle pege i den retning så har jeg ikke noget ideologisk imod det det hvis hvis målet er at begrænse

en måde som er langt langt

og milevidt fra det som man gjorde i det gamle østeuropa under de socialistiske styrer derovre

ikke bare løbe fra det løfte og og fra euratoms arbejde på det område ligesom vi har brug for at forske i hvordan vi får lukket de værker på en mere forsvarlig måde men

set er halvdelen af budgettet handler om at yde en helt særlig forskning

eus side til lige præcis udvikling af a kraft som jo i hvert fald nu har fået støtte i mange mange årtier og som jo overhovedet

udviklet sig omkostningsmæssigt mens vedvarende

godt spørge sig selv er det en offentlig opgave at favorisere én teknologi frem for alle andre

og give lige præcis forskningsstøtte til den og ikke på et neutralt grundlag

når nu det hele skal revideres der kommer en ny revision af euratom som

ikke skal give støtte til én teknologi det må

selvfølgelig også i forhold til støtten men det rejser selvfølgelig også et spørgsmål er det her en holdning som man så kan trække hele vejen igennem også på venstrefløjen

radikale venstre vi har jo diskussionen om elbiler i danmark der hører jeg at der er rigtig mange som ønsker at

det samme som at favorisere én energiform frem for andre energiformer andre drivmidler i forhold til

når det er ens egen favoritteknologi

hvis der er nogen der er friske på at være med til at finansiere det vi kan godt finde finansiering til at

elbiler i al evighed

på nul procent det store problem er jo at få et flertal i folketinget som

det er klart at det er en bedre teknologi set ud fra et miljømæssigt hensyn

advokeret for en gennemgribende omlægning af bilbeskatningen

har nedsat en kommission og ikke vil bide til bolle før valget det er vi kede af vi vil gerne bide til bolle nu det ord står ved magt

erkendelse af at a kraft faktisk nu

diskutere det er fuldstændig rigtigt det kunne jo så omvendt

handler om afrustning og nedrustning og i virkeligheden at være med til at pille nogle af de gamle værker fra hinanden der tror jeg at et samlet folketing er med på at det skal vi

i a kraft og det er jo ikke teknologineutralt når man vælger at sætte halvdelen af budgettet af

noteret mig i forhandlinger med liberal alliance på energiområdet at liberal alliance

det jeg hørte i det svar der synes jeg at ministeren talte udenom

den eneste rigtige måde det er en rigtig liberal måde at have en tilgang til det her spørgsmål på

i gang med ordførerrækken herre jens joel

det er jo ingen hemmelighed at vi har en gammel beslutning i danmark om ikke at anvende atomkraft og

heller ikke nogen hemmelighed at vi i socialdemokratiet ikke stemmer for når der

parlamentet om at yde direkte støtte til atomkraft men jeg synes også at enhedslisten med deres forslag i dag går et skridt for langt hvis man vil nedlægge euratomtraktaten netop af de grunde som udenrigsministeren også har været inde på nemlig den halvdel af euratoms arbejde som handler om om sikkerhed om fjernelse af gamle udtjente værker om en sikring

og det mener jeg faktisk vi har en interesse i fra dansk side derfor synes vi ikke at enhedslisten her griber i det rigtige håndtag om man så må sige ved at foreslå en nedlæggelse af euratom

forelægge et forslag til en revision af det her

mindre atomvenlig kurs over de seneste år har sagt

gå ind i det reformarbejde og det synes jeg ærlig talt også at danmark skal med det formål at sikre at den støtte vi bruger til at udvikle nye og

ikke skal favorisere nogle bestemte

gammelt historisk princip om at atomkraft skulle have sit eget støtteprogram men derimod

vedvarende energikilder som som vi har satset mere på i danmark men som samtidig også sikrer

de lande som har valgt at bruge atomkraft det er jo et princip i eu at man selv må bestemme hvad energimikset består af og at landene selv har haft muligheden det er også derfor at vi i danmark ikke har kigget til bruxelles og ladet dem blande sig i om vi ville have atomkraft

har vi selvfølgelig en interesse i at de gør det på den sikrest mulige måde

bliver pillet ned på en forsvarlig måde

element af euratoms arbejde som er vigtigt og som skal fortsætte men også at vi vil byde velkommen og presse på for at man fra dansk side

når der nu kommer en revision af euratomtraktaten til at få gjort den endnu bedre så det ikke bliver en blind historisk betinget støtte af en bestemt teknologi

det har atomkraften ikke fortjent tværtimod er der rigtig mange vedvarende energikilder som har fortjent et større rygstød fra

man godt vil arbejde for at den

at de midler i stedet for skulle gå til udvikling af den vedvarende energi er det sådan jeg skal forstå ordføreren og kunne det være noget som man kunne lande en beretning om altså pålægge regeringen

ned i eu og understøtte reformprocesser

at bidrage til atomkraft men det

noget forskning som retter sig mod

udvikle ny atomkraft og noget forskning som retter sig mod

der vil selvfølgelig være noget af den forskning som vi også har en interesse i fortsat foregår altså den

allerede nu kan kvalificere hvad det er vi kan bede om når vi får en revision af euratom traktaten for

som det fungerer i dag

det der er problemet med enhedslistens

er jo i virkeligheden at man foreslår at afskaffe hele pakken hvor der er en del af den nuværende indsats som faktisk er nødvendig set med vores øjne

at man har den her teknologiske udvikling som gør at den vedvarende energi

opstille ny kapacitet det man opstiller i england tager måske tolv år at opføre det der er i gang i finland ved jeg ikke hvad ender med men

det er jo i mere end tyve år man har været i gang

afholde et vindmølleudbud og så tre fire år efter står der en stor

ikke hører fremtiden til

af nitten firserne da vi også her i folketinget besluttede at vi skulle satse på noget andet det er da virkelig glædeligt

af markedskræfterne det vi så skal gøre er at vi skal sørge for at de atomkraftværker der findes i de andre lande bliver drevet sikkert så vi ikke risikerer uheld og så skal vi i øvrigt sørge for at få moderniseret vores programmer

en atomkraft som ikke er bæredygtig hverken økonomisk eller for den sags skyld miljømæssigt

og er en del af eu samarbejdet

fra en tid hvor må man vist så

atomenergi som fremtidens energiform og derfor fandt man det vigtigt

at forske i det dengang siden da har det

er løbet fra den holdning at atomkraft er fremtidens energiform siden da har man jo fundet ud af at der er betydelige sikkerhedsproblemer betydelige affaldsproblemer men også at atomenergi er dyrt i forhold til de alternativer der er det har også ført frem til at

folketinget allerede for omkring fem og tredive år siden besluttede at atomenergi ikke skal indgå

vi fra dansk side er med i euratom samarbejdet og at vi bidrager med en hundrede og halvtreds til

million kroner årligt til til finansieringen det er altså penge som kunne have været brugt fornuftigere på andre formål for eksempel på på forskning i den vedvarende energi som vi jo i danmark bruger en hel del af og også har planer om at bruge endnu mere af i fremtiden derfor vil

være fornuftigt at bruge pengene på den måde derfor skal jeg sige at

euratom traktaten enten bliver genforhandlet

den direkte støtte til til forskning i en energiform

ophører derfor derfor

beslutningsforslaget når det skal til anden behandling

en tekst der pålægger regeringen at reducere

til atomkraft sådan

fundet varige løsninger på affaldsproblemet så jeg synes at det er en god linje

som dansk folkeparti lægger i den her sag og det vil jeg

fælles forståelse af at pengene er bedre brugt på andet end forskning i i atomkraft så det glæder mig

til atomkraft i eu og til at arbejde for at euratom traktaten

bakke op om som jeg læser forslaget har enhedslisten for det første gjort euratom traktaten til et spørgsmål om hvorvidt man støtter atomkraft eller ej det synes at være en noget forsimplet

om at fremme den nukleare

nævner selv at der er fjorten lande i europa herunder danmarks nabolande sverige og tyskland der benytter atomenergi

interesse at vi samarbejder om at sikre et så højt sikkerhedsniveau for håndteringen af atomenergi som muligt for det tredje er det med forskning og de udgifter der henvises til i beslutningsforslaget i høj grad rettet mod sikkerhed strålebeskyttelse og nedlukning af gamle værker

og som på ingen måde strider imod vores ambitioner på det grønne område danmark er et grønt foregangsland og regeringen arbejder målrettet herhjemme og i eu på at lave ambitiøse målsætninger

udgør det en meget stor del af den europæiske energiforsyning og vores sundhedsvæsen herhjemme er for eksempel afhængig af radioaktive materialer det er således venstres klare holdning at danmark er bedst stillet ved at være en del af euratom traktaten hvorfor vi ikke kan støtte beslutningsforslaget

diskussion om euratom traktaten og en mere mere principiel diskussion om nuklear

i den første diskussion om euratom er liberal alliances holdning at vi selvfølgelig skal støtte op om

traktaten fra dansk side det bliver vi nødt til hvis vi gerne vil styrke sikkerheden i forbindelse med atomkraft og hvis vi gerne vil styrke og forbedre forskning i nuklear energi og det vil vi selvfølgelig for atomkraft er om vi så vil det eller ej en del af det europæiske og globale energimiks

det også nødvendigt at vi udvikler teknologien og gør den mere sikker det drejer sig jo blandt andet også om vores egen sikkerhed herhjemme det kræver forskning og det er blandt andet det euratom

handler om derfor skal vi fortsat støtte op om traktaten

der ikke er politisk opbakning til at ændre den folketingsbeslutning som også omtalt et par gange tidligere fra talerstolen i dag

fra nitten fem og firs om at atomkraft ikke skal være en del af den danske energiplanlægning at

pt er cirka tre procent af danmarks energiforbrug der dækkes af atomkraft er

i liberal alliance vil vi gerne have mere

blandt andet derfor har vi også i regeringen kæmpet for at åbne op for mere forskning i thoriumteknologi som jo kan være en meget interessant teknologi i den forbindelse måske ikke nødvendigvis herhjemme på grund af

tidligere folketingsbeslutning men så globalt liberal alliance kan samlet set ikke støtte beslutningsforslaget og

hilse fra det konservative folkepartis ordfører og sige at det konservative folkeparti heller ikke støtter enhedslistens beslutningsforslag

det så at man får mest for hver krone man investerer der er det jo sådan set at england er det sted hvor man nemmest kan lave sammenligningen fordi de har et atomkraftværk er ved at blive opført og de har nogle havvindmølleparker

det ender med at den offentlige støtte til el fra atomkraft er mere end dobbelt så dyr som fra de havvindmølleparker som

har været i udbud for to år siden og nu har vi så udsigt til med de udbud der set i danmark og i tyskland at den vedvarende energi i form af havvindmølleparker bliver endnu billigere vi står altså over for at atomkraften fuldstændig er fortidens energikilde

en dyr løsning kan ordføreren ikke se at der altså ikke er sket en teknologisk udvikling med atomkraft som gør

jo også liberal alliance som parti sætter jo

meget meget stor pris på den markedsudvikling der har været i forhold til

pris og de udbud vi har set på vedvarende energi herhjemme sol og

vind på land er jo det seneste vi har set

med nogle meget konkurrencedygtige priser det sætter vi i liberal alliance meget stor pris på

som forslagsstilleren siger at

ikke noget der står på min jobbeskrivelse

også i og med at det er eu som forhandler på danmarks vegne i forhold til vores klimamålsætning og hvad eu ligesom

se at man får mere for pengene ved at

i den her forbindelse kan man

jo så nu briternes placering i forhold til eu der

hastigt en dato som kan være skelsættende i den

også sagde før sætter vi meget stor pris på at der er stor teknologiudvikling teknologispring på alle

det energimiks vi har herhjemme er en ting det energimiks man måske har brug for andre steder i verden kan jo være helt anderledes

en fantastisk tid i verdenshistorien hvor

alle investeringer vi foretager nu og fremadrettet bør handle om at få erstattet gamle fossile teknologier og atomkraft med vedvarende energiteknologier derfor hilser jeg forslaget fra enhedslisten

lånemodeller og andre virkemidler til at udvikle

og derfor støtter vi sådan set forslaget fra enhedslisten så er jeg klar over at der i euratom programmet også ligger andre elementer som handler om sikkerhed og om afvikling men de elementer

en anden sammenhæng jeg deler bekymringen om om man

kun har de nødvendige elementer tilbage så jeg tror

er er mere fornuftigt at gå efter

få lukket det ned fordi det har den her særlige

atomkraft og så kan man få de andre elementer ind på andre måder

en sikker afvikling af de gamle atomkraftværker og og sikkerhedsaspekter omkring

brugen af radioaktive elementer i for eksempel sundhedssektoren

at give støtte til at nogle atomkraftværker lukker ned

ender i en situation hvor det at nogle værker kører videre

det er også det som som kunne være omdrejningspunktet

der der vedrører udvikling af atomkraft

noget som som er noget der kunne skaffe et flertal og som som ikke er det allerbedste men men som som jo

en beretning der har den fokus

på mange måder er euratom en må man sige forældet konstruktion især fordi teknologien jo har vist sig trods årtiers forskning ikke

forestillede sig da man lavede organisationen men

og jeg synes faktisk det er en fremragende

gå efter at lave en beretning for sagen er jo

at stå ved vores fælles løfte

ren faktisk sker og at vi også bidrager

sådan som som det blev lovet da de

hvert fald ikke

hvad angår den del som handler om at forske i større sikkerhed

set også godt kan give mening for vi har desværre fået en del a kraftværker i europa og der er sikkerhedsproblemer og vi har en fælles interesse i at få løst dem til gengæld må jeg sige

handler om den halvdel af midlerne der bliver brugt til at støtte egentlig ny forskning i

form for gennembrud der kan løfte a kraft til noget der sikkerhedsmæssigt og økonomisk står mål med

kun mellem fem og tyve og halvtreds procent af prisen for det som a kraft koster nu om dage per kilowatt time så det at eu helt specifikt poster så mange milliarder i forskning i a kraft uden at have tilsvarende programmer for vedvarende energi synes vi også er helt godnat så vi kunne godt forestille os

kommer af euratom at få pillet det man kunne kalde støtte til forskningsprojektet itar

fem milliard kr ud af programmet og målrette euratom til at få lukket de østeuropæiske værker og forbedre sikkerheden det vil da være

hvis vi kunne blive enige om det det vil vi meget gerne være med til

ikke lige fordi jeg blev lidt forvirret over at

udvikle en atomkraft som har vist at det ikke er fremtidens energikilde og som får fem milliarder fra

forventer at skulle give til den næste havvindmøllepark på

strøm til husholdningerne i ottehundredetusind boliger i danmark

derfor er det heller ikke småting hvad man kan få for fem milliarder nede i eu

kunne sættes gang i af udvikling og forskning

at lave en beretning som som folder det her ud og som præciserer hvad regeringen bør

for en teknologi men ikke for andre er jo ikke ligefrem

også bliver givet eu støtte til ve forskning det er bare på markedsvilkår mig bekendt og det

det som vi har diskuteret her

at folketinget pålægger regeringen at arbejde for at stoppe støtten til atomkraft i eu og at arbejde for at euratom traktaten ophæves i danmark har vi forlængst sagt nej tak til atomkraft folketinget tog beslutningen tilbage i nitten fem og firs om at atomkraft ikke var en del af den danske energiplanlægning

har vi i mange år betalt millioner af kroner til eus atomforskningsprogram atomkraften har i årevis modtaget

i den situation nu at der er fjorten af eus otte og tyve lande

fælles euratom program en række europæiske lande er begyndt at argumentere for en revision af euratom traktaten og dermed revision af europas fremtidige energipolitik hvad skal væk barsebäck hvad skal ind sol og vind og sådan blev det jo men selv om ekkoet fra demonstrationerne mod atomkraft og det

forlængst er døet hen mangler der noget hvorfor i alverden skal danmark år efter år betale millioner af kroner til det europæiske atomforskningsprogram når man aldrig har haft og aldrig får atomkraft i danmark det var en historisk dag tilbage den niogtyvende marts fem og firs hvor det blev besluttet i folketinget

en modig beslutning på det tidspunkt var det

et valg mellem kulkraft og atomkraft forud for beslutningen havde der været afholdt en elleve år lang folkelig kampagne imod at indføre atomkraft og det var den kampagne som organisationen til oplysning om atomkraft ooa førte

debat kom man frem til

set vidste noget om atomkraft og det dannede baggrund for at man her i folketinget kunne tage en vigtig beslutning

der er ikke mange der ved at danmark fra vi kom

tre og halvfjerds har betalt til forskning og udvikling af atomkraft gennem eus

der skriver om sig selv at den har som sit fornemste mål

ikke vedvarende energi føre europa ind i en fossilfri æra det er da sætninger som som er totalt forældede

ikke mange der ved at euratom ikke er underlagt den samme demokratiske kontrol som andre

har eksisteret siden nitten syv og halvtreds

fællesskab bestod oprindelig af det europæiske økonomiske fællesskab kål og stålunionen og

med den udvikling der har været i eu

østrig har taget førertrøjen i i den aktuelle debat om

reformere energipolitikken sammen med

østrig foreslået en revision af euratom traktaten atomkraften skal ikke have særbehandling euratom skal ikke svæve over vandene

nærmest er hellig og det bør der laves om på det bliver ikke nemt at få en revision eller nedlæggelse af euratom traktaten igennem men man kan knytte en vis optimisme til at tyskland for nylig har skrevet en reform af euratom traktaten ind i sit regeringsgrundlag et andet element

kan understøtte kravet om en revision af euratom traktaten er at der er sket en markant konkurrenceforvridning i og med at atomkraft understøttes af eu midler således er der udslagsgivende for igangsættelse af det britiske atomkraftværk hinkley point at europa kommissionen i to tusind og fjorten

tre hundrede og tyve milliard kroner dyre atomkraftværk nu viser det sig at den udbygning er langt dyrere end den havvind som england er ved at opføre vi står over for at

ved at blive bygget kommer frem til at skulle have

samtidig er de ved at opføre havvindmølleparker

været udbud for et par år siden og hvor man ender på

give offentlig støtte på otte og fyrre øre i femten år

en havvindmøllepark som ikke får støtte i ti år

over for noget hvor havvind totalt giver atomkraften baghjul

koster hvis man skal lave strøm på den måde

det tager så lang tid at bygge et atomkraftværk

holder et udbud på en havvindmøllepark så er det jo i løbet af en tre fire år at man

en væsentlig betydning for den samlede energiforsyning samlet set

på atomkraft og danmark bidrager sådan set med to hundrede millioner ud fra debatten i dag

at man kunne forsøge at lave en beretning som

danmark skal arbejde for at man i eu ikke længere støtter forskning i

argumentet om at at det kan være fornuftigt at der er midler til at hjælpe lande

afvikle et atomkraftværk så hvis vi kunne lave en beretning der ligesom indeholder det

konturerne af noget som som der kunne være et flertal for så synes jeg det kunne være

skridt at tage at man går i retning af

man skulle bruge de penge de fem milliarder til at udvikle

den vedvarende energi som kunne være en del af den klimaforpligtelse som som vi har globalt og som vi har i eu det synes jeg kunne være en

ikke kun i danmark at vi har den her debat

så debatten er ude i hele europa og derfor er det jo ikke

folketinget pålægger regeringen en bestemt holdning så er noget der kun foregår i danmark det er

i forskellige energikilder

for modtagelsen af det her især tak til til dansk

det ser lovende ud med at kunne komme frem til at skrive en beretning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

men regeringen er ikke enig i midlet nemlig et forbud mod import af varer fra bosættelserne og kan derfor ikke støtte forslaget og det vender jeg tilbage til

er heller ikke enig i præmissen i bemærkningerne til forslaget fordi det fejlagtigt anføres som en implicit anerkendelse af bosættelserne når danmark ikke forbyder import af varer fra bosættelserne det er ikke rigtigt og jeg vil gerne gøre det endnu tydeligere det er regeringens utvetydige holdning og politik at bosættelserne er ulovlige efter folkeretten holdningen deles af et bredt flertal her i folketinget vi anerkender ikke bosættelserne som en del

dansk og eu politik at israel må indstille sin bosættelsespolitik fordi bosættelserne er ulovlige og fordi de underminerer mulighederne for en tostatsløsning men danmark betragter samtidig også israel som et nærtstående demokratisk land

ønsker ingen boykot af israelske varer eller varer fra israelske bosættelser det gør eu heller ikke

israels territorium og de besatte områder i tråd med fns

og fire og tredive denne skelnen kommer i praksis blandt andet til udtryk ved at eu og danmark opererer med en territorialklausul for at undgå at bosættelser kan omfattes af aftaler

betyder det at aftaler med israel skal indeholde en klausul om ikke at kunne finde anvendelse i områderne besat af israel i nitten

det håndhæver vi fuldt ud fra dansk side fordi det er et meget konkret og synligt politisk signal om dansk opbakning

købt i bosættelserne ikke kan nyde gavn af israels gunstige toldarrangement med

henviser til den igangværende proces i irland om et lovforslag om samme emne lovforslaget blev den femte december behandlet i det irske senat hvor det fik flertal og nu er det sendt i behandling i underhuset den irske regering er imod forslaget hvilket jeg til fulde forstår for hvis forslaget vedtages vil det være uden gyldighed da handelspolitikken er eu enekompetence europa kommissionen må i så fald ventes at indlede sag om krænkelse af traktaten

det er sagens kerne så vidt angår det forslag vi behandler i dag et forbud mod import af varer fra israelske bosættelser vil alene kunne gennemføres i fællesskab i eu regi og det er der ikke politisk opbakning til i eu eller fra regeringens side danmark skal følge de samme eu regler som andre medlemmer det gælder for irland som for danmark regeringen kan derfor ikke med fuldt overlæg lægge stemmer til en lovgivning der strider mod eu retten længere er den faktisk

til det konkrete forslag det betyder ikke at eu og danmark er passive i forhold til israels ulovlige bosættelsespolitik der er andre ting vi kan gøre og som vi gør der er meget konsekvent skarpe reaktioner i eu kredsen på den fortsatte israelske bosættelsesaktivitet og de konsekvenser det har for palæstinensernes dagligdag og for mulighederne for en fredsløsning eus udenrigsministre har i rådskonklusioner opfordret til en grundlæggende ændring af israels politik med hensyn til de besatte områder navnlig område c regeringen er enig i den kritik og udtrykker den direkte over for den israelske regering folketinget har senest med sidste års vedtagelse af v tredive der refererer til vedtagelse v tre og halvtreds fra to tusind og seksten lagt vægt på at bosættelser ikke gennem aftaler mellem israel og eu eller i kraft af danske

forbedrede økonomiske muligheder regeringen står selvfølgelig fortsat bag den politik i forhold til danske virksomheder og investorer er der som bekendt tale om en politisk tilkendegivelse der er ikke vedtaget internationale sanktioner der forbyder investeringer i eller til gavn for bosættelser men engagementer der gavner bosættelser svækker muligheden for en tostatsløsning derfor fraråder regeringen engagementer og aktiviteter der er rettet mod at styrke bosættelser og regeringen bakker op om de fælles budskaber til borgere og virksomheder i eu der netop har til formål at skabe opmærksomhed om de risici der er forbundet med et engagement i bosættelserne som med andre dele af danmarks politik der har med konflikten mellem israel og palæstina at gøre så står vi stærkest når vi står sammen i eu det er centralt at danmark engagerer sig med en balance der tager sit helt klare udgangspunkt i eus politik tak for ordet

at de mener at bosættelserne er ulovlige og at det også er eus holdning men

jeg er overrasket over at ministeren bruger eus handelspolitik som argumentation i den her sag

og det er vel danmark der bestemmer over udenrigspolitikken der er vel en grund til at regeringen har sendt udenrigsministeren over for at diskutere i salen i dag og ikke handelsministeren

altså jeg mener må vi ikke bruge de redskaber vi historisk og traditionelt har haft til rådighed og nogle gange også har brugt når det

vi skal arbejde derfor ville vi stikke hovedet direkte ind i en traktatkrænkelsessag hvis vi gik den vej som enhedslisten anbefaler og

så er det et eu spørgsmål det her er et forsøg på at sige at vi er nødt til at reagere udenrigspolitisk

det er en ret alvorlig situation vi står i og at det faktisk går den forkerte vej sådan forstod

vil det sige at vi

afvise forskellige varegrupper

sydafrika da jeg var yngre og så videre det er vel sådan at

som udenrigspolitisk redskab uden at

det her felt falder ind under handelspolitikken som er eus enekompetence

vi ikke handle alene vi får bare en traktatsag på på halsen og hvad har vi så fået ud af

enhedslisten ønsker at gå efter i den her sag

de israelske bosættelser på vestbredden er ulovlige og det gør vejen til at fremme en tostatsløsning længere når der importeres varer som stammer fra bosættelserne

risikerer man jo at understøtte bosættelserne det siger sig selv og dermed i virkeligheden facilitere et brud på folkeretten

er givetvis også fundamentet for den beslutning

som eu har truffet om at varer der kommer fra bosættelsesområderne ikke er omfattet af toldfrihed

ellers gælder for israelske varer der bliver solgt i eu hvad der heller ikke er så kompliceret

at læse svaret på spørgsmål to hundrede og otte og tres af otteogtyvende juni i år fra udenrigsministeren af hvilket det fremgår og

jeg citerer handelspolitikken er eu

vil derfor alene kunne gennemføres i retlig og praktisk forstand i fællesskab i eu regi

når enhedslisten har stillet det spørgsmål og fået det fra udenrigsministeriet

som det vi har til behandling i dag

ensidigt fra dansk side skal forbyde import af varer

af beslutningsforslag som folketinget på enhedslistens foranledning behandlede i sidste uge så sidder man tilbage med den følelse at det her måske i virkeligheden ikke handler om ulovlige bosættelser men om at enhedslisten er i gang med at pudse sin kampform af frem mod det forestående europaparlamentsvalg her er der nemlig en sag som skal bruges til

skælde ud på eu man kunne også vende det om og sige

væsentlig bedre at det er en beslutning som er truffet af eu og dermed omfatter det store europæiske marked og ikke alene det trods alt relativt begrænsede danske marked mon ikke det ville være en bedre og mere effektiv vej at gå

har vi jo altid sat pris på at vi bruger de redskaber

brugt på det tidspunkt det blev brugt endda med anbefaling eller

forslag her i salen fra socialdemokratiets

en eu debat hvis ministeren siger at eu vil forhindre os i det

det er et rimeligt og ordentligt redskab i udenrigspolitikken at man kan udelukke visse varegrupper fra visse områder hvis det er sådan at det er den eneste mulighed for at få den part man gerne vil have til at reagere

både handelssanktioner som dem vi i øjeblikket har over for for eksempel rusland nordkorea og andre lande og vi mener også at sanktioner i form af individuelle sanktioner over for personer som for eksempel dem vi har i forhold til visse iranere og andre er relevante så selvfølgelig er det relevant at kunne sanktionere det der bare er sagen er at når man er i et fællesskab som eu og har besluttet at pulje sine kompetencer og besluttet at være fælles om at træffe beslutninger så bliver man selvfølgelig nødt til at respektere det så kan man ikke sige

være med at være en del af fællesskabet og det er jo det der er kernen her

enhedslistens utilfredshed med at være en del af eu

frustreret som mig over at israel systematisk dag for dag udvider sine bosættelser og gør det mere og mere umuligt og at vi står afklædt tilbage og faktisk ikke har kunnet reagere en

den situation og derfor er vi nødt til at

at lede efter de værktøjer vi kan få fat i for at få israel til at reagere på det her område vi er enige om det er jo ikke nok

proklamere ting hvis en gruppe af lande i europa ønskede at bruge det værktøj

ordføreren ikke enig i det eller har ordføreren andre forslag til hvordan vi kan reagere og få israel til

relationen mellem israelerne og palæstinenserne at der er

på den yderste højrefløj som gør hvad de kan og religiøse fanatikere som gør hvad de kan for at forhindre at der kan blive skabt en

tak for det vi

efterhånden og det er vældig spændende hver gang

i mellemøsten og og igen

utallige fn resolutioner og

men jeg vil egentlig bare stille og roligt forholde mig til det forslag

i mine tre en halv år som udviklingsordfører er jeg

igen og igen stødt på

grundlæggende regel i udviklingspolitik

skabe stabilitet fremgang

og fremtid i et område handler det om

få en omsætning og bruge pengene på

hen den gyldne regel alle steder når vi taler udviklingspolitik men lige præcis når det handler om bosætterområderne og israel

er det det modsatte der gør sig gældende så vil man trække penge ud af områderne og man vil gøre livet så surt som muligt for bosættere og for israelere og for palæstinensere

forbud mod import er det ikke sådan at dem der vil blive ramt allerallerhårdest af et eventuelt forbud mod import vil være palæstinenserne selv og hvordan kan det bidrage til at palæstinenserne får noget der minder om en fremtid og hvordan kan det bidrage til at der kommer fredeligere forhold

mellem palæstinensere og israelere det er mig simpelt hen en gåde

vi kunne tale længe om men jeg vil foreløbig bare konkludere at

vestbredden er det er det helt uforståeligt at der er tale om en besætter

at spole tilbage og brug den samme logik fra nitten

var danmark et besat område og der var der nogle internationale regler som vi fastholdt de er blevet udbygget siden er det virkelig dansk folkepartis politik at det

de faktisk gavner palæstinenserne på vestbredden

fra israel fra de her omstridte område og jeg tror på at det ville betyde en udsultning af området

ville betyde større skade for både palæstinensere og israelere med større usikkerhed og med større konflikter til følge længere er den ikke og det kan

mener er i orden i den ene eller anden sammenhæng jeg tillader mig

et eller andet for at ændre situationen

det er okay at israel gør som de gør

generelt okay

høre på udenrigsministeren at det må vi slet ikke gøre vi må

varer fra vestbredden hvis vi ville det

ikke okay at det er folketinget

handler med og hvor vi køber varer eller hvor vi beslutter ikke at købe varer fra så

faktisk godt følge ordføreren hvis vi her i danmark beslutter at vi ikke vil købe varer fra island eller

peru så synes jeg vi skal have lov til at bestemme det så langt vil jeg godt medgive ordføreren

har vi gjort nogle gange det betyder ikke at det ikke er en vigtig debat for det er det selvfølgelig men jeg synes ikke at problemstillingen har

den socialdemokratiske ordfører var inde på men også ministeren var inde på tidligere har

varer fra israelske bosættelser er en meget teoretisk diskussion fordi vi i praksis

ikke kan gøre det hvad så hvis vi kunne

der er mit svar at det er det er jeg faktisk ikke enig i at det er jeg synes

at hvis vi går ind og kigger på hele situationen vi har i øjeblikket er det meget meget vigtigt

at den israelske regering har

ulovlige bosættelser der fortsætter og

at vi holder fast i at på den palæstinensiske side er der også en lang række udfordringer som palæstinenserne selv

jeg synes stadig væk at det er ekstremt kritisabelt at palæstinenserne ikke har fået orden i eget hus

jeg ved godt at risikoen er

og endnu mere antidemokratiske så alt i

og derfor synes jeg også at det er ekstremt vigtigt

at prøve at balancere vores tilgang til det

fortæller begge parter hvor det er vi mener at de skal

er vi da altid glade for at tage en diskussion af et så vigtigt emne som det er i forhold til israel vi kan ikke på nogen måde støtte forslaget fra enhedslisten

skulle vi ikke gøre det alligevel

spørgsmål i det mener

at have det værktøj i kassen når han skulle

også grupper af lande uden at eu

hvad ville der være sket hvis vi bare havde gjort ligesom ordføreren siger i

skulle være en vis balance mellem det store flertal af

det lille mindretal af den hvide befolkning som undertrykte dem der er ikke hundrede procent parallelitet i det men at bruge et værktøj er vel en ret ethvert land har i sin udenrigspolitik det skal vel ikke være sådan at man kan vride det

værre og værre og værre dag

altså det er en så forsvindende lille del

jo også sagt hvilken betydning det ville have hvis danmark så også gjorde det svaret er ingen

var inde på i mit indlæg er så vigtig nemlig at vi sørger for at fortælle begge parter hvor det er de skaber problemer det er nemlig derfor jeg

jeg synes det er meget meget forkert kun at gå og straffe den ene part når jeg synes at begge parter er medskyldige i at vi har en fastfrosset konflikt jeg er enig i at det

at finde den store hammer frem og så kun slå israel jeg synes det er lige så vigtigt at vi også siger til palæstinenserne og her ikke mindst i forhold til hamas

undergravning og forsøg på at lave terrortunneler ind i israel og så videre

venstre bakker selvfølgelig udenrigsministeren op i det synspunkt

øge bosættelserne det gør eu endda men hvornår går vi fra tale til handling det er det jeg spørger om

hvad sker der så den stærke part gør det mere og mere og mere umuligt i øjeblikket er det

altså hvornår kan vi reagere og handle så der sker forandringer eller det er måske ikke venstres mening

halleluja løsning og så længe der ikke er det

det lange seje træk som er diplomati

så det vi prøver på er det nogen nem løsning nej og jeg er da også ekstremt pessimistisk i

herre michael aastrup jensen så udmærket har gjort rede for allerede

er det en lidt tom øvelse at stå her og diskutere

folketingets kompetence da kompetencen ligger hos

kompetencen lå her i folketinget mener vi sådan set at eu

vi mener heller ikke en anerkendelse af bosættelserne at købe varer

diplomatiske vej man skal gå og ikke boykottens vej

vi skal selvfølgelig fortsætte den strategi som der jo er meget stor opbakning til i folketinget

lægger pres på alle parter for at komme tilbage til tostatsløsningen men at det skal være ad de sædvanlige diplomatiske kanaler men altså for at opsummere

lukke af for varer fra et bestemt område

vi alle sammen er enige om at der sker nogle ulovlige handlinger som bør stoppes jeg foreslår ikke militære interventioner eller andre vidtgående ting som i hvert fald den nuværende regering og tidligere regering jo har brugt i andre lande jeg foreslår et civiliseret anerkendt udenrigspolitisk middel og så argumenterer ordføreren fra liberal alliance med at

uden at handle

ordføreren at det er okay at eu lægger en blokade ind for at landene kan handle på den her måde over for israel uanset hvor stort eller småt det er og anser ordføreren virkelig at det er sandsynligt at eu overhovedet vil blande sig i det hvis hvis vi lavede

sig i en dansk enegang eller dansk afvigelse fra eu linjen men så vidt jeg har forstået

eu vil handle

man lægge til grund men vi er helt generelt godt tilfredse med at at det det her spørgsmål ligger

det medgiver jeg er forholdsvis koldt efterhånden

fald helt sikre på at der ikke findes nogen vej tilbage til en tostatsløsning længere fordi så vil bosættelserne være så massive at det vil være fysisk umuligt at lave et samlet palæstina på vestbredden og gaza fordi det vil være opdelt i småbitte kantoner

som ikke kan fungere som en helhed derfor er der vel grund til at det internationale samfund med nogle foregangslande gør et eller andet for eksempel siger vi mener det når vi siger at vi

vil acceptere besættelsen af vestbredden vi mener det her alvorligt

hvis eu ikke blander sig i irlands beslutning vil det så være muligt at få den danske regering eller i hvert fald

med til så at tage et initiativ på baggrund af det så vi kan bakke op om det så vi bliver flere lande der handler på en gang så det kan være så effektivt som

kan være når flere og flere lande og så til sidst hele eu

ramme er jo helt tydeligt at

der er selvfølgelig mange kræfter i regionen som

ikke ønsker en tostatsløsning som jo er den politik vi ønsker

udgangspunktet for enhedslistens diskussion jeg har jo også deltaget i

de her forespørgselsdebatter

hvordan man i det hele taget kunne komme tilbage på sporet

for vores udenrigspolitiske ordfører rasmus nordqvist som desværre ikke kan deltage

hvorfor accepterer vi at muligheden for at en palæstinensisk stat undermineres foran øjnene på os som minimum bør vi gøre endnu mere for at sikre at hverken danmark eller andre eu lande bidrager til bosættelsesprojektet økonomisk både offentlige og private aktører bør undgå at bidrage til at understøtte de ulovlige besættelser og de krænkelser af

menneske og folkeret de fører med sig det bør den danske regering tage yderligere skridt for at sikre derfor støtter vi enhedslistens forslag der pålægger regeringen at afsøge muligheder for at forbyde import af varer fra ulovlige bosættelser der er usikkerhed om hvorvidt det er muligt inden for eu retten men ligesom irland har sat en proces i gang mener vi også at danmark kan være med til at rykke dagsordenen i eu ved at handle i stedet for at snakke

regeringen til bilateralt og igennem eu og fn at arbejde for at israel indstiller sin bosættelsespolitik og at israelske bosættelser ikke igennem aftaler mellem israel og eu eller danske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forberedt økonomiske

fremsætter det her forslag jeg mener egentlig

set at de bosættelser der pågår er destruktive for den fredsproces som jo er gået helt i stå

at hver eneste nye bosættelse er med til at underminere muligheden for at finde

for sig ikke se nogen grund til ikke at være så kritisk som overhovedet muligt over for de bosættelser det må

samtidig med at man har en nuanceret tilgang til hvordan

alle sammen godt at det er komplicerede forhandlinger hvor begge parter har et ansvar

det her parlament i øvrigt også har vedtaget med

som vi selvfølgelig bør modarbejde

er det fordi handelspolitikken er et eu prærogativ sådan som vi opfatter det vi mener også må henholde os til udenrigsministeriets juridiske vurdering vi kan i stemme for noget som de opfatter som juridisk umuligt at gøre der er også det at sige til det at en sanktion fra

kunne gøre det modsatte derfor vil jeg meget hellere ende den her diskussion

med en beretning hvor man opfordrer den danske regering til at arbejde i eu for at

sanktionsgrebet på bosættelsesdelen

er israel som sådan men derimod bosættelsespolitikken ønsker at ramme jeg

at gøre det at rette sanktionsinstrumentet helt specifikt mod de to til tre finansielle virksomheder i israel der finansierer og dermed muliggør bosættelserne netop for

underminere et pres men

gennem eu at det her skal foregå det vil vi til gengæld meget gerne

set alle holdningerne i det på nær den om

kan reagere selvstændigt

handelspolitik og at vi rent faktisk har brugt

for jeg troede at man sagtens kunne dele det op stadig væk sådan at man faktisk

som er en civiliseret måde at gøre opmærksom på nogle ting

uretfærdigheder i verden

man skal jo ikke tro at israel først ser noget når man tager en beslutning alle ved jo at det her er et meget følsomt emne og ved også at man får

den israelske ambassade hver gang man ytrer sig omkring israel og palæstina selvfølgelig ved israel hvor debatterne er og israel

også godt at hvis to lande begyndte den her politik kunne måske et tredje land og et fjerde land lade sig inspirere af det og til sidst måske også eu det er jo ikke sådan at alt starter med ingenting eller en total eu beslutning det starter jo altid med at nogen tager initiativer og diskuterer det og udvikler strategier uanset om det er i et lille eller stort hjørne

som ulovlige og mener at på det punkt er israel om jeg så må sige unilateralt ude på forkert

det kunne man jo bruge som anledning til at sige jamen skulle vi så ikke forsøge at lave

jeg siger ikke det ligger på den flade men jeg siger bare at det er en umulig tanke

ikke israels eksistensberettigelse men præcis bosættelserne

udelukke kunne samle et flertal af landene i eu

langt langt vigtigere og mere tungt skridt end at danmark på egen hånd fører politik og handelspolitik

at lave en beretning som kunne gøre det for

mener at det er en mulighed i eu så synes jeg den skal afprøves

være stærkt hvis fn havde magt til at få det store flertal der er

til at handle så ville vi jo være i en helt anden situation lad os prøve

tak til enhedslisten for at fremsætte det her beslutningsforslag vi deler fuldt ud den analyse der ligger bag forslaget

fuldstændig uacceptabel den betyder

at en eventuel tostatsløsning fortoner sig i horisonten den er urimelig over for de mennesker der bor i områderne og derfor

også helt klart erklæret ulovligt

som et flertal mener det at bosættelserne skal vi bekæmpe

ikke har så mange håndtag

sidste også rusland og iran i syrienkonflikten europa er i høj grad marginaliseret

det er handelspolitikken

derfor er jeg også tilhænger af

vi strammer op på på handelspolitikken i forhold til israel og

herunder også at man fra eus side begynder at diskutere boykot af

også fordi det vil virke langt langt stærkere end hvis et enkelt land gør det og jeg synes i og

er lidt mærkeligt at regeringen er så uklar på om man vil arbejde aktivt i eu

vores politik i forhold til at eu

gå selv på det

en fordel hvis hele eu gør det der er nogle

den her vej vi kan også godt se at der faktisk er en diskussion

hvorvidt det er muligt at

spørgsmål som som det her

eus handelspolitik og så er det også menneskerettighedssituationen i israel i de bosatte områder og de ulovligheder israel

gået den vej og i med at der er en juridisk diskussion om

det kunne kvalificere debatten lidt om

man taktisk og strategisk

grad kan gå imod

det er rigtigt at vi i mange situationer reelt reelt har brugt handelspolitiske initiativer som udenrigspolitik og at der faktisk i

vide kredse og også i eu landene er en opfattelse af at det kan man godt gøre uden dermed

og eneret på handelspolitikken når formålet er

for et enkelt land

det kan man godt og det er også brugt mange gange om det også er brugt i forbindelse med den fælles handelspolitik

når vi behandler det her forslag i udvalget

at eu fortolker et miljøpolitisk initiativ som en begrænsning af den frie handel og den frie bevægelighed og derfor får vi jo nogle debatter en gang imellem selv om det så efter bedste overbevisning

kan man få en debat omkring det det kan man jo også i det her tilfælde jeg mener at det er et

tiltag som måtte ligge med fuld kompetence hos det enkelte land vel vidende at

hvis alle landene kunne samle sig i eu om et udenrigspolitisk tiltag

legalt instrument som man kan hænge det op på

ikke svare så direkte på jeg tror det er lidt sværere end som så

enhedslisten foreslår at regeringen indfører forbud mod

regeringen bryder sig ikke om bosættelser de er ulovlige det siger samtlige lande

de står i vejen for en tostatsløsning

knaster der skal løses før man kan få

vi er modstandere af bosættelser og det er der

bred enighed om blandt alle partier her i folketinget

at boykotte

at man boykotter altså ikke allierede og israel er en allieret dem snakker man

solo derfor er vi

jeg tror heller ikke at det er en god måde

være i tæt dialog med israelerne på

gør også at der bliver lyttet til os begynder vi pludselig at indføre importforbud som altså er en ret hård sanktion rent diplomatisk skubber vi israel meget langt væk og sandsynligheden for at de vil lytte til os bliver derfor ikke bedre samtidig svækker vi

eu det giver sig selv at eu står væsentlig stærkere som aktør i forhold til israel hvis man taler med én stemme i forhold til

varer fra bosættelser hvis den enkelte forbruger ikke bryder sig om at

vi behøver ikke lave lave politik politik i forhold til israel og deres varer der er som sagt

og det er vi enige om og det er en hindring for en tostatsløsning men det at begynde på at boykotte varer fra bosættelser

dialogen med israel har gavnet situationen hvilke konkrete initiativer

iværksat der kan gavne og fremme en tostatsløsning via dialogen med israel jeg synes det går værre og værre

hvis ikke der er muligheder med dialogen

få øje på men det kan være jeg bliver klogere lige om lidt hvad er så mulighederne hvorfor skal der ikke handles i den her situation tænk hvis dansk retspolitik var bygget op på samme måde

være konsekvenser for folk der bryder loven dem må vi hellere gå i dialog med altså ulovligheder er vel ulovligheder og de skal vel have en konsekvens man kan sagtens have dialog samtidig med at man har en fast hånd og siger at det har nogle konsekvenser hvis ikke

går ikke ret stærkt i forhold til at få en fredsløsning som er nødvendig den amerikanske administration har annonceret at man vil komme omfattende fredsplan vi venter spændt på at det sker jeg kan også vende den om og spørge ordføreren

har vi et område hvor vi er enige om at tingene er ulovlige hvor vi er enige om at bosættelserne skal stoppes

en ren bane hvor vi faktisk kan tage nogle initiativer det kan vi ikke

en generel boykot af israel så derfor lader

derfor spørger jeg regeringen er enig i at det er ulovligt hvordan pokker skal vi handle for

længere væk fra en løsning på den her konflikt end vi er nu og for hver dag der går kommer vi længere væk med de initiativer der bliver taget nu hvordan skal vi få vendt udviklingen dialog virker

jeg mener ikke at vi når en fredsaftale

i øvrigt vil jeg opfordre enhedslisten til at komme med en fredsplan for den israelsk

et forslag om at boykotte varer som kun er

kan komme frem med en frisk plan som kan løse problemerne mellem israel og palæstina jeg vil lige tygge lidt på den

vi laver en beretning i udenrigsudvalget om hvordan vi kan få fremmet det synspunkt

at vi skal have stoppet bosættelserne og at vi skal finde de veje der kan få israel til at handle jeg håber at vi

hurtigst muligt kan tage et møde og så måske få en arbejdsgruppe til at formulere en tekst oven på v tredive og v tre og halvtreds sådan at vi konkretiserer det

er helt enig med holger k nielsen i at

der vi har et godt udgangspunkt på det her område fordi vi jo

relativt stor enighed det er sådan set kun dansk folkeparti der siger at israel kan gøre hvad der passer dem og det bakker vi op om

jeg mener at israel i øjeblikket beslaglægger større og større dele af palæstina uden at palæstinenserne kan gøre noget

bosætterne er ikke bare enkeltpersoner langt de fleste af bosættelserne over to tredjedele er statsstøttede og statssanktionerede og skattefri og får al mulig hjælp fra staten

etablere reelle byer og virksomheder og ikke kun en teltby som det var i starten eller en

samling af skure det er store moderne byer man lavere inde

tjene til livets opretholdelse fordi israelerne tager

de bedste områder og de lægger også beslag på det vand

vil drive landbrug der det vil sige

hvad dansk folkeparti siger tværtimod

er den førte politik i øjeblikket med til at udsulte den befolkning som har retten til jorden

har retten til området og

det er faktisk besættelsesmagten israel som stjæler deres muligheder for

leve et ordentligt liv det skulle

der er mere end femhundredetusind israelere der bor i de israelske bosættelser nogle har nævnt tal der er meget meget større men det

adskillige fn resolutioner fastslår at de her israelske bosættelser er ulovlige og som det er nævnt både af ministeren og

vi enige om det det er en klar overtrædelse af folkeretten fns sikkerhedsråd har krævet at israel straks standser alle bosættelser et bredt flertal i folketinget har i mange år haft en politik om at israel skal stoppe sin bosættelsespolitik men til trods for de internationale fordømmelser fortsætter israel udvidelserne og gør en

tostatsløsning umulig det her forslag

kunne være en af de mest civiliseret måder at gøre noget

nye resolutioner og udtalelser og proklamationer fra diverse talerstole halvfems procent af alle lande er enige

at det er en uacceptabel situation

vi har her i salen diskuteret gaza vi har diskuteret

israelske fængslinger af palæstinensiske børn vi har diskuteret fns rolle eus rolle vi har diskuteret bds altså boykotkampagner

israel bredt forstået som regeringen er modstandere af vi har diskuteret flygtningene vi har diskuteret jerusalems status

enstatsløsning men vi har kun i meget begrænset omfang reelt handlet jeg kunne i den grad ønske mig at eu handlede mere end de gør de har handlet en lille smule og de har også holdt lidt igen med den privilegerede adgang til det europæiske marked for israel men kun lidt det er som nogle også sagde om det her forslag symbolske handlinger der er foretaget indtil nu skal vi se hinanden i øjnene og

fuldstændig ligeglad med hvilken form det sker i bare

over at regeringen

tolker eus handelspolitik sådan at der ikke kan skelnes mellem handelspolitik og udenrigspolitik hvis det er tilfældet

at revidere min opfattelse af eus indflydelse eu skal ikke bestemme over dansk udenrigspolitik vi skal selvfølgelig i samarbejde med andre lande om udenrigspolitik men vi må

føre udenrigspolitik jeg er helt overbevist om at hvis det er rigtigt at det er ti million kroner i

så vil eu vel ikke rejse en sag af den grund det kunne jeg da ikke forestille mig især

ikke hvis vi har en dygtig udenrigsminister

det er et udenrigspolitisk initiativ for at komme til at handle jeg håber da også at det er sådan at eu ikke ville blande sig i irlands beslutninger på det her område jeg håber at irland og måske danmark og måske sverige som

på israel palæstina spørgsmålet begynder

handling bag ord for dermed også at få en forandring klokken er i hvert fald fem minutter i tolv hvad angår

for en tostatsløsning og derfor er vi nødt til

handle mere end vi gør i dag ellers er

ikke det der bliver sagt når vi formulerer os

om at lave en beretning sådan at vi kan se om der kunne være en mulighed for at formulere noget vi kunne

gerne sige tak for debatten for jeg syntes

holdningsmæssigt er et godt udgangspunkt for at handle i den her situation og det er jo

en mulighed for at vi kunne tage et trin op ad stigen sådan at vi kunne skærpe

bosættelserne men noget af det som jeg jo synes var totalt fraværende

i enhedslistens tale er jo hvordan

palæstinensernes rolle i det her

en ting er at israelerne gør noget forkert og ja det er jeg hundrede procent enig

med gentagne raketangreb igen og igen og en gang til mod

unødvendigt mange mange midler på at prøve at lave de her terrortunneller som

ind mod israel så man kan få smuglet våben

at der altså er to parter i den her sag og at der er to parter som også er medskyldige i at vi har en fastfrosset konflikt som vi har i øjeblikket eller

man kan ikke forlange af et besat folk at det er dem der skal

at hamas har magt er det min opfattelse at det er først og fremmest er israels handlinger og israels mere og mere sekteriske

som har gjort at mange palæstinensere har følt afmagt har følt desperation

ikke klandre mennesker der ligger ned at de bliver afmægtige over at der gennem halvtreds år

den danske regering og en masse andre regeringer snakker men ikke handler jeg ville også blive afmægtig enten ville jeg forlade området og finde et andet sted at leve eller også ville jeg måske

det er tilladt ifølge international lov at et besat folk gør aktiv modstand imod besætterne det var også tilladt i danmark under besættelsen af danmark

har den opfattelse hvad angår hamas og for den sags skyld også fatah at israel synes det er ganske fint at der er en splittelse blandt palæstinenserne det spiller de gevaldigt på jeg synes det er ærgerligt

er at gå efter rene civile mål med deres terrorangreb

at enhedslisten synes det er helt ok det er helt ok at uskyldige mennesker som ikke

som forældre sidder i deres

forskellige huse ude i landsbyer og får raketter ned i hovedet det er helt ok de er åbenbart skyldige bare fordi

terrorhandlinger over for en civilbefolkning det troede jeg jeg skulle gentage over for

skal gerne gentage det hver eneste gang og jeg skal overveje om ikke jeg skulle skrive det ind som en start på mine sætninger men der er forskel på en besætter og et besat område og

besat folk har ret til at bekæmpe det militær som besætter deres land til enhver tid jeg synes ikke de har ret til

hamas uanset om det er israelske sekteriske grupper eller

jeg synes at herre

kommer til at lyde meget ensidigt sekterisk som om at jeg så skal sige jamen så

kan vi jo ikke gøre noget ved tingene sådan har jeg det ikke jeg har prøvet her med en pragmatisk løsning på et område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

jeg skal hermed udsætte mødet

hvor vi genoptager

forhandlingen er åbnet og den første der

er miljø og fødevareministeren

regler om naturfredning som giver god mulighed for at passe på særligt værdifulde naturområder og landskaber og som giver offentligheden mulighed for at opleve den siden reglerne om naturfredning blev indført i den første naturfredningslov i nitten

sikret at danmark har bevaret værdifulde naturområder historiske landskaber og kulturhistoriske miljøer for eftertiden det er steder som møns klint skagens gren råbjerg mile dybbøl og mølleådalen som vi alle sammen kender og kan glæde os over de fredede områder er tilgængelige for alle danskere og for de mange tusinde turister som hvert år kommer for at opleve disse naturperler vi skal fortsat kunne rejse fredningssager i danmark vi skal fortsat have uafhængige fredningsnævn siden nitten syv og tredive har danmarks naturfredningsforening haft ret til at rejse fredningssager på lige fod med staten på lige fod med kommunerne og i nitten to og halvfems blev foreningens ret til at

fredningssager indskrevet direkte i loven at rejse en fredningssag betyder i virkeligheden at foreslå en fredning af et bestemt område

fredningsnævnet som endeligt afgør om en fredning

gennemføres jeg er helt sikker på at der igennem historien er eksempler på at der er rejst fredningssager som ikke burde være rejst og jeg er lige så sikker på at der er rejst fredningssager som betyder at den danske befolkning i dag og i fremtiden har adgang til at nyde noget af den fineste natur danmark overhovedet kan byde på kommunerne

og miljø og fødevareministeriet har i mere end tyve år haft et samarbejde om en handlingsplan for fredninger planen sikrer at de tre parter trækker i samme retning så fredninger foreslås hvor de gør størst nytte og hvor de udretter noget som ellers ikke eller kun vanskeligt kunne opnås jeg mener handlingsplanen er et nyttigt redskab

godt grundlag for samarbejde og dialog mellem sagsrejsere om fredning og om prioritering af fredningsarbejdet dansk folkeparti foreslår

skal kunne rejse fredningssager i samarbejde med en kommune eller med staten

til at foreslå fredninger er efter min mening netop udtryk for en demokratisk proces hvor forslaget ikke kun initieres af myndighederne jeg synes det er rigtig fint i tråd med den danske foreningstradition

naturfredningsforening har retten til at rejse en fredningssag

sidste ende derfor støtter regeringen ikke beslutningsforslaget om at indskrænke

naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager i danmark et af punkterne i dansk folkepartis beslutningsforslag er et ønske om en tidligere orientering af lodsejeren hvis der bliver rejst en fredningssag på deres ejendom jeg synes det er vigtigt at holde sig for øje hvad et forslag som det vi drøfter her i dag

kommer jo ikke bare sådan ud af den blå luft det kommer fordi der er mange mennesker som føler sig trådt over tæerne

naturfredningsforenings særlige privilegier mennesker som pludselig konstaterer at der er rejst en fredningssag på deres ejendom uden at de overhovedet er blevet hørt når fredningsnævnet offentliggør det rejste fredningsforslag og sender det til de berørte lodsejere bliver lodsejerne i udgangspunktet bundet af forslaget indtil sagen er afsluttet jeg mener derfor at lodsejerne skal informeres så tidligt som overhovedet muligt og gerne tidligere end i dag det vil sige før forslaget binder

altså også et særligt ansvar og det skal man være sig bevidst jeg tror på at en styrkelse af dialogen mellem parterne er afgørende i disse sager vi skal passe på naturen og vi skal behandle folk ordentligt og med respekt og heldigvis

bør vi kunne finde en måde hvorpå begge disse ting lader sig gøre på en og samme tid så selv om regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget om at indskrænke danmarks naturfredningsforenings ret

det regeringens opfattelse at lodsejerne skal orienteres tidligt

det vil være stærkt hensigtsmæssigt med en dialog direkte mellem parterne hvis lodsejeren bliver tidligere involveret og dermed tidligere kan indgå i dialog om fredning tror jeg også at det giver en forbedret retssikkerhed

vil slutte af med at understrege at hvis ikke danmarks naturfredningsforening selv sørger for at lodsejerne

er regeringen klar til at se på en lovændring

regeringen ikke støtter forslaget det er nok det beslutningsforslag jeg nogensinde

og i længst tid inden vi overhovedet har førstebehandlet det men uagtet det

jo regeringens holdning jeg har så et spørgsmål for jeg vil gerne vide hvad

ministeren mener om den private ejendomsret og jeg vil gerne vide hvad

det er ud fra den betragtning at når en grundejer får en besked om at nu er der rejst en fredningssag så fratager det faktisk grundejeren en hel masse

rettigheder i forhold til et stykke jord som man i øvrigt har bevaret på en så

at danmarks naturfredningsforening mener at det skal fredes så derfor vil jeg gerne vide hvad ministeren forstår ved så tidligt som muligt

en stor fan af jeg synes den private ejendomsret er fundamentet for utrolig mange friheder vi har i danmark vi har også et almenvel og vi har nogle nogle fælles goder

ligger på på privat jord og altså er omfattet af den private ejendomsret den private ejendomsret udspringer jo af hele det her med at

enhver skal have ret til at udfolde sig på en måde som som vedkommende nu lyster så længe man ikke derved begrænser andres ret

der er er balancen her altså balancen mellem at

et gode men at man altså begrænser andres rettigheder i samfundet ved at behandle det på en måde som er uhensigtsmæssig

muligheden for at frede natur

det her med hvornår er så tidligt som muligt jamen det er jo som som udtrykket indikerer så tidligt som overhovedet muligt

at de ejere af en eller anden skov det kan være et lille stykke skov eller et stort stykke skov

ønsker fredet jo netop har passet rigtig godt på det her og bestemt ikke behandlet det uhensigtsmæssigt men tværtimod

og så er det måske en lille smule underligt synes jeg at ministeren på den ene side siger at han respekterer den private ejendomsret men på den anden side

at alle skal have adgang til det så længe det er noget der er

det er sådan jeg forstår ministerens svar

når vi har noget som er værd at beskytte så mener jeg at vi skal beskytte det når vi har noget

natur som er unikt så skal vi beskytte det det er derfor at man har muligheden for at rejse de her fredningssager og det spørgsmål som fru pia adelsteen rejser her går jo i virkeligheden på

være muligt at frede noget og ikke så meget på hvem der har muligheden for at rejse en fredningssag jeg synes det skal være muligt at frede noget og jeg synes også de tre parter som har muligheden for at rejse sagerne i dag skal være dem der har det men

har fru pia adelsteen talt med og dem har jeg talt med og dem synes jeg vi skal behandle væsentlig bedre

danmarks naturfredningsforening

et angreb på at beskytte naturen

ministeren ser det her beslutningsforslag som altså en ting er at man vil bevare reglerne som de er men hvis det her bliver gennemført hvor alvorligt et angreb på naturen mener ministeren så

mig for mildt blidt og rundt altså jeg mener jo sådan set det jeg sagde og jeg synes egentlig også

at jeg synes det er klogt og synes det er nødvendigt for beskyttelsen af den danske natur at de tre parter som i dag har muligheden for at rejse fredningssager

nogle af de skønne naturområder vi har i dag ville vi slet ikke vide at vi var gået glip af hvis ikke de fredningssager var blevet rejst

derfor jeg synes det er er vigtigt at fastholde den her rettighed jeg synes det er en god rettighed at hæve og jeg synes også det er fint i tråd med den danske foreningstradition at vi organiserer os i de fællesskaber hvor vores interesser kan blive hørt

med særlige privilegier følger følger et særligt ansvar og det skal man være sig bevidst også når man er

naturfredningsforening og det tror jeg man

at der i og med at regeringen er sammensat af flere partier

fra ministerens side mener det er at dn har den her fredningsmulighed

dn gør det godt nok med dialogen så er man klar til at lovgive kan ministeren ikke uddybe det altså hvad vil det sige hvor hurtigt skal man levere på det

alligevel har den her trussel med til sidst om at man er parat til at lovgive

også godt se at det her udspringer af noget

at der måske er nogle mennesker som ikke er blevet helt rimelig behandlet og det har de også et ønske om at

fremadrettet så jeg har en til vished grænsende mistanke om at

naturfredningsforening vil sørge for den her inddragelse og så er det mere ment som et pædagogisk virkemiddel at hvis ikke man selv kan finde ud af det så er jeg helt sikker på at vi herinde har en interesse i at behandle mennesker ordentligt således at vi kan enes om

ministeren også kender situationen hvor man

et lovforslag eller et politisk udspil og hvis man

situation ville være presset til helt fra starten at sige at nu tænker vi at gøre sådan her uden overhovedet at have det beskrevet endnu

meget svært at definere hvornår tidligt er tidligt nok og at hvis det er for tidligt

man jo simpelt hen inde i i noget hvor man ikke ved hvad man taler om endnu fordi det tager lang tid at udvikle et

som kunne fredes

hvor der er noget der er blevet passet så godt på

søreme bevare for eftertiden og det har givet anledning til konflikt nogle steder

er et godt sted at starte at parterne taler sammen at man altså udtrykker bekymring om hvad det

man fra fra lokale myndigheders side fra vejle kommunes side sådan set

glimrende og udmærket og det mener man egentlig ikke at nogen har

er det herre christian polls og hvis der er nogle der skal orienteres om andres planer og intentioner med det

herre christian poll og det skal ske i en ruf

det synes jeg er rimeligt nok så selvfølgelig

skal vi sikre den her rettighed jeg synes det er en vigtig rettighed det lagde jeg også vægt på men jeg synes også at der hører den anstændighed med at man behandler folk

ikke lige kan bekræfte at der

er faste processer med meget åben høring og dialog når først

fremlagt og at de processer jo giver lodsejer mulighed både for at at intervenere i det videre forløb og

en åben demokratisk proces når først forslaget ligger og at det jo kan være svært

før det ligesom er beskrevet hvad forslaget går ud på så så på den måde synes jeg jo at systemet er fint indrettet

fuldstændig af ingenting det kommer fordi nogle mennesker har følt sig trådt over tæerne det kommer fordi nogle mennesker først er blevet orienteret om at der er rejst fredningssag på på deres ejendom når sagen er rejst

uden at blive hørt og føler sig kørt over og jeg synes ikke det er rimeligt at man skal føle sig kørt over når man står på sin egen

der en masse demokratiske og juridiske processer lagt ind efterfølgende men der kan det risikere at at være lidt sent i processen og jeg synes at man som

et stykke jord har krav på at blive hørt

for min tid på utrolig mange områder men den tiende april var jeg dog ikke blevet minister endnu det blev jeg først den

naturfredningsforening selv initierer det her med at involvere folk så tidligt som overhovedet muligt jeg vil være ked af hvis man først gør det når der er rejst

en fredningssag det var sådan den den måde

jeg opfattede det på jeg synes at man skylder de mennesker at involvere dem så tidligt som muligt

med særlige privilegier følger også et særligt ansvar

jeg synes at de privilegier er gode og nødvendige at have hos en forening som

man skal leve op til det ansvar det synes jeg der er mange eksempler på

er

var statsminister på det tidspunkt da man fik rettighederne

det er en rettighed man har haft siden og så er den blevet blevet kodificeret noget mere

hvor man altså har fået en lovhjemmel

rigtigt at det er et særsyn at en forening på den måde har en rettighed jeg synes at det er en god måde at forvalte

det er godt i tråd med den danske foreningstradition at vi samles om vores holdninger vi gør det herinde

i politiske partier og så er vi medlem af en badmintonklub eller noget andet ved siden af og mange mennesker med en særlig interesse for naturen og for fredning af vigtige naturområder er medlemmer af

det har man altså bestemt for mange år siden

skal give de her særlige privilegier det synes jeg er en god ting men med særlige privilegier

er en rettighed som har været der siden nitten syv og tredive jeg mener at det er

en fornuftig rettighed at have og jeg mener ikke at man deraf kan udlede at alle mulige andre foreninger skal

have tilsvarende indsigelsesret på deres område i tilfældet med

en af deltagerne i

hvordan man fastsætter jagttider og så videre så der modtager jeg en rådgivning nogle gange lytter

lytter altid til den nogle gange følger

men altså der har man forskellige niveauer at engagere sig på og at

naturfredningsforening har mulighed for at rejse fredningssager i

at taste mig ind for det kunne jo lyde som om danmarks naturfredningsforening bestemmer om noget skal være fredet

jeg bare gerne have ministeren til at bekræfte

de her fredninger men at det er en uafhængig

svaret ordentligt på et spørgsmål så at få stillet et supplerende spørgsmål kan ministeren bekræfte følgende og så kan man bare gentage hvad fru

trine torp ellers har sagt det er nemlig helt rigtigt det er sådan at man kan rejse fredningssager således som jeg også sagde det i min

naturfredningsforening som afgør om en fredning skal

vi går over i ordførerrækken og den første ordfører er fru lea wermelin

med til at give danmarks naturfredningsforening

den fredningsret som vi debatterer i dag i socialdemokratiet er vi stolte af det naturmæssige fremskridt som den fredningsret har været med til at føre til dn har været med til at rejse fredningssager for dele af vores allermest værdifulde og skønne natur og

noget som for eksempel skagens gren mols bjerge eller møns klint

på tur med dn i søndags de har arrangeret de her forskellige ture rundt i landet hvor man kan komme ud

og det er vigtigt at vi har dn som hverken har økonomiske eller andre interesser bundet op

på dem ud fra et naturmæssigt

haft den her kampagne hvor man kunne gå ind og

hvis man ikke syntes at det her forslag skulle gennemføres og det er der altså mere end tredivetusind danskere der har gjort og det er vi sådan set enige med dem i vi kan se at naturen er presset forskere kalder tilbagegangen i dyre og plantearter for den sjette massedød det bliver vi altså nødt til at tage alvorligt ikke ved at svække naturbeskyttelsen men ved at styrke den

udvide det til andre organisationer

det her og det er jo ikke så mærkeligt når de har haft retten siden nitten syv og tredive men altså også organisationer som landbrug og fødevarer og dansk skovforening har jeg noteret mig tager positivt imod det som vi diskuterede lige

at dn har rakt hånden ud og har

sikre så de efterlyser ikke ny lovgivning og derfor

sikre og som dn har været en aktiv medspiller i så

støtter ikke forslaget vi ønsker i stedet en stærk indsats for biodiversiteten og naturen i

forslag det rammer jo lige ind i en meget

allerførst vil jeg dog også gerne fastslå som venstres

at vi i venstre naturligvis står bag alle de gode fredninger der er foretaget igennem årene og som fynbo

også på en af vores meget unikke naturperler svanninge bakker

og andre tilsvarende helt

fornuftige fredninger som er foretaget rundtomkring i landet igennem årene vores naturperler skal vi naturligvis passe godt på og vi vil gerne færdes i dem og nyde dem som for eksempel i svanninge bakker og gå en tur i dem på de stier der også er til det ligesom der

har været afholdt mange og store folkelige arrangementer igennem årene i helt fantastiske omgivelser det skal vi passe på ingen som helst tvivl om

danmarks naturfredningsforening har og den ret skal forvaltes med forsigtighed og saglighed der er ikke mange foreninger hvis nogen som har så vidtgående rettigheder som det er tilfældet med danmarks naturfredningsforening

nogle gange i de senere år har foreslået efter min opfattelse unødvendige fredninger

foreslår fredning af skov med videre som skov og lodsejerne selv i forvejen passer rigtig godt på og

passe på skov og naturværdier også

det er uheldigt når danmarks naturfredningsforening foreslår fredninger sådanne steder

jeg håber at danmarks naturfredningsforening vil tage debatten her om fredninger seriøst og alvorligt og fremover tænke sig ekstra grundigt om når man overvejer at foreslå nye fredninger og noget kunne

den debat der har været indtil nu at de lytter til det i venstre har vi samlet gjort regnebrættet

i venstre jeg jeg har i hvert fald hørt fra venstrefolk

det er et godt forslag men men sådan er det nu nogle gange men men

det synes jeg bare jeg vil kommentere og sige at det gør vi selvfølgelig også i dansk folkeparti når jeg siger det

at der kan være små lodsejere som føler sig meget klemte

derfor står i en situation hvor man kan sige at de er nødt til at bruge penge på advokater eller andet til at hjælpe dem i forhold til

og som venstres ordfører kan jeg klart sige at vi

dansk folkepartis forslag som som et anslag et angreb mod naturen som jeg startede med at sige

godt at få det rejst så vi kan få debatteret de her ting og så vi også kan få de problematiske situationer

som et lyn fra en klar himmel

må alliere sig med eksperter og får udgifter af

ordførertale

et par skovområder hvor det efter min opfattelse var helt unødvendigt at komme og foreslå en fredning fordi de lodsejere skovejere i

sager som dem jo gøre plusser og minusser op

gang når de har andre ting på på dagsordenen

involveret og det har selvfølgelig noget at gøre med de økonomiske konsekvenser der kan være ved en fredningssag hvor man kan sige at danmarks naturfredningsforening

jeg har i hvert fald hørt fra tidligere venstremiljøministre at det nogle gange godt kan være rigtig svært at lave budgetter i forhold til fredningssager fordi der bliver stillet krav om stier og så videre der vil

så så stikker det nemt af og det var måske

fra mit synspunkt var ved at ske i danmarks naturfredningsforening går ud og foreslår nogle fredninger som jeg i hvert fald personligt synes

og derfor markerede jeg

i ordførertalen og den debat vi også har med hinanden her så det håber jeg også kan gøre indtryk i

ordføreren sagde at vi ville bygge på kysterne mig bekendt

det der i sin tid blev foreslået startede faktisk under

minister kirsten brosbøl med femten projekter vi udvidede det til femogtyvende men selvfølgelig ville vi lave costa del vestkysten i

ordføreren siger at hvis vi fjerner danmarks naturfredningsforenings

vil det føre til færre sager men det er jo en påstand

påstand hvorfor vil det føre til færre sager er der så ikke nær så meget natur man kan overbevise de folkevalgte i

eller herinde i folketinget om skal fredes

er det fordi man ikke har argumenter der er gode nok fra danmarks naturfredningsforening for det er jo en påstand

når man så gerne i enhedslisten vil have natur der er fri og vild hvordan kan det så være man sagde nej til blå bloks forslag om at lave tyve procent urørt skov tilbage under en røde regering der sagde man nej fra enhedslistens side

i debat med med præsidenten for danmarks naturfredningsforening at der vil komme færre fredningsforslag men det er jo en påstand og den indikerer indirekte at alle lokalt valgte politikere og alle politikere herinde i folketinget er fuldstændig ligeglade med naturen er fuldstændig ligeglade med at få fredet nogle ting som er unikke

man siger og jeg undrer mig bare over sådan

til dansk folkeparti for at fremsætte beslutningsforslaget her om at at demokratisere

i danmark for jeg er nemlig helt enig med dansk folkeparti i at tiden er løbet fra at der er behov for en privat organisation med ret

fredningsforslag i danmark monopoler

fuldt ud at behovet formentlig kan have været til stede på et tidspunkt

vi har i dag i modsætning til i nitten syv og tredive hvor den her ret blev vedtaget et meget veludviklet lokalt demokrati hvor alle dele af befolkningen er repræsenteret i kommunalbestyrelserne rundtomkring i landet og hvor en borgergruppe naturfredningsorganisation eller andre via deres lokale politikere jo sagtens vil kunne fremsætte sådanne fredningsforslag og på fuld demokratisk vis få dem behandlet af de dertil valgte politikere inden de fremsættes fra fredningsnævnet oven i det har vi jo så i dag naturbeskyttelsesloven eus natura to tusind områder planloven

planprocesser offentlige høringer ad flere omgange indsigelsesmuligheder

og så videre og så videre

syv og tredive vel hvad jeg vil kalde sognerådenes storhedstid hvor borgerinddragelse nok

det overhovedet bliver lovpligtigt for sognekommunerne at udarbejde en egentlig kommuneplan hvis ikke vi igennem mere end

firs år havde haft den for mig at se højst ejendommelige konstellation at en mere eller mindre tilfældig privat organisation

har sådan en ret så ville det næppe være noget

der for de fleste danskere i dag ville falde helt naturligt

så sige at paradoksalt nok har indførelsen af den her monopollignende ret til danmarks naturfredningsforening i sin tid helt sikkert afspejlet en en efter datidens forhold demokratisering mens den samme ret i dag som en reminiscens af fortiden jo faktisk afspejler præcis det modsatte så jeg er helt enig med dansk folkeparti i behovet for en demokratisering af forholdene vedrørende naturfredning i danmark og

lade statens arealer overgå til fri og vild natur det tror jeg nemlig lige præcis at der ville være et demokratisk flertal for hvis vi spurgte befolkningen frem for at have den produktion af tømmer der sker i dag i statsskovene hvor staten optræder som kommerciel aktør i konkurrence med private

for at driften af statens lysåbne arealer og lysåbne natur optimeres efter maksimal landbrugsstøtte det er grundlæggende en uskik når staten indtager den rolle men tilbage til beslutningsforslaget som desværre også indeholder et element

handler om at udvide kredsen af organisationer der kan rejse nye fredningssager således at også andre grønne organisationer

det mener jeg så er et

privat organisation i to tusind og nitten bør have den eksklusive monopollignende ret heller ikke selv om det så er sammen med en offentlig myndighed derfor ønsker jeg heller ikke at lukke flere organisationer

ønsker den mulighed ind i en for mig at se grundlæggende forældet og utidssvarende ordning for selv

på lange stræk i dag har en fornuftig minister på området og en regering med fat i den lange ende af rebet

en ordning kan ændre sig

jeg slet ikke tænke på nej så foretrækker jeg faktisk at vi bevarer ordningen som den er i dag det har vi trods alt levet med i firs år

naturfredningsforening lover nu så også forbedringer i deres praksis og mere åben og konstruktiv dialog

beslutningsforslaget har med andre ord allerede haft en positiv og demokratiserende effekt så igen mange tak til dansk folkeparti men liberal alliance kan altså desværre samlet set ikke støtte beslutningsforslaget

støtte forslaget for det lød unægtelig som om

at man vil udvide kredsen af private såkaldte grønne organisationer der skal have den her ret og det er vi grundlæggende uenige i som jeg også beskrev

det er nogen sådan særlig stor hemmelighed faktisk vil

det nærmest er offentligt kendt at liberal alliance

danmarks naturfredningsforening skal have nøjagtig de samme rettigheder som alle andre grønne organisationer hvad angår fredninger og det vil

kan man jo altid diskutere om folk ved

er jo at man ikke synes at danmarks naturfredningsforening skal have den her ret og at det skal andre organisationer så heller ikke de

på den røde knap for det lyder trods alt som om

ordføreren er mere enig med dansk folkeparti end

en lille smule kringlet og kryptisk det skal jeg ikke kunne sige jeg synes selv det

det der jo ligesom er humlen i det og som man også

men men det kan udelukkes at det sker og hvordan vil den her ret så udvikle sig

spørge hvis nu dansk folkeparti stiller et ændringsforslag til

fratager alle organisationer retten til at

formuleringen af fru pia adelsteens ændringsforslag

vi har brug for meget mere vild natur i danmark og et af de redskaber vi har til

og et værktøj vi har haft siden nitten syv og tredive som det også er nævnt flere gange i debatten og dengang blev danmarks naturfredningsforening givet den her særlige mulighed for at

liberal alliances ordfører nævnte i sin tale

en demokratisk forening og en almennyttig forening det vil sige en forening som arbejder

opfatter danmarks naturfredningsforenings

at man giver borgerne

den her her forening af borgere som hed danmarks naturfredningsforening og som siden dengang har været en forening af borgere alle borgere der har interesse for natur kan melde sig ind og deltage i det her arbejde og derfor synes jeg

er en fin konstellation den underbygger det demokrati som jeg er en stor

ægte borgerinddragelse og så endda på den seriøse måde fordi danmarks naturfredningsforening jo så samtidig har udviklet sig til danmarks største miljøorganisation med

med for eksempel forslag til en fredning så er der rigtig mange danskere i ryggen

at en af de ting som ligger i det forslag vi drøfter her

et ønske om at lodsejere bliver informeret

allerede nu når man beslutter at rejse en fredning og det synes jeg jo er et fint skridt

det imødekommer noget af det som

have retten til at rejse fredninger og der vil jeg sige tja det kunne man vel godt gøre jeg tror nu ikke det vil gøre nogen forskel det vigtige her er

på en måde så man sikrer at det er

tale om en samling af borgere som kan rejse fredninger for det

jo arbejdet nærmere fordi jeg har været ansat i organisationen og jeg ved at det er

derfor tror jeg at selv om man gav flere organisationer

der ikke andre der i første omgang ville tage bolden op fordi det kræver simpelt hen en dyb kompetence

at kunne rejse en fredningssag det er typisk et arbejde hvor man går dybt ind både i historik

man går ud og ser på

området man forholder sig til en masse detaljer og man

men i princippet har jeg da ikke noget imod

almennyttige foreninger gives samme mulighed

er vi i alternativet imod det her

vil ordføreren så måske prøve

at give sit bud på om danmarks naturfredningsforening er en

kan være medlem det vil sige kombinationen af den folkelige opbakning og at der arbejdes efter et formål som handler om at beskytte naturen hvis andre foreninger har

ser jeg ikke noget problem så vil det sikkert være en

på den måde at danmarks naturfredningsforening har oparbejdet en kæmpe erfaring med at at beskrive de her sager og det vil tage mange år for andre organisationer

lære det håndværk som det er at rejse en fredning så lige nu og her og de første mange år vil der nok ikke være nogen der vil være lige så gode til det men i princippet

sin tid har danmarks naturfredningsforening måske været en hvad jeg vil kalde mere eller mindre tilfældig

dengang var det nok nærmest den den eneste der var og man gav på den her

måde mulighed for at borgerne kunne rejse fredninger når de gik sammen i et fællesskab som som det

er en speciel forening fordi den har mange medlemmer

men jeg har da set sager hvor lokale

folk fra danmarks naturfredningsforening har været imod fredningssager der er rejst

kunne egentlig godt tænke mig at høre ordførerens

godt tænke mig at høre om ordføreren kender andre organisationer

det behøver ikke være grønne organisationer men andre private organisationer som har en eller anden form for lovhjemlet ret til at starte nogle sager herinde eller i landet og som man skal forholde sig til

jo sådan set skønheden i demokratiet

danmarks naturfredningsforening har også sit eget medlemsdemokrati

det er jo netop skønheden ved demokratiet at man kan være uenige

demokrati og så kan man alligevel i sidste ende

det flertallet ønsker nemlig for eksempel at rejse en fredningssag så det er i mine øjne bare en

ikke nogen foreninger som ikke har en bestyrelse som er demokratisk valgt som har nogle vedtægter som

og så er alle foreninger vel ligesom danmarks naturfredningsforening

da tilslutte mig at enhver almennyttig forening med et formål der handler om at beskytte

kunne få den her ret til at rejse en

fordi der skal stor kompetence til den har dn udnyttet

stor folkelig opbakning til det er heller ikke alle foreninger

fra fru ida auken der normalt er vores ordfører på

det her område hun er i davos til world economic forum og derfor har jeg fået æren af

vegne af radikale venstre vi synes det er en

god dansk værdi at vi har et land der går forrest med grøn omstilling

drikke vores drikkevand vi går også forrest ved at lade vores egne borgere

frede natur det er jo så danmarks naturfredningsforening der sammen med

nitten syv og tredive og foreningen danmarks naturfredningsforening er jo stiftet netop for at

hele formålet med den forening

god dansk kulturel ting at vores egne borgere kan være med til at engagere sig i naturspørgsmål og være med til at rejse en fredningssag det er jo ikke danmarks naturfredningsforening der beslutter om et stykke natur skal fredes de kan indstille det og så er det en uafhængig instans der beslutter om et stykke natur skal fredes og under hvilke forhold i forhold til lodsejerne det synes vi er en god mekanisme det har virket ser man historisk på det er det jo naturperler og sådan kendte danske steder som for eksempel grenen i skagen der er blevet fredet netop fordi naturfredningsforeningen har rejst

vi ser ingen grund til at lave det om vi synes det er fornuftigt som også ministeren var inde på

lodsejerne kan blive inddraget og informeret det synes vi er god logik der synes vi også

har en forpligtelse når nu de har fået den her mulighed men vi ser ingen grund til at det her med at rejse sager skal lægges over til at det skal være en kommunalbestyrelse der skal sige ja eller nej til om sagen bliver rejst vi synes det er fremragende vi synes det er demokratisk vi synes det er borgerinddragende og en dansk værdi at borgerne selv kan gøre det via en forening så vi siger pænt nej tak

af de lokale politikere der er valgt ude i byrådene

rage dem mindre jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det pænt

herinde i folketingssalen hvis nu en kommunalbestyrelse sagde nej vi ønsker ikke at frede de her helleristninger det kan i godt glemme vi vil bygge parcelhuse så kommer

hvad synes i og så er der heller ikke nogen herinde der interesserer sig for noget som helst der hedder natur

folkeparti ønsker at fjerne fredninger det har vi slet ikke snakket om det er ikke fordi vi ønsker

unikke ret er forældet

vil jeg gerne kende radikales holdning

der vil hjælpe mig og hele partiet med at få et godt valg

fald ikke stå og sige at der ikke er nogen radikale byrådsmedlemmer rundtomkring der kæmper for natur for

også fra mange andre partier inklusive dansk folkeparti men det ene udelukker jo ikke det andet i dag er det syv ud af ti fredningssager der bliver rejst at danmarks naturfredningsforening og de tre ud af ti andre bliver jo så rejst af blandt andet kommunalbestyrelser så det ene udelukker ikke det andet men vi synes det er en god idé og vi synes det er demokratisk i modsætning til fru pia adelsteen at borgerne selv uden at det skal igennem en kommunalbestyrelse eller noget andet kan rejse en fredningssag via en forening de har dannet til det her formål så vi skal have begge dele fru pia adelsteen

der er andre private foreninger der også skal have nogle rettigheder

mange kører jo på argumentationen om at danmarks naturfredningsforening er en forening med rigtig mange medlemmer ethundrede og tredivetusind medlemmer men danmarks jægerforbund har

skal de ikke også have en unik ret til at rejse nogle specielle sager

om om der kunne være nogle foreninger der skulle have den samme ret har vi ikke taget stilling til det kan godt være mig bekendt er der ikke nogen foreninger der har bedt om det

danmarks jægerforbund som jeg har mødtes med et par gange har rigtig meget arbejde i gang om alt muligt andet så jeg tror ikke de

interesse i at skulle til også at rejse fredningssager

jeg får alligevel også lyst til at sige i dag at der i hvert fald er ét parti jeg er glad for sidder i regering lige nu

at grunden til at regeringens indstilling til den

er som den er i høj grad

være enig i det selv om der muligvis er er forskellige holdninger i venstre naturen har jo alene værdi i sig selv men den har også

for os mennesker jeg bor selv i halsnæs oppe i nordsjælland hvor jeg især nyder den natur

omgiver os de mange naturtyper det mangfoldige dyre og planteliv og tilgængeligheden til naturen for børn og voksne men det kommer ikke

af sig selv man kan nemt komme til at

det som en selvfølge og glemme at naturbeskyttelse netop ikke er noget der kommer af sig selv og man er i det daglige måske ikke bevidst om at naturen er under pres at arterne forsvinder og at diversiteten bliver mindre

er så egentlig formålet med fredninger det kan jo nærmest komme til

de udelukkende er til at for genere og sætte begrænsninger op men fredningerne er der jo for at beskytte forbedre og genskabe naturværdier værdier som er under pres fordi der er kamp om kvadratmeterne og mange interesser på spil hvis ikke der i den kamp er nogen som udelukkende udelukkende varetager naturens interesser vil alle andre interesser dominere kommuner staten og danmarks naturfredningsforening kan rejse fredningssagerne i

og det sikrer at der er en saglig begrundelse i forhold til

som har en uafhængig dommer for bordenden sammen med kommune og stat det har eksisteret siden nitten syv og tredive hvor stauning gav foreningen ret til at rejse det vil sige foreslå

det var hans idé at tilgodese naturen og almenvældet ved

kommuner kommuner og lodsejere ikke skulle have vetoret i forhold til fredninger af dansk natur og det har givet os fantastiske naturområder skagens gren møns klint mols bjerge råbjerg mile og

selv har rundt om mig hvor jeg bor

jo bare for at nævne nogle af de tusinder af fredninger som er gennemført og som naturen og vi mennesker nu nyder godt af fredninger der er er blevet rejst af danmarks naturfredningsforening uden umiddelbart at have den store opbakning fra myndighederne

værdifuld natur som vi i dag er så begejstret over at det ovenikøbet er kommet med i en naturkanon danmarks naturfredningsforening er en entydig stemme for naturen de har over firs års erfaring med fredninger som ingen andre har

fem hundrede frivillige og lokalafdelinger overalt i landet

men af et princip om at naturen er vores fælles eje det er blevet nævnt før at syv ud af ti

fredningssager rejses af danmarks naturfredningsforening og fem og firs procent af dem får opbakning i nævnet og danmarks naturfredningsforening er den største organisation på det grønne område i danmark og repræsenterer rigtig mange mennesker som ønsker at beskytte vores natur i sf

vi ikke støtte forslaget om at fratage danmarks naturfredningsforening retten til selvstændigt at foreslå fredninger

og danmark har i forvejen bundrekord i fredet natur

fra de blå partier der meldte ud nemlig så snart beslutningsforslaget var kendt på

twitter og på facebook at det kunne man under ingen omstændigheder støtte sådan

ind for den private ejendomsret

fredninger det er den ene ting

jeg gerne høre ordføreren om ordføreren kan fortælle noget om hvor tidligt tidligt skal være og hvis såfremt ifald det ikke

selv om danmarks naturfredningsforening har sagt

konservative så indstillet på at gøre noget

min familie har i generationer været de lykkelige ejere af de mange landbrug i vejle ådal et af privilegierne ved at bo her er den skønne natur der omgiver os natur som vi gør alt for at passe på og værne om sammen med alle vores naboer og offentlige myndigheder blandt andet vejle kommune har vi gennem mange år ved fælles arbejde investering af penge og masser af tid samt donation af arealer til det offentlige skabt en smuk sund og brugbar natur til glæde for både dyr vegetation og mennesker

det indeholder et færdigt forslag om fredning af vores arealer i vejle ådal det var en overraskelse som vi ikke havde set komme

indskrænkning af hvordan vi skal passe vedligeholde og udvikle vores marker skove og private boliger undres vi

bag vor ryg rejse fredningsforslag og true os på vores levebrød og eksistens

det er sådan mange opfatter fredningsforslag og det er jo netop derfor vi har

er det her jo ikke kommet ud af den blå luft det er fordi der er mennesker ude i danmark som oplever at på trods af at de har passet på naturen

danmarks naturfredningsforening synes den er unik

at kontrollere deres egen ejendom

bare sige vi synes tiden er løbet fra

og vi mener rent faktisk ikke at de har forvaltet den på en særlig god måde i betragtning af at private lodsejere kan opleve det her

er et angreb på naturen

dansk folkeparti en og fyrre demonstrationer

demonstrationer med overskriften vær med til at forsvare naturen fredninger i fare

skal jeg simpelt hen have læst

ikke et angreb på naturen og jeg synes faktisk de her overskrifter er decideret misvisende det skal folketingets partier og andre partier jo selvfølgelig ikke svare på men det burde danmarks naturfredningsforening svare på jeg synes ikke det er i orden

sige at det her udspringer af noget det udspringer ikke af ingenting vi har ikke siddet i dansk folkeparti og tænkt at nu skal vi genere danmarks naturfredningsforening mest muligt

mennesker der bor og lever og passer på vores natur i danmark og som føler sig så generet og det er ikke rimeligt

der sidder tre mennesker der sidder en dommer så sidder der en der er udpeget fra kommunen om vedkommende er

ikke kunne sige og så sidder en er udpeget af miljøstyrelsen om vedkommende er medlem af danmarks naturfredningsforening skal

og man er i øvrigt heller ikke inhabil selv om man er det

ansat for danmarks naturfredningsforening og som ganske givet har været en glimrende ansat det er jeg slet ikke i tvivl om

jeg være en lille smule bekymret for at kalde det et neutralt nævn hvis herre christian poll var blevet udpeget til at sidde og

neutralt at det hele kører efter bogen og

havde vi ikke sådan nogle avisartikler og så havde vi ikke folk ude i danmark der sagde

lodsejerne skal informeres tidligere de vil meget gerne have dialog og ligesom ministeren har holdt møde med præsidenten for danmarks naturfredningsforening

har jeg også holdt møder med maria reumert gjerding

som for mig at se også indikerer at man måske godt nok også kigger lidt indad om ikke andet

har vi vundet så meget i forhold til diskussionen at det altså ikke gør noget at man en gang imellem ser på sine egne procedurer sine egne måder

håndtere tingene på for når man som en privat forening har en lovhjemlet ret en lovhjemlet ret så har man altså også et ansvar for at håndtere en lovhjemlet ret

noget der går ud over folk der har en herregård eller et eller andet men det behøver det slet slet ikke at være og det synes jeg bare vi skal være åbne over for

halvfjerds lodsejere

betyder jo altså at det ikke er en kæmpe skov de hver især

ejer kommunen er blandt andet også medejer

som der ligger i forslaget de har nemlig henvendt sig til kommunen og sagt skal

det har kommunen sagt ja til eller et flertal

den demokratiske proces som vi savner i dansk folkeparti vi har nemlig folk der skal stå til ansvar for økonomien over for deres borgere i kommunen der siger at

skal finde pengene til den her

som er medvirkende til at lave den og det

ikke gå igennem alle ordførertalerne vi vidste jo allerede inden vi stod her i dag

alle ville sige nej til forslaget det må jeg indrømme som jeg

mit første spørgsmål til ministeren jeg har da aldrig oplevet så meget opmærksomhed ved et beslutningsforslag

vi har ramt en nerve og jeg synes det

nogle der har lyttet specielt fra danmarks naturfredningsforening og jeg er rigtig glad for at ministeren og flere andre partier i den borgerlige lejr siger prøv nu at høre vi holder altså lidt øje med hvad det er i

foretager jer for ellers laver vi noget andet

men tak for

salen tak for den modtagelse som

de bliver meget bekymrede for naturen som ordføreren jo

til rigtig mange fredningssager og kommunerne

reel sandsynlighed for at der ikke vil

blive rejst det samme antal fredningssager som vi ser i dag det ikke nødvendigvis fordi der er uvilje hos de lokalt valgte politikere det

lovhjemlede ret vil der ikke blive rejst nær så mange naturfredningssager

jeg mener rent faktisk at man så på samme tid siger jamen

kan vi jo med det samme se at nej det er vi ikke

de interesser som man går ind i det med

er selvfølgelig stor men jeg er da overbevist om at en kommune godt kan finde ud af det det er jo derfor at vores forslag går på at kommunen eller

kan det være at vi skal lave de regler om

er kan være forskellige interesser som gør at man ikke synes at fredningen skal foretages der er kommuner der hellere vil bygge parcelhuse end at have en fredning det er derfor vores forslag går på at det skal være

neutralt eller en uafhængig størrelse

naturfredningsforening er en almennyttig forening og at der jo ikke er en egentlig økonomisk interesse i at få en fredningssag

alle de medlemmer foreningen har der er jo ikke nogen medlemmer der får en økonomisk fordel af en fredning

jeg vil spørge ordføreren om ikke det er nok til at kalde det

en forening som ældre sagen er det en almen forening og uafhængig det er det vel den har i øvrigt en halv million medlemmer så egentlig

den have flere rettigheder end danmarks naturfredningsforening hvis vi tager fra antallet af medlemmer men men det har de så ikke det er bare for at sige at

at det her kan være svært i forhold til neutraliteten hos de her fredningsnævn

vi spørger jo ikke folk når de kommer ind og skal sidde i et nævn der afgør sager om de er medlem af en forening for vi har foreningsfrihed i danmark noget jeg faktisk går ind for så selvfølgelig spørger vi ikke om det og som jeg også sagde at med al ære og respekt

herre christian poll var en af de udpegede

behøver at være enstemmighed når man afgør en fredningssag det behøver der ikke være i fredningsnævnet og det synes jeg

en uafhængig dommer og så har man nogle der repræsenterer kommunens typisk økonomiske interesser i for eksempel at ville bygge på det pågældende område det kunne også være staten der har den type af økonomiske interesser der er det jo lige meget om

de personer der møder op og repræsenterer har et eller andet privat medlemskab for

for eksempel danmarks naturfredningsforening som ikke har noget økonomisk

kommer og repræsenterer kommunen

det jo kommunens interesse og jeg selv har ikke nogen økonomisk interesse selv om jeg er medlem af danmarks naturfredningsforening så jeg er jo uafhængig

jeg ved ikke om man har været inde og kigge på ejerskabet

man kigger på fredningen men der kan rent faktisk godt være en økonomisk interesse for dem der ejer husene

det er problematisk at man rent faktisk godt kan sidde i et nævn eller i ankenævnet og være medlem af en forening som har rejst en sag for mig

alle mulige foreningsmedlemskaber de kan ovenikøbet være medlem af et parti

hinder for at man kan have folk siddende i sådan nogle eller

evne til at repræsentere dem de er sat på

som også er uenig med mig men men for mig

være økonomiske interesser der gør en inhabil

politiske interesser det kan være mange ting som gør at

gør en inhabil

fru pia adelsteen har også siddet i

og der har vi indimellem afprøvet habilitetssager der skal utrolig meget til før man er inhabil af rigtig gode grunde for ellers kunne vi

set ikke have nogen mennesker siddende nogen siddende nogen steder det skal være entydige privatøkonomiske interesser der er på spil men lad os få ministeren

til orientering og ja det er da rigtigt at det skal være entydige privatøkonomiske

interesser der skal gøre en inhabil men i min optik

privatøkonomisk interesse

som gør dem inhabile hvis man er folkeskolelærer og skal tage beslutninger om den skole man arbejder på har man så en privatøkonomisk interesse

at lukke ens arbejdsplads det kunne man godt

så jeg synes i hvert fald det er noget man kigger på men der er man ikke per definition inhabil det ved jeg godt men jeg synes personligt at

og pådutte en kommune nogle udgifter så mener jeg faktisk at det er rimelig vigtigt at man er meget klar over hvilken kasket man har på jeg har også set at

formænd for lokale afdelinger af danmarks naturfredningsforening som har siddet i et fredningsnævn det mener jeg måske er på kanten af at være habil

skal man også tænke over hvem det er man udpeger

at slå fast at det ligger

brug af pesticider i i danmark er restriktiv og at den sikrer hensyn til både sundhed og til miljø herunder vores drikkevand den danske godkendelse af pesticider

sker efter nogle af de skrappeste regler i verden

vigtigt at få sagt at at forskellige aktivstoffer selvfølgelig løbende skal vurderes og hvis der kommer ny viden og hvis der kommer dokumentation for at brugen indebærer at der er en reel risiko for menneskers sundhed eller for miljøet så skal brugen stoppes det siger sig selv den konkrete vurdering

at se først og fremmest en faglig vurdering den politiske opgave er at fastsætte de overordnede regler og vurderingen af det enkelte stof efter disse overordnede regler varetages for mig at se bedst af myndigheder der har en særlig indsigt i toksikologi

glyfosat en fornyet godkendelse i eu og forud var gået en vurdering foretaget af efsa som som grundigt ser ser på om et stof er kræftfremkaldende om det skader arveanlæggene eller om det udgør en anden sundhedsfare det vurderede vi ikke var tilfældet i forhold til glyfosat

støttede den fornyede godkendelse fordi vi på baggrund af rådgivningen fra miljøstyrelsen var enige i vurderingen der har imidlertid også været en diskussion om hjælpestoffer og derfor støttede regeringen at det problematiske hjælpestof tallowamin som fandtes i nogle glyfosatholdige pesticider blev forbudt i disse midler i hele eu umiddelbart efter den fornyede godkendelse af glyfosat i to tusind og sytten når miljøstyrelsen revurderer glyfosatmidlerne

vil de som altid sikre at de kun godkendes på betingelser der sikrer at brugen ikke skader hverken mennesker eller miljø det gælder både for for eksempel indtagelse af fødevarer hvor glyfosat er brugt og i forhold til grundvandet i forhold til grundvand

er glyfosat et af de mest undersøgte stoffer i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand og resultaterne herfra viser at de landbrugsmæssige anvendelser af glyfosat ikke udgør en risiko

det en konsekvens af den netop indgåede tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi to tusind og sytten til en og tyve at private fra den første juli to tusind og tyve udelukkende må købe det man kalder klar til brug midler og dermed altså ikke får adgang til koncentrerede glyfosatmidler og det vil blandt andet sikre at private ikke kommer til at overdosere sammenfattende finder regeringen på den baggrund ikke at der er grundlag for et generelt forbud ligesom det i øvrigt heller ikke skønnes at være muligt at lave et nationalt forbud inden for eu retten med mindre der er ny viden som viser at der er en uacceptabel risiko

har en godkendelsesprocedure hvor

som laver forarbejdet men her har vi jo med en sag at gøre hvor

se på glyfosat og kommet frem til en konklusion at det sandsynligvis er kræftfremkaldende eller muligvis er kræftfremkaldende det gør jo at

der ikke ikke er et forsigtighedsprincip omkring de her godkendelser som bør være større end det som eu praktiserer det er derfor vi har

vi synes at når der kommer så alvorlige advarsler

vores sundhed så må sundheden gå forrest

udfordrer vi jo eu systemet det gjorde vi jo på bisfenol a der vedtog vi jo et forbud og så var det sådan set eu der efterfølgende ændrede på sine regler kan ministeren ikke se at det kan være fornuftigt

vi ser på de uenigheder som er imellem de to enheder som

om her altså det der ligger under who og så den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet efsa

grund til at vi ikke kommet kommet frem til til den samme vurdering

man sammenligner lidt pærer med bananer fordi det er to forskellige ting man har vurderet fra europæisk side

har man forholdt sig til data som findes i den åbne

til de data som firmaerne skal lave i forbindelse med med ansøgningerne

har haft et større og mere robust datamateriale fra europæisk side

side har vurderet undersøgelser med med rent glyfosat og undersøgelser

med glyfosatmidler det vil sige dem der også indeholder forskellige hjælpestoffer under ét mens man i eu som er det vi retter os efter alene har

man ikke kan stole på efsas gennemgang af det jeg bliver også noget betænkelig når man så kan læse i the guardian at det det materiale

den rapport som er kommet fra tyskland da man i efsa skulle lave miljøvurderingen

afskrift af monsantos eget arbejde kan ministeren ikke se at der er flere ting i det her som gør at man man har god grund til at blive betænkelig

det giver mening altså hvis det er der problemet opstår så er det jo ikke glyfosat som sådan vi skal

sådan med med jævne mellemrum men

ikke opfattelsen det gør miljøstyrelsen heller ikke og det gør det europæiske agentur efsa altså heller ikke

bliver brugt i danmark og derfor er der måske ikke nogen

man giver så lang en godkendelsesperiode som der var lagt op til

ti år og det lykkedes jo faktisk også at få den ned på fem år i modsætning til hvad regeringen

egentlig ønskede så jeg vil bare høre om ministeren er uenig med sin forgænger på posten som anbefalede at man skulle

er et godt sted man er landet nu hvor det er den her fem årige periode det giver både et signal til industrien om at man skal

en fem årig periode

bare lidt

særligt dansk fænomen det er altså også et stof som er godkendt i samtlige andre europæiske lande det er ikke sådan

og så går vi videre og starter på ordførerrækken den første er fru lea wermelin socialdemokratiet værsgo

er vi enige med forslagsstillerne i at vi skal begrænse sprøjtegifte mest muligt og at vi skal beskytte vores drikkevand og selvfølgelig menneskers sundhed mod skadelige stoffer fra sprøjtegifte

det er lykkedes os at forhandle os og som trækker danmark i en grønnere retning fremover må der ikke sprøjtes i de boringsnære beskyttelsesområder af

en kæmpe sejr som vi har arbejdet for længe der vil også blive indført et forbud mod at sælge koncentrerede pesticider til private for som enhedslisten rigtigt skriver så kan man måske let komme til at overdosere og det er der

bliver det fremadrettet de her klar til brug produkter der vil blive solgt

også fået prioriteret forskningen i sprøjtemidlers effekt på menneskers sundhed vi har fået indført et forbud mod sprøjtning med glyfosat på marker hvor der dyrkes fødevarer efter at afgrøderne er spiret frem

ting der importeres ind over grænsen for jeg tror også godt vi er klar over at

være nogle andre vilkår der er gældende men man

sikre en række forbedringer i

som foreslås vi deler bekymringen for

og det lykkedes at få den her kortere

på trods af regeringen som jo ønskede at den skulle være på ti år så vi er meget opmærksom på det her område men vi er uenige med enhedslisten

to måneders tid af

arbejder vi gennem aftalekredsen om pesticidstrategien for at begrænse sprøjtemidler mest muligt og via eu med at presse på for skrappere krav og blandt andet nogle korte

industrien også tager det klart ned når der er et signal om

ser på mere bæredygtige alternativer så vi støtter ikke forslaget i dag og jeg har

at hilse fra de radikale og sige at det gør de heller ikke

er for nogle små fremskridt man kan vedtage der ligger jo til sagen her nogle spørgsmål om om man i danmark kan forbyde glyfosat der

er miljøstyrelsen inde at sige at det kan man ikke men læser man

at der så alligevel er nogle muligheder for at

høre om socialdemokratiet kunne være med på der står blandt

medlemslande kan i henhold til rammedirektivet for en bæredygtig anvendelse af pesticider vedtage særlige restriktioner for pesticidanvendelse i specifikke områder som bruges offentligt eller af følsomme grupper for eksempel ved offentlige parker rekreative arealer sportspladser legepladser undervisningsinstitutioner for børn og omkring hospitaler med videre det var da rart at få at vide at der faktisk her er mulighed for at kunne lave et forbud på nogle offentlige arealer

helt klart indsatsområde for os at sige at de offentlige arealer

sprøjtes så vi har det mål at der ikke skal bruge

at jeg henviste til at miljøstyrelsen

nogle forbud på arealer hvor der er et særligt hensyn jeg synes jo det ville være meget fornuftigt at man på daginstitutionsområder

enhedslisten skrev ind derfor bliver det måske en lidt

på det grønne område der er vi jo tit allierede med enhedslisten og vil gerne presse den her regering til at være mere grøn så det vil vi gerne kigge på men

ordfører for socialdemokratiet og ligesom ministeren

første marts skulle bede alle om

overhovedet er realiserbart jeg synes at når vi laver pesticidaftaler og når vi har nogle folk der er rigtig kloge på det her område

er at glyfosat nok er et af de stoffer der

de her såkaldte cocktaileffekter og at vi selvfølgelig altid skal være opmærksomme på om der er noget der er bedre om noget vi kan gøre anderledes og så videre

men som jeg ser det og som vi ser det i dansk folkeparti

vi ved ikke hvad alternativet ville være og vi ved ikke hvordan man ellers skulle håndtere det

er et nej herfra så vil jeg bare

at venstre også afviser beslutningsforslaget

jo tage debatten på et andet tidspunkt

at man gør det i rigtig god tid jeg kan sagtens se at den første marts i år ikke er en særlig realistisk dato vi vil da

år hvis det er det der kan skabes et flertal omkring det vil vi være helt åbne over for

at lave et sprøjteforbud omkring nogle særlige arealer for eksempel omkring daginstitutioner det synes jeg

aftaler har gjort indtil nu her står jo sort på hvidt at vi

set kan lave nogle nogle regler som vedrører nogle nogle særlige offentlige arealer som kan være omkring en daginstitution

der er også kommuner der er helt glyphosatfrie eller roundupfrie og nogle er ikke

taget af hensyn til mange forskellige ting det er sådan at stoffet glyphosat er godkendt

og så længe det er det og så længe

at forholde sig til i stedet for at folketinget skal ind og detailregulere på ting og sager

forslag jeg synes faktisk her at vi har en opgave i

sprøjte med gift i daginstitutioner

stempel fra nogle der ved noget om det

det er lovligt at bruge og så må man altså ude lokalt finde ud af om man skal fortsætte med at bruge

et beslutningsforslag om forbud mod salg af aktivstoffet glyfosat i danmark der findes i eu og i danmark et godkendelsessystem for pesticider der bygger på faglighed og som sikrer at hverken mennesker dyr eller miljø udsættes for uacceptabel påvirkning af pesticider

eu regler og sprøjtemidlet godkendes så efterfølgende nationalt men kun med mulighed for forbud såfremt der viser sig en uacceptabel risiko for for eksempel det danske grundvand eller menneskers sundhed godkendelsessystemet for pesticider

jo gennem tiden også er strammet gevaldigt op

de senere år i danmark udfaset mange pesticider og specielt hensynet til grundvandsbeskyttelsen har i den forbindelse vejet tungt

godkendes de nutidige pesticider kun såfremt pesticidet vurderes ikke at udgøre en risiko for sundhed

i den vurdering er der indlagt tests for risikoen for udvaskning til grundvandet og sundhedseffekter der er desuden indlagt

mange sikkerhedsmarginer i godkendelsessystemet så den samlede risiko vurderes som værende meget lille både for så vidt angår risiko for udvaskning som risiko for pesticidrester i fødevarer og påvirkning af andre organismer som for eksempel insekter og deslige

ved uddannelse af landmanden med sprøjtekurser og indførelse af sprøjtecertifikater giver endnu et løft til beskyttelsen af vores grundvand ligesom der stilles krav om udarbejdelse af sprøjtejournaler med mere landbruget

det kan for eksempel være gps systemer det kan være præcisionstildeling

vil reducere risikoen for tab til omgivelserne

og så går det bedre med vores grundvand år efter år bliver i hvert fald den yngre del af vores grundvand renere og der findes

nedbrydningsprodukter af forbudte midler ved de gennemførte undersøgelser godkendelsesordningen for pesticider har altså med andre ord virket

helt forsvundet fra grundvandet

ikke på vej ned igennem jordprofilen det ved vi faktisk fra vores såkaldte vap marker

igennem årtier i alle lande i eu og glyfosat udgør ingen uacceptabel risiko den tillid vi i liberal alliance har og

bør have til myndighederne på det her område gør at liberal alliance ikke kan støtte beslutningsforslaget

verdenssundhedsorganisationen med en række

inde og vurdere på tingene og kommer frem til at

glyfosat her sandsynligvis er kræftfremkaldende eller muligvis kræftfremkaldende og så har man

en godkendelsesprocedure i eu som bygger på nogle andre ting og så kommer man frem til at til at det ikke er kræftfremkaldende så synes vi at man godt kan indtage det standpunkt at vi skal være forsigtige når der er eksperter som siger at det

via debatten her i dag fået fået frem at man i eu systemet udelukkende har målt på glyfosat og ikke i undersøgelserne har medtaget de

kan hænge fast på planter eller hænge fast på fingrene af et barn i en

et beslutningsforslag fra den samme

hvor hvor jeg også af flere omgange blev spurgt om jeg

natur og i deres jobbeskrivelse at de skal være uenige at der hele tiden skal ske udvikling foretages nye studier nye undersøgelser og

og det afstedkommer jo så selvfølgelig

synes at ministeren før redegjorde redegjorde rigtig fint for dybden af efsas

studie på det her område

bekymrede venstrefløj hvor forsigtighedsprincippet jo nogle gange måske får overtaget en lille smule i forhold til rationel logisk

der kan være en sundhedsrisiko så så lytter vi da selvfølgelig til det og fordi det her stof glyfosat er så udbredt i vores landbrug og fordi

har det faktisk betydning når man så kan se tal

er det stort set alle som har glyfosat i urinen det vil sige at det er noget man indtager med føden og noget af det kommer så ud igen

betragtninger som man jo også gør sig hos myndighederne i miljøstyrelsen

de eu instanser som håndterer det her

ved myndighedernes vurdering i den her sammenhæng og det mener jeg også at både herre søren egge rasmussen og alle andre tilstedeværende her i salen i dag og hele den danske befolkning og hele den europæiske befolkning

sagtens kan være trygge ved

og glyfosat er en del af den store diskussion om det store kemiforsøg som vi har været i gang med de sidste

over tohundredetusind kemiske stoffer som vi

med større eller mindre frihedsgrader

benytte og så først efter en række undersøgelser er foretaget og man måske engang finder ud af at stofferne er farlige

vil man så begynde at regulere dem det er noget andet der gælder når vi taler om sprøjtegifte og

var betryggende men jeg deler ikke den

tillid til systemet som liberal alliances ordfører netop

både agroindustrien og den kemiske industri

man ser på påvirkningen på mennesker enten direkte eller igennem drikkevand man ser på jordlevende

skulle man så synes har vi jo forsigtighedsprincippet som er et bredt og anerkendt princip i i

fremføre jeg har selv siddet til møder i bruxelles i mange gange for en del år tilbage

vi skal sørge for at være meget forsigtige

kunne tjene penge på de kemiske stoffer vi har udviklet og der

en helt anden måde for mig er forsigtighedsprincippet et udtryk for at

skal vi bruge den tvivl til at at regulere altså begrænse anvendelsen

for at tage hensyn til natur eller mennesker indtil vi er hundrede procent sikre på

så må det være slut med brugen af glyfosat på grund af al den tvivl der er om

måske er lidt urealistisk

rent praktisk men en hurtig udfasning er vi helt med på

vil spørge alternativet om alternativets kostråd

det er jeg sikker på hvad er det for

til danskerne indtil

forskerne er hundrede procent enige om

nogle lidt andre kostråd end dem der er i dag og det

men det er lidt en anden historie det vi ville anbefale og som jeg tror

rigtig mange af vores medlemmer allerede gør

er at spise økologisk så vidt det overhovedet

forsigtighedsprincippet i praksis

har har man en absolut minimal og langt lavere belastning med sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter fra sprøjtegifte end hvis man spiser konventionelt så hvis man har den bekymring som jeg også har

havde nogle kostråd til danskerne så jeg er glad for at jeg fik spurgt om det og dermed fik givet herre christian poll lejlighed til at fortælle lidt om alternativets kostråd til danskerne

så give til de danskere der måske ikke har råd økonomisk til

de områder hvor man måske ikke kan købe økologiske varer mig bekendt er det faktisk sådan at hvis man holder sig til til danske fødevarer specielt når vi snakker frugt og grønt

rester af sprøjtemidler

og grønsager ikke at påvirkningen er stor og udgør nogen sundhedsmæssig risiko men man kan helt stort set i hvert fald eliminere den ved at købe dansk kunne det være et kostråd alternativet ville give til danskerne altså

så vil jeg sige at jeg kender flere studerende som

spiser ret konsekvent økologisk og måden at kunne få det til at hænge sammen på

er en stor udgift i den daglige kost er

folk behøver at blive vegetarer eller veganere men hvis man

så vil man faktisk få en del luft i budgettet som man kan bruge til så at være mere konsekvent

skal have en reel chance for ikke at blive et juridisk slagsmål mellem danmark og

kommissionen det kræver at vi har en regering som vil

kæmpe på europæisk plan for et forbud mod glyfosat og det har vi jo ikke lige i øjeblikket den nuværende regering henviser til efsas afvisning af at glyfosat skulle have kræftfremkaldende egenskaber i andre sammenhænge for eksempel i forhold til neoniks det er den

mundrette måde at udtale det på lytter regeringen ikke til efsa og tilsidesætter eu forbuddet med en dansk dispensation

fra forbuddet havde der været tale om et helt

tilsvarende kemikalie i legetøj ville regeringen med stor sandsynlighed have været positiv

tale om landbrugskemikalier der anvendes i ufattelig store mængder

danske landmænd har gjort sig dybt afhængige af regeringen vil derfor acceptere en langt større margin for skader på sundhed og miljø end hvis det havde drejet sig om et stykke legetøj indeholdende stoffer med en tilsvarende risiko for sundheds eller miljøeffekter og det er altså ikke fordi jeg synes at regeringen skal slække på kravene

skal det ikke forstås enhedslistens forslag markerer

de nuværende fronter i diskussionen om glyfosat men som jeg hører debatten

nyt under solen i folketingssalen

er meningen at vi i danmark skal bruge den tid til at få udfaset det og der savner jeg et ambitiøst bud på

ansvarligt over for landbruget kan få

det meget vel være sådan at der ikke bliver en forlængelse af

konservative folkepartis ordfører

vi ordet til ordføreren for forslagsstillerne og det er herre søren egge rasmussen enhedslisten

man kan jo spørge her i folketingssalen om man kan opnå noget ved at udfordre eus mangelfulde miljøpolitik kan et eu land forsøge at gå foran ja det kan man godt

vedtog jo et forbud mod bisfenol

man ændrede miljøpolitik i eu vi har også oplevet at

det været svært at komme frem til at have fælles regler for gmo dyrkning og

eu har accepteret at man kan have forskellige regler

et forbud mod glyfosat ja eu har jo forlænget godkendelsen med fem år til december

eu laver endnu en forlængelse

er det mest anvendte giftstof

og to og tyve ikke kommer en forlængelse

hvad gør man på de offentlige arealer

var der jo en række lande der

set ni lande som stemte imod forlængelsen hvis man så ser på hvad

at der i eu processen har været en rapport som

forlængelsen hvoraf en en pæn del

glyfosat

ser at verdenssundhedsorganisationen og deres kræftforskere kommer frem til at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende eller muligvis kræftfremkaldende sker der mere ude i europa ja macron i frankrig har sagt at han vil indføre et forbud efter tre år

så vil frankrig jo komme i konflikt med det som

i flere parlamenter i andre europæiske lande

miljøstyrelsen i et i et svar ikke mener at vi kan vi kan vedtage et generelt forbud mod glyfosat som som enhedslisten har fremlagt her

i det samme svar står der så at vi har mulighed for

være restriktive over for anvendelsen på visse arealer

flertal som vil indføre et sprøjteforbud på på legearealer og sportspladser med videre

på en legeplads nu har vi så en godkendelse i eu hvor man

det miks der er når man bruger nogle hjælpestoffer som som gør

kan klæbe fast til blade

nok også kunne klæbe fast på tøj eller på fingrene af et barn

synes faktisk der er et forsigtighedsprincip som vi skulle folde ud til at blive blive virkelighed i danmark at man ikke sprøjter

været nævnt her i debatten at det var urealistisk at det skulle gennemføres første marts to tusind og nitten ja men det er jo den historik der er når man indsender et beslutningsforslag så går der tid inden

mulighed for at blive behandlet i folketingssalen

det helt fint med hvis det kunne blive vedtaget den første marts

så har jeg

set også kigger på det her kigger på glyfosat og det

man bruger jo glyfosat med hjælpestoffer ude i marken ude på de offentlige arealer

det udbredte for et par år siden fik

en prøve og selv om man spiser

en kost hvor der burde være ret lidt

det er så én ting hvad det er for den menneskelige organisme og vores sundhed noget andet er

hvad der foregår ude i naturen og tak til christian poll

har man normalt en utrolig stor fokus på hvad det er for nogle planter man dyrker og hvordan

det man så dyrker kan bruges til foder eller til

man har meget lidt fokus på det mikroliv der er i jorden og meget lidt fokus på om der kunne være nogle stoffer

er nok noget mere fokus på hvad det er

de her stoffer gør ude i vores vandmiljø det måler man på men der er vi igen ude i noget med at det er meget små organismer som

blive påvirket af nogle sprøjtegifte eller sprøjtegiftrester så et

højere forsigtighedsprincip end det man praktiserer i eu i øjeblikket synes jeg absolut der er grund til at gå efter eus forsigtighedsprincip går jo ud på at producenterne skal bevise at et stof ikke er farligt og hvor omfattende skal det så være har man i tilstrækkelig grad taget med hvad det er for en skadelig effekt det kan have på mikrolivet i jordoverfladen vi har brug for at der er eu lande som tør udfordre og

vi synes at det enkelte eu land skulle have mulighed for miljømæssigt

gå videre end hvad man i samtlige lande kan vedtage

tak til sf og alternativet for at have bakket op om forslaget og jeg lyttede mig til

det synes jeg især skulle gennemføres med hensyn til at begrænse brugen af sprøjtemidler på nogle offentlige

at forslaget henvises til miljø og fødevareudvalget

gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget det er

er socialdemokratiets ordfører og det er herre mattias tesfaye

skal i dag behandle en lang række ændringer af både udlændingeloven og andre love forslagene udmønter de aftaler der er blevet indgået i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for to tusind og nitten socialdemokratiet støtter grundlæggende at flygtninge skal have beskyttelse lige så længe der er behov for det det er selve ånden i flygtningekonventionen at beskyttelsen skal sikres og at den skal være midlertidig i praksis er det dog desværre ikke sådan det forholder sig mange flygtninge der har brug for beskyttelse får det ikke mens andre der har fået opholdstilladelse som flygtninge og ikke mere har brug for den aldrig vender tilbage det er faktisk hovedreglen for flygtninge i europa også i danmark at de fleste bliver her i danmark ni ud af ti det såkaldte paradigmeskifte er derfor efter vores opfattelse mest af alt et spørgsmål om sund fornuft men den politiske tilkendegivelse er det letteste

med lovforslaget understreges det at opholdstilladelser helt generelt til flygtninge gives med henblik på midlertidigt ophold og ikke som nu hvor nogle får det med mulighed for varigt ophold der ændres dog ikke ved reglerne for muligheden for at få permanent opholdstilladelse det nuværende fremsatte forslag understreger også at grænsen for hvornår vi inddrager en opholdstilladelse nu bliver de konventionsbeskyttede rettigheder og den retspraksis der udvikles ved domstolene og ikke de hensyn vi har i dag i § seks og tyve i udlændingeloven det er et skridt i retning af midlertidighed som vi også godt kan

vi også glade for forslaget om at personer med dobbelt statsborgerskab skal have mulighed for at give afkald på deres danske statsborgerskab og vende hjem frivilligt med støtte fra den danske stat i danmark gør vi hvad vi kan for at få integrationen til at lykkes og det lykkes også for mange kommunerne stiller bolig læge dagtilbud skole danskundervisning og beskæftigelsesforløb til rådighed i lokalsamfundene tager vi godt imod mange nye medborgere frivillige foreninger tilbyder venner og mentorforløb

er også svært

skal de efter vores opfattelse ikke blive i danmark af økonomiske grunde de skal tværtimod have hjælp og støtte til at rejse hjem selv til gengæld

vi så modstandere af forslaget om at nedsætte integrationsydelsen med to tusind kroner til børnefamilier vi mener det vil gøre det svært at leve et godt børneliv i danmark vi vil derfor foreslå at den her del af lovforslaget pilles ud og behandles særskilt vi ønsker nemlig at stemme nej til det forslag

vinder valget vil vi i stedet for nedsætte en kommission som senest tolv måneder efter valget skal komme med et bud på hvordan vi får skabt et bredt flertal om ydelserne et stabilt flertal det tror vi er en bedre måde at finde de rigtige balancer på end gennem de her konstante ændringer vedtaget af små flertal folketinget

undrer det os at ministeren vælger at haste det her lovforslag igennem uden først at indarbejde høringssvarene fra de mange organisationer der kan selvfølgelig være situationer hvor det er vigtigt at fremsætte et lovforslag tidligt og vedtage det hurtigt hvis det haster med selve indholdet men det er efter vores opfattelse ikke tilfældet her om det træder i kraft første marts eller første april er vel ligegyldigt vi er derfor meget enige i den kritik som er fremført af både folketingets formand og dansk flygtningehjælp med de ord ser vi frem til en god debat

op og man kalder det i øvrigt sund fornuft kunne man forestille sig at dele tingene op så vi kunne stemme om dem enkeltvis og vil ordføreren så redegøre for hvor socialdemokraterne står i forhold til den del der handler om lindholm og i forhold til den del der handler om at slette ordet integration

lovforslag at ordet integration og integrationsindsats skal tages ud

for indsatsen blandt andet den der foregår ude i kommunerne er det noget ordføreren kunne forestille sig

det at slette ordet integration hele vejen igennem

jeg er helt sikker på at det radikale venstre også enig i at vi

det her delt op i hundrede forskellige lovforslag vi synes

ikke særlig mundret selvforsørgelses og hjemrejseydelse vi er tilhængere af en integrationspolitik i danmark faktisk var det her den første januar to tusind og nitten at verdens første integrationslov kunne fejre tyve års fødselsdag

vi ikke skal ændre titlen til hjemsendelsesydelse men at det fortsat skal hedde integrationsydelse integrationsprogrammer

vi synes det et dårligt ord hjemrejse og selvforsørgelsesydelse vi synes at integrationsydelse er et bedre ord men det der trods alt må formodes at betyde mest for de mennesker vi taler om her og for det danske samfund

satsen og der synes vi at en nedsættelse på to tusind kroner for enlige og tusind kroner for far og mor hvis de bor sammen

der handler om at det at integrere sig det at få et arbejde lære dansk og andre ting ikke længere skal spille nogen særlig rolle for muligheden for for ophold det er jo sådan at blandt andet fagbevægelsen altså den nye hovedorganisation meget klart i høringssvaret advarer om

gøre det sværere

flygtninge og gøre dem til en del af vores samfund sammen med dem er socialdemokratiet enig i det synspunkt og hvis ja hvad vil socialdemokratiet så gøre efter et valg for at få rettet op på

er en lang række momenter der bliver vurderet på baggrund af børnene opholdstiden

til arbejdsmarkedet sproget og meget andet

fremtiden det der er forskellen er at det nu ikke stå i § seks og tyve i udlændingeloven men som vi kan læse af lovforslaget fremgå af et notat på ministeriets hjemmeside som vil blive udarbejdet på baggrund af de domme der

lidt firkantet vurderingen af hvorvidt der er opnået tilknytning bliver ikke foretaget på baggrund af paragraffen i udlændingeloven men på baggrund af den retspraksis der er udviklet ved konventionerne jeg må indrømme og vi har

hvad forskellen er for min oplevelse er at § seks og tyve og de vurderinger der foretages efter den i forvejen

effekt det her egentlig vil få men det ændrer ikke på at jeg synes det er fornuftigt at vi lader konventionerne være udgangspunktet for vurderingen af tilknytning

det vil altså sige at man stiller sig på et helt andet synspunkt end end fagbevægelsen

vil vanskeliggøre integrationen den vil gøre det sværere at gøre mennesker der kommer hertil til vores kollegaer og vores naboer og dem vi møder nede i foreningen det vil skubbe folk væk fra os

er det altså socialdemokratiets holdning at

integrationen at vi lader konventionernes domme ligge til grund for hvornår der kan inddrages en opholdstilladelse i modsætning til i dag hvor det sker efter den paragraf i udlændingeloven den vurdering er jeg ikke enig i vores opfattelse er at det må kunne lade sig gøre at sige til folk velkommen til danmark vi vil gerne give dig beskyttelse her er en bolig her er en læge

at du bidrager og lærer dansk så har vi også det håndslag som vi nu formulerer lidt mere klart når folk får opholdstilladelsen at hvis der bliver fred i

skal rejse hjem medmindre der er opnået tilknytning efter de bestemmelser der er i de internationale konventioner og den retspraksis der efterfølgende er udviklet det synes jeg

mere klar besked når folk får opholdstilladelsen om at udgangspunktet her er midlertidighed

er lidt usikkerhed om hvad det er socialdemokratiet

forstås altså støtter socialdemokratiet det lovforslag

som ligger her hvis det kommer til afstemning

efterhånden udviklet sig til at være det gule parti

stemmer gult til flere ting også lindholm og så videre

her lovforslag støtter man lovforslaget eller støtter man ikke

over hundrede lovændringer i det her lovforslag og langt det meste af det synes vi er fornuftigt

vi ikke synes er fornuftigt for eksempel at nedsætte ydelsen til en enlig mor en flygtning med to tusind kroner om måneden så hun vil komme ned på titusind kroner før skat

der en masse vi meget gerne vil stemme ja til blandt andet alt det der handler om inddragelse af opholdstilladelse og derfor

vil vi da opfordre folketinget til at få delt det her lovforslag op sådan at blandt andet

jeg håber også andre partier kan forholde sig specifikt til de forskellige elementer i stedet for at vi blander over hundrede lovændringer

udlændinge der kommer til danmark og som ikke har været i danmark i lang tid altså er det vigtigere for

at sikre høje ydelser til de udlændinge der kommer til danmark end at stemme for en lovpakke som alt andet lige indebærer

opstramninger af udlændingepolitikken og som skaber en helt ny hjemsendelsespolitik

prioritere hvad er det vigtigste

en politisk diskussion om integrationsydelsen

imod det forslag der lægges frem fra regeringen og som jeg formoder dansk folkeparti støtter vi er tilhængere af de nye måder

en masse af de andre forslag der er i det her lovforslag og jeg forestiller mig da at det må være i både

og dansk folkepartis interesse at der kommer så brede flertal som omkring de afgørende elementer i det

i stedet for at blande det hele sammen og så

inde på i sin ordførertale nemlig at hvis flertallet skifter efter et valg og socialdemokratiet skulle komme til magten så vil man nedsætte en ydelseskommission men hvis det viser sig

måneder det kan tage flere år ville det så ikke være bedre at afskaffe

socialdemokratiske regering faktisk en integrationsydelse så mente anker jørgensen at den var fattigdomsskabende og så fjernede man den igen så indførte bertel haarder den og kaldte den starthjælp så fjernede helle thorning schmidt den i to tusind og elleve så indførte fru inger støjberg den i to tusind og femten

fem gange siden sidste folketingsvalg med de samme argumenter måske var det på tide at vi fik sat os ned og samlet fik set på både boligstøtten fripladssystemet ydelserne og børnepengene under et og fik lavet et system som kunne

bred opbakning i folketinget og stabilitet

zigzagkurs der er også forskel på om man skal betale otte tusind kroner for en treværelses lejlighed i glostrup eller om man skal betale det halve på lolland og det tager det nuværende ydelsessystem ikke hensyn til og derfor skubber det folk uden arbejde hen til de områder danmark hvor der bliver skabt færrest nye jobs

flygtninge kommer til danmark det er først når de har optjent børnepenge i tre år

man kommer ned under et grundlovssikret niveau

at vi lige får trukket vejret og får skruet noget sammen som giver mening geografisk som tager hensyn til børnene og som ikke får skabt så attraktiv en ydelse at det er et formål i sig selv at søge asyl i netop danmark og det er ikke noget der

egner sig til lette overskrifter i en valgkamp men jeg tror

en valgkamp jeg er interesseret i at vi sikrer en god integration i danmark af de mennesker som kommer hertil og det tror jeg ikke vi gør ved at gøre dem fattigere og jeg kan da sådan set godt se at det kan være fint at give en kommission noget arbejdsro

den ydelse der vil blive skabt med det her lovforslag er for lav det er vi enige i men jeg synes også at både enhedslisten og

var reglerne mellem to tusind og elleve og to tusind og femten for det fungerede heller ikke

en mærkbar effekt og det var det ikke mellem to tusind og elleve og to tusind og femten og det ville være en politisk fejltagelse synes jeg også

bede de nyankomne flygtninge om at ramme det nuværende kontanthjælpsniveau fra dag et det tror jeg ikke ville være den bedste måde at starte i vores samfund

det bare jeg tænker altså at være flygtning i danmark har jo stort set altid handlet om midlertidighed så det bliver jo symbolpolitik det her med at man lige pludselig

tale så meget om midlertidighed med undtagelse af kvoteflygtninge

man jo altid skullet være flygtning i et land indtil man kunne rejse hjem igen det kan så tage lang tid det er en anden

vi ikke formår at integrere

dansk erhverv som siger det samme

for integrationen

at udlændingeudvalget fik oversendt en rapport der viste at ni ud af ti af dem der har fået opholdstilladelse som flygtninge og familiesammenførte fortsat opholder sig i landet

det de er blevet mødt med af det danske system både af røde og af blå regeringer er jo i praksis at når man har fået opholdstilladelsen i danmark så er det første halvleg anden halvleg er permanent opholdstilladelse og tredje halvleg er statsborgerskab

den helt naturlige udvikling trip trap træsko så det kan godt være at vi kalder opholdstilladelsen midlertidig men i praksis har vi jo betragtet det sådan også i de kommunale integrationsprogrammer nu starter en tilværelse som for resten af tiden skal være i danmark

mener jeg egentlig bare er at tage konsekvensen af at vi kalder det midlertidighed og det også det som jeg mener er ånden i flygtningekonventionen nemlig midlertidig beskyttelse

skal sendes hjem så hurtigt som overhovedet muligt på trods af at

kvoteflygtninge faktisk er at det handler om en langsigtet kan man sige og holdbar integration i samfundet og så tilbage til

er socialdemokratiet ikke enige med

at udgangspunktet om at midlertidig opholdstilladelse også som udgangspunkt skal være midlertidig er en hæmsko for integrationen i hvert fald ikke så meget en hæmsko for integrationen at vi skal pille det ud

være ærlig over for folk og sige vi vil meget gerne have at i bliver en del af det danske samfund og hvis krigen i jeres hjemland fortsætter i så lang tid at i ender med at få en permanent opholdstilladelse så er det en ærlig sag så bliver i selvfølgelig her men hvis ikke den varer så lang tid og der

jeg synes altid man får et nogenlunde klart svar

nu er til behandling i men

siden integrationsloven har haft som mål at folk skal blive integreret og blandt andet har benyttet

så vil man nu med lovforslaget sikre at selv om integrationen går godt skal det ikke være en undskyldning

at sende folk hjem

når vi for eksempel ser foa der gør opmærksom på at tusinder af deres medlemmer risikerer at blive sendt hjem hårdt arbejdende medlemmer der leverer velfærd hver eneste dag der er

inkluderer det tal også de medlemmer de har på en permanent opholdstilladelse derfor tror

jeg fik ikke svaret på det første fru caroline magdalene maier siger nemlig

vores opfattelse er også at kvoteflygtninge er genbosætning og derfor undrer det os at § otte

og to altså kvoteflygtningeopholdstilladelserne også er omfattet

regimet omkring midlertidighed vores udgangspunkt er at det er genbosætning og det er folk der skal blive i danmark

jo så høre at radikale venstre og dansk folkeparti har en fælles interesse i at det her bliver behandlet under ét og bliver gjort til en teknisk diskussion jeg vil egentlig opfordre radikale venstre til at vi fastholder den politiske diskussion her så kan jeg sige at til den del der handler om paradigmeskiftet vil

stemme ja til den del der handler om integrationsydelsen vil vi stemme

det hedder et paradigmeskift herre mattias tesfaye vil have det til at være en naturlig forlængelse af flygtningekonventionen og det ene og det andet

at bare fordi man er blevet godt integreret i danmark skal man ikke nødvendigvis

have tryghed om sin tilværelse og det er vel lige præcis det som foa også reagerer på det er vel lige præcis det forhold at man har tusinder af medlemmer hvis tilværelse med ét slag gøres usikker

at selv om man arbejder selv om man bidrager selv om man er aktiv medborger selv om man har gjort alt det man har fået tudet ørerne fulde af og skabt sig en tilværelse så er det alligevel ikke nok til at have skaffet sig tryghed

flygtninge der arbejder med velfærd på foas område i dag nogle af dem

her i danmark det handler ikke engang om alle de udlændinge der er her i danmark på en midlertidig opholdstilladelse det handler om udlændinge der er her i danmark på en opholdstilladelse som flygtninge og familiesammenførte og er det egentlig ikke rimeligt at vi siger til folk hvor er det ærgerligt at der er krig

dit land i syrien for eksempel du skal vide at lige så længe du har brug for beskyttelse får du den her i danmark vi stiller skole daginstitution læge det hele stiller vi til rådighed og vi håber virkelig også at du vil bidrage vi vil hjælpe med at du også kommer til at bidrage i det omfang der bliver fred i dit hjemland

vi endda støtte dig vi vil betale flybilletten og støtte dig økonomisk til at hjælpe dit eget hjemland og hvis du har været her i så lang tid at du har opnået tilknytning efter alle de regler der gælder

konventionerne så kan du blive her hvis ikke du har det hjælper vi dig med at tage hjem er det egentlig ikke en fair

ikke en god aftale både for samfundet og for de mennesker der får beskyttelse

ordføreren vil støtte en del af det her men

vi er også kede af at man så lige pludselig vil dele det op

en del af det her paradigmeskifte om

midlertidighed og om at folk skal hjem igen

forholde sig til paradigmeskiftet på den ene side men stadig væk forholde sig til

tiltrække folk til det her land på den anden side

hvis det er dansk folkeparti der ejer ordet

støtter op omkring den del af paradigmeskiftet der handler om at inddrage opholdstilladelse og midlertidighed og som fylder en stor del

i starten af loven og så bakker vi ikke op omkring den del der handler om at reducere indtægterne i børnefamilier

dele det op er ordføreren ikke enig med mig i at jo flere ydelser man kan få jo flere goder man kan få jo mere tilknytning

mere søger man hertil og jeg tror jo nok at ordføreren mener det

at man ikke ønsker sig tilbage til det der var fra to tusind og elleve til to tusind og femten

vil ordføreren så ikke give mig ret i at ydelser

hvis man har ydelser der ligger markant over ens nabolande så har det betydning for tilstrømningen det mener jeg bør være fælles viden og erkendelse i hele folketinget

det eneste hensyn der er jeg synes også

andet hensyn som handler om at de børn der opholder sig i danmark skal have mulighed for

gå i ordentligt tøj og kunne gå til børnefødselsdage og leve et liv som vi anser for at være nogenlunde anstændigt

gået lidt til kanten med det her lovforslag og også lidt over kanten af hvad

rimeligt hvis det kun var det ene hensyn nemlig tilstrømningen

integrationsydelsen ned til to dollar om dagen eller hvad det er fn siger men det er der jo ikke nogen af os der er tilhænger af

skal finde balancen og vi synes at det her lovforslag bringer os endnu mere ud af balance end vi bør være

delen omkring ydelser ikke bliver pillet ud hvad vil s så stemme

det er almindelig god skik i folketinget så mit mandat er at jeg skal få det delt og få stemt ja til lovforslaget og nej til den del der handler om integrationsydelsen hvis det mod forventning ikke bliver delt

af det her lovforslag for sund fornuft og understregede at der er rigtig mange gode elementer i lovforslaget

interessant at vide

at ydelserne ikke bliver sat ned også set i lyset af

selv på talerstolen har indrømmet at ydelserne spiller en rolle i forhold til hvor mange der kommer til danmark

så tungt at man ikke vil stemme for størstedelen af lovforslaget

der noget vi ikke støtter det vil vi gerne have lov til at stemme nej

at socialdemokratiet modsætter sig den nedsættelse af integrationsydelsen som

foreslås det er fint nok men jeg er lidt optaget af hvad den der ydelseskommission som man vil nedsætte så skal skal beskæftige sig med jeg synes nok

med nogle geografiske hensyn der skulle tages og så videre

hvis man kom til lolland skulle man så have en lavere ydelse

andre steder kan vi godt få en lidt mere præcis beskrivelse af hvad det er man

så siger at ydelserne var alt for høje fra to tusind og elleve til to tusind og femten

er så må niveauet vel ligge et sted

i hvilket omfang er det rigtig jeg vil godt sætte et spørgsmålstegn ved hvor stort et problem det var fra to tusind og elleve til to tusind og femten

hvor stor var det problem og er det nødvendigt at gøre et så stort postyr ud af det som

anderledes end før vi havde kontanthjælpsloftet der blev det jo reguleret i boligstøtten fordi huslejerne er markant højere i universitetsbyerne end de er i landdistrikterne men med kontanthjælpsloftet

en børnefamilie på lolland med et noget højere rådighedsbeløb i hånden end en børnefamilie

kan rådighedsbeløbene svinge ret meget afhængig af hvilken kommune

godt og det er heller ikke godt fordi

vandring af folk på overførselsindkomst fra de større byer og til nogle af de kommuner der i forvejen bærer en stor del af de sociale opgaver for vores samfund

men de der problemstillinger der bliver nævnt omkring ydelserne er jo en ældgammel problemstilling den har jo været der i al den tid jeg kan huske man har diskuteret de her ting i folketinget det er en meget meget gammel problemstilling som

er lavet store forskningsrapporter om og

ministerier har beskæftiget sig med

er det fordi socialdemokratiet svært ved at finde ud af hvor

lidt mere klart svar på hvad man har tænkt sig på det område som sagt er vi tilfredse med at man går imod

få nogle lidt mere klare indikationer på hvad man så

for nogle principper vi vil lægge til grund for sådan et arbejde i en kommission punkt 1 det skal tage hensyn til de her geografiske forskelle punkt 2 der er nødt til at være en mærkbar forskel

minimallønnen i de brede

når det hele er regnet sammen punkt 3 der skal tages et særligt hensyn til børnefamilier det er

punkt 4 det skal ikke i sig selv tilskynde til at folk søger asyl i danmark jeg kunne jo godt tilføje mit eget personlige punkt

det skal være lidt mere gennemskuelig end det der bliver skruet sammen nu hvor man jo først efter tre år får nedsættelse af ydelsen og derfor får en ydelse som starter med at ligge på et vist niveau så vokser den hvert en halv år de første tre år og så falder den drastisk efter tre år og så vokser den igen hvert en halv år det er en værre storm p model er skruet sammen

at ydelserne er så lave at de ikke virker som en magnet og vi mener at integration skal forbeholdes dem der skal blive her for altid jeg lægger mærke til at ordføreren kommer til at kalde den nye ydelse der ikke længere hedder integrationsydelse for

og er imod den nye takst for hjemsendelsesydelsen

en stram og sammenhængende udlændingepolitik når vi hører de her forskellige

hvis de kommer tættere på magten vil have styrken til at sætte midlertidigheden igennem

styrke så kan man jo stemme på socialdemokratiet sådan er det hvorfor hvorfor

men når dansk folkepartis fru marie krarup spørger

integrere de mennesker der kommer hertil og får en midlertidig opholdstilladelse og til det er svaret ja vi mener også at integrationspolitikken skal gælde dem der kommer hertil som flygtninge og får en midlertidig opholdstilladelse og vi mener altså ikke ligesom der blev sagt at integration skal forbeholdes dem

har nærmet sig dansk folkepartis stramme udlændingepolitik

det så afsløret at det har man alligevel ikke så det

en manøvre for at tale til nogle

integrationen så optaget at man ikke engang kan bruge den nye betegnelse for den her ydelse

optaget af at ydelsen skal være på et højt niveau jamen vil socialdemokratiet så overhovedet have styrken til at sætte en ny politik igennem hvor folk rent faktisk

folkeparti jeg forsøger at forholde mig substantielt til de ting der bliver lagt frem og fortælle hvad socialdemokratiet mener i det her lovforslag

noget vi er uenige i vi synes også at de mennesker der kommer hertil uanset om det er som indvandrere eller som flygtninge skal være omfattet af vores integrationspolitik vi synes også at folk skal være selvforsørgende vi synes også at

beskyttelse hvis ikke de har opnået tilknytning til det danske samfund

ikke ordet jeg hæfter mig mest ved

så til den politiske substans vil jeg meget gerne svare men det andet tror jeg hører til

i dag behandler vi et af de vigtigste lovforslag der har været

i årevis nemlig lovforslaget der udmønter den del af finanslovsaftalen der omhandler udlændingeområdet det har potentiale til at vende vores asylpolitik på hovedet og skabe en helt ny hjemsendelsespolitik med lovforslaget tages der hånd om en lang række af de problemer og udfordringer der har været på udlændingeområdet der foretages et vigtigt sporskifte i dansk asyl og udlændingepolitik således at ophold til flygtninge fremover gives midlertidigt med henblik på at de skal vende tilbage til deres hjemlande på et tidspunkt vi går fra integration af flygtninge til fokus på hjemsendelse det får flygtninge at vide straks ved ankomsten til danmark

i at ydelsen fremover hedder hjemsendelsesydelsen og i at der ikke længere anvises en permanent bolig men kun en midlertidig bolig ydelserne sættes tillige ned og så kommer vi til at lægge mindre vægt på tilknytning til danmark og mere vægt på om de pågældende flygtninge har tilknytning til hjemlandet i forbindelse med myndighedernes

ændringerne i paradigmeskiftet vores nye hjemsendelsespolitik

de skal fremover opholde sig på øen lindholm

over om ikke det var bedre at rejse hjem igen

intet til hinder for at disse personer og uønskede udlændinge rejser ud af danmark heldigvis udviser vi rigtig mange kriminelle udlændinge men der er en restgruppe og dem får vi så bedre styr på og udlændinge der overtræder de regler de er underlagt

vil blive straffet hårdere end tilfældet er i dag og udviste udlændinge der ulovligt rejser ind i danmark igen i strid med et indrejseforbud

vil blive straffet hårdere med en mangedobling af straffen repatrieringsordningen forbedres der indføres en mulighed for et loft over familiesammenføringer og retten til at stemme ved kommunale og regionale valg forudsætter fremover fire års ophold i danmark

tre år

pengedonationer til moskébyggeri i danmark

udlændingepolitik lovforslaget bliver en vigtig lakmusprøve på

forhold til at begrænse indvandring og i forhold til at sikre en ny hjemsendelsespolitik mener vi at dem der vil danmark det godt bliver nødt til at stemme for lovforslaget og der skal vælgerne selvfølgelig have klarhed

vide hvad der er op og ned forud for det folketingsvalg som står lige for døren

side fortsætter med at insistere på at der fortsat er behov for opstramninger

danmark efter vores opfattelse i dansk folkeparti er truet indefra som udefra vi insisterer på at vi som danskere og dermed selvfølgelig også som danske politikere har en pligt til at passe på vores land og en pligt til at overlevere et ordentligt samfund og et ordentligt land der hænger nogenlunde sammen til vores efterkommere det er vores fineste og fornemste opgave ethvert samfund

har en unik historie over tid har det formet en fælles kultur og nogle dertilhørende fælles norm og moralbegreber og uden disse fælles begreber efterlades vi uden nogen fælles referenceramme at navigere efter og vi bliver derfor fremmede for hinanden det skal vi undgå og her er en restriktiv indvandringspolitik og en ny hjemsendelsespolitik de bedste redskaber sammen med en nationalkonservativ kultur kirke og skolepolitik

gennem årene har fået lagt en dæmper på den samlede tilstrømning og selv om vi har fået grænsekontrol og også udviser en del kriminelle udlændinge

så er indvandringen fortsat en katastrofe for vores fællesskab her kan man nævne parallelsamfund hvor kvinder undertrykkes at ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i forskellige kriminalstatistikker

lav for denne gruppe ud over de enorme konsekvenser som

det har socialt og kulturelt efterlader den ikkevestlige indvandring en årlig regning på seks og tredive milliard kroner

også til at arbejde videre med nye stramninger og så skal vi naturligvis løbende følge implementeringen af paradigmeskiftet så vi hen ad vejen kan justere de steder hvor det måtte blive nødvendigt vi står med en god finanslovsaftale og et godt lovforslag tak til regeringen for et langt men resultatet taget i betragtning godt forhandlingsforløb og i finanslovsaftalen er der også mange andre gode delforslag som omhandler udlændingeområdet men som ikke er med i dette lovforslag videreførelse af grænsekontrol styrkelse af toldkontrol bedre udrejsekontrol og selvfølgelig

også et styrket engagement

andet omkring syrien fordi vi har den opfattelse at man godt

vi ønsker at hjælpe dem ude i stedet for hjemme alt i alt står vi med et godt lovforslag og en god finanslovsaftale tak for ordet

så langt ud som det her lovforslag er udtryk for det er jo imponerende politisk håndværk men egentlig vil jeg spørge ind til noget andet vi hørte

tidligere på herre mattias tesfaye at han mener at den her nye aftale

flygtnings deltagelse på arbejdsmarkedet dansk

i forhold til muligheden for at

ikke har den store betydning fordi der i stedet for vil blive skrevet

og andre relevante domstole er ordføreren enig med herre mattias tesfaye i at det her ikke vil

den store betydning fordi

nogenlunde i overensstemmelse med den praksis der er på domstolsområdet eller tager

mattias tesfaye fejl i den vurdering altså at der faktisk er tale om en grundlæggende forandring i folks muligheder for

en betydelig effekt det er klart at det selvfølgelig skal rulles ud det vil tage noget tid

myndighederne skal også vænne sig til at

skabe en ny praksis på baggrund af lovforslaget men det er vores opfattelse at det her

fået inddraget opholdstilladelsen det er jo sket på baggrund af de eksisterende regler og på baggrund af at vi i flere finanslove har sat penge af til at

får flere ressourcer til at gennemgå flere sager og hvis man så kan man sige gør det endnu nemmere at inddrage opholdstilladelser og udbrede det til at gælde alle grupper så må det jo alt andet lige betyde at

fra for eksempel fagbevægelsen om at det her

at det bliver sværere for folk

ophold selv om de har gjort en kæmpe indsats for at integrere sig

det må være det ærlige svar altså det trækker jo væk fra integration og det trækker i retning af hjemsendelse det

den del af finanslovsaftalen som omhandler paradigmeskiftet den nye hjemsendelsespolitik hvad man nu vil kalde

store dele af lovforslaget altså at vi lægger op til at folk skal være her midlertidigt i stedet for at folk skal være

stor effekt det vil have men

for eksempel ændrer i formålsparagraffen i integrationsloven og gør opmærksom på at

det vigtige er at folk vender tilbage til deres hjemlande på et tidspunkt

opfattelse et helt nyt fokus i udlændingelovgivningen

herre lidt klogere af

dansk folkeparti gøre hvis det ikke virker fordi

endnu en gang og gøre det endnu nemmere for at inddrage opholdstilladelser

er blevet familiesammenført med en udlænding der har

mange gange i løbet af de finanslovsforhandlinger der har været spurgt juristernes vurdering af det her og det er

have en effekt men vi vil selvfølgelig følge lovgivningen løbende og uanset

det her vil få betydning for rigtig rigtig mange af

i hjemmeplejen indtryk

folkepartis lovforslag kommer til at virke og der derved vil komme til at mangle i tusindvis af medarbejdere i

andre skal gå lige så meget op i det men

arbejder inden for ældresektoren eller

det vil der være eksempler på men vi

og fagbevægelser som indretter sig efter at tiltrække arbejdskraft via vores asylsystem det er ikke det der

flygtninge skal sendes hjem når der er fred i deres hjemland når der er ro dér hvor de kommer fra

ville de her konflikter der er rundtomkring i verden stoppe men det er ikke virkeligheden de her konflikter strækker sig

rigtig mange år og det betyder altså

i danmark og som ikke har mulighed for at tage tilbage mener dansk folkeparti og herre martin henriksen ikke at vi skal gøre en indsats for at de her børn

med den nye retstilstand som som kommer men så vil der bare være nogle tilfælde og det er så det nye

blive inddraget og de vil så få meddelt et tidspunkt for hvornår de skal skal rejse ud og så vil

gå i gang med at sende dem hjem om nødvendigt med med tvang men de har

at få støtte til børnenes skolegang i hjemlandet når de vender tilbage dertil

det er jo det der er det det nye der vil komme eksempler

klassekammerater og andre som vil protestere over at at deres klassekammerater får

forstå men vi bliver bare nødt til at gøre det alligevel fordi vi har modtaget så mange mennesker i danmark og fordi der er behov for at flygtninge vender tilbage

om hvem der skal integreres og hvem der ikke skal jeg kan forstå på herre martin henriksen at nu vil man væk fra det her med integration men betyder det så at de her børn som

vil vokse op i danmark

til her hvilket man også sagtens kan argumentere for synes jeg at de

og altså ikke i den danske folkeskole

er det jo så man bliver henvist til et udrejsecenter hvor der

vil være mulighed mulighed for at modtage undervisning men

er drevet af røde kors og så mener vi jo at så skal undervisningen handle om at

tilbage til deres hjemland men der vil være eksempler på

deres forældre vil få den besked på et tidspunkt fik i opholdstilladelse i danmark fordi vi

og nu vurderer vi så at i godt kan vende tilbage til måske hele landet eller i

vil være en kedelig situation at stå i

jeg ved ikke om ordføreren ved hvor stor en mangel der kommer på sosu assistenter frem mod

og fyrre det er fyrretusind medarbejdere vi kommer til at mangle på grund af den voksende

i vores befolkning hvem skal passe på vores ældre hvem skal gøre rent på vores hospitaler hvem skal køre vores taxaer hvem skal stå nede i grønthandleren og sælge grønsager til os på vej hjem er ordføreren klar over hvor

hvis nu virksomheder det er både private virksomheder og offentlige virksomheder vænner sig til at man enten kan rekruttere folk og ansætte folk via asylsystemet eller man bare kan hente folk hertil som udenlandsk arbejdskraft jamen så vænner man sig

unge danskere som enten nu er på vej ind i uddannelsessystemet eller som er i gang med en uddannelse

at der har vi så behov for noget arbejdskraft i fremtiden det mener vi er en opgave som man må tage på sig at løfte nationalt og ikke hele tiden sige at hver gang der kan være nogle rekrutteringsudfordringer inden for forskellige sektorer

så gøre hvad er så dansk folkepartis svar vil dansk folkeparti hellere have at de ældre

ikke får de varme hænder at de ikke

den opgave men som måske er flygtninge og som måske af den grund faktisk har en grund til at

uden en meget meget stor og voldsom

år om udenlandsk arbejdskraft hvor vi nærmest fik at vide at

strammet reglerne for udenlandsk arbejdskraft så var det stort set umuligt

at få udenlandsk arbejdskraft det var stort set umuligt for virksomhederne at leve op til ordrer og

tallene jo kommet ind fra sidste år og vi kan faktisk se at der ikke er problemer med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft så nogle af de der diskussioner illustrerer også problemer som jeg er helt overbevist om at man vil finde andre løsninger på end blot at åbne op for mere indvandring

som ordfører for venstre danmarks liberale parti

asylansøgere er faldet markant de seneste år det har betydet at tilstrømningen er på det laveste niveau i mange mange år

jo ikke noget der er kommet af sig selv det har krævet en konsekvent og stram politik på området hvilket regeringen har haft held til at føre sammen dansk folkeparti

rigtig glade for det samarbejde i dag tager vi endnu et skridt i den retning det gør vi

fordi vi ønsker at slå fast at flygtninges ophold i danmark er midlertidigt fremover vil flygtninge derfor blive mødt med en forventning om at de skal vende hjem og hjælpe med at genopbygge det land de rejste fra når der ikke længere er brug for at blive beskyttet her det er jo egentlig det der er hele meningen med at være på flugt i det omfang der

på flugt at man søger ly midlertidigt og

og hjælper til med at genopbygge det der er brudt sammen det er godt for hjemlandet det er også godt for den enkelte for hvem det ikke længere giver mening at holde sig fast i en falsk forhåbning om at en asyltilladelse er lig med en adgangsbillet til at bo permanent i danmark

brudt det mønster at en opholdstilladelse her

særlig facon er endt med

at opholdstilladelsen skal inddrages når grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede medmindre det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser selvfølgelig det er godt for danmark et lavere asyltal betyder nemlig at der skal anvendes færre danske skattekroner på udlændingeområdet til indkvartering forsørgelse og så videre det er penge vi kan bruge andre steder til andre formål vi øger også incitamentet til selvforsørgelse så det bedre kan betale sig for flygtninge at arbejde det er godt for det danske samfund at flygtninge bidrager mens de er her

så sætter vi fokus på hjemsendelser på den ene side slår vi fast at kriminelle udlændinge og udlændinge på tålt ophold ikke har nogen fremtid i danmark og skal udsendes så snart det er muligt på den anden side styrker vi incitamentet til at rejse hjem ad frivillighedens vej og dermed sikre den enkelte en mere ordentlig tilbagevending vi indfører også et familiesammenføringsloft som kan tages i brug i

tilfælde hvor asylsystemet er under særligt pres det gør vi fordi vi ønsker at værne om den danske sammenhængskraft og fordi vi på ingen måde ønsker at stå i samme situation som vi gjorde i to tusind og femten det år der definerer så meget

herhjemme siden til sidst vil jeg gerne takke de forskellige

udarbejde høringssvar jeg har faktisk siddet og læst dem alle sammen også selv om jeg var lidt tidspresset på et tidspunkt og det erkender jeg

været i denne omgang også mere end i andre omgange men det ændrer bare ikke ved at den del af kritikken som jeg bed mest mærke i

en klar ambition om at flygtninge og uønskede udlændinge skal vende hjem så snart det er muligt

mindre attraktivt at søge asyl i danmark og at vi fortsat skal holde asyltallet på et lavt niveau det sker ikke af sig selv derfor støtter venstre selvfølgelig dette lovforslag

da at ordføreren vil trække i sig igen

for menneskerettigheder som faktisk kritiserer det her

myndighederne nu skal til at gå til grænsen af danmarks

internationale forpligtelser når de skal træffe afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse det kritiserer institut for menneskerettigheder ud fra den præmis at der faktisk er et usikkert juridisk råderum for myndighederne

er den rigtige afgørelse at træffe i danmark i en en konkret sag hvad siger ordføreren til den kritik fra institut for menneskerettigheder som bestemt ikke er en politisk kritik men en helt konkret juridisk kritik af det her lovforslag

tror jeg vi kommer til at skulle lave en lille ændring

anser jeg dem som overvejende politiske når det handler om det lovtekniske arbejde

at det er den tillid har jeg

lidt en demokratisk debat men vi har et nationalt institut for menneskerettigheder som er en juridisk enhed i

som hjælper os politikere til at vurdere om om den lovgivning vi fremsætter og behandler og diskuterer i folketinget kan holde sig inden for for grænserne af den juridiske praksis og lovgivning og så synes jeg det er bekymrende hvis man fra regeringens side overhovedet ikke tager højde for det eller tager det til indtægt

hvad bruger ordføreren selv de her høringssvar til når han sidder

de største uenigheder er nogle hvor vi er politisk uenige og ikke hvor der er en kritik der fører til at man skal ændre på lovforslaget og derfor er det eneste punkt hvor jeg mener der skal laves en

skal man ikke forholde sig til de argumenter der fremføres det er jo ikke en måde at diskutere på i et demokrati

vist er der da nok politiske uenigheder men det friholder jo ikke en fra at forholde sig til den kritik som kommer

bliver sørgeligt at regeringen tilsyneladende er argumentresistent i den her sammenhæng man har truffet en beslutning med dansk folkeparti og

det fuldstændig flintrende ligegyldigt hvad andre kommer med af

virkeligheden kortslutter den demokratiske debat her i i folketingssalen det er også derfor at man

for herre mads fuglede åbner lidt op for at man kan ændre lidt på det men alt tyder på at

man har besluttet sig for at dette skal køres igennem så hurtigt som muligt uden at der bliver nogen som helst form for ændring i det uden at der bliver nogen som helst form for vurdering af de argumenter som måtte være

hvad skal bruge folketinget til

hen skal være stempelfabrik for det som regeringen og dansk folkeparti kommer frem til det synes jeg sig er et demokratisk argument som herre mads fuglede

ændre standpunkt på det men jeg siger jo netop at når jeg så i høringssvaret har set noget jeg synes er en kritik som man skal tage til sig fordi den går på det substantielle så lytter jeg til den men jeg opfatter høringssvarene som nogle der

og det er jo noget der sådan generelt kendetegner en demokratisk diskurs og debat

ikke en for at forholde sig til argumenter der kommer fra modparten

det hele demokratiet handler om og derfor er

en demokratisk kortslutning når partiet venstre nu siger vi gider ikke

vi er uenige med jer hvad er det for en måde at diskutere på her er tale om en meget stor lovgivning

vigtigste lovgivning

demokratisk princip der lanceres her af

og vurderer så hvordan jeg stilling til dem og her vurderer jeg at de argumenter der er kommet overvejende er politiske

frit for det vel en del af en

er tale om at slå ned på nogle konventionsmæssige spørgsmål

af bare at negligere politik er vigtigt

nogle konventionsmæssige problemer bare lige så det er sagt

det her skader integrationen og fører til mindre selvforsørgelse

herre martin henriksen jo ærlig og siger ja

at fokusere på integrationen vi ønsker at skade integrationen det

er regeringspartiet venstre enig i det

at skade integrationen eller er det herre martin henriksen der tager grundlæggende fejl

især i det danske arbejdsmarked man skal lære danske værdier og man skal lære at begå sig i det danske samfund

vil være vigtige værdier og redskaber at

med sig tilbage til det land man er flygtet fra når muligheden byder

er i bannerførere for et lovforslag som skader selv samme integration ja siger ordføreren så

på venstres ordfører at herre martin henriksen tager grundlæggende fejl om indholdet af det her forslag det skader ikke integrationen sådan som formålet

som alle høringssvar som man så har valgt at skubbe til side er enige i

altså så en klar forskel mellem regeringspartiet og det parlamentariske grundlag i opfattelsen af det her

er noget der fører til at man permanent skal

det vi ønsker med det her lovforslag

integration som at man er integreret i danmark i den periode man er her og det mener vi at man

har været det vi ønsker at man skal

danske arbejdsmarked og at man skal tilegne sig færdigheder her som man kan bruge når man kommer hjem igen

ændrer man det men det betyder jo ikke at vi er modstandere af at man bliver integreret på arbejdsmarkedet og lærer gode kundskaber så man bliver et mere helt menneske så man kan vende hjem og være et aktiv for det land man er flygtet fra når der

vigtigt spørgsmål ordføreren var selv inde på

i starten kan ordføreren forklare mig hvorfor

det her lovforslag er fremsat

således at ingen af høringssvarene har kunnet

haft lidt travlt med det og det glæder mig da at man

tid nok til at komme rundt om det

fremover ikke længere have en særlig forpligtelse efter integrationsloven til at anvise en permanent bolig det vil derfor som udgangspunkt være op til de pågældende selv at skaffe sig en bolig for eksempel ved leje

træffes afgørelse efter de almindelige principper og regler for løsning af

de pågældende flygtninge vil således fremover have samme adgang til at få hjælp fra kommunen som alle andre boligtrængende borgere i landet

er fornuftig politik at der kommer til at stå i integrationsloven

at det ikke i sig selv er en social begivenhed at komme fra udlandet men at

anvist en bolig efter den almindelige boligsociale politik

hvis man for eksempel er fraskilt er ramt af tvangsauktion

unge gravide så kan hoppe boligkøen over

at man kan hoppe boligkøen over

integrationsloven bliver ændret men lov om almene boliger fastholder stadig væk at det er en social begivenhed i sig selv at være flygtning

bare opfordre venstre til at få ryddet op i så vi er helt sikre på at uanset om du er lyshåret eller mørkhåret

på rådhuset vejet på den samme vægtskål

at integrationsprogrammets indhold vil være uændret og primært have fokus på beskæftigelse og uddannelse man ændrer altså lidt på navnet på skolehæftet men

så hele den her diskussion om

ind for integration af flygtninge

efter den definition som venstres ordfører selv lægger frem

jo for en dag når vi finder ud af om integrationsgrunduddannelsen bliver forlænget den udløber jo her til sommer og jeg ved at regeringen forhandler med arbejdsmarkedets parter for tiden jeg skal bare høre er det venstres holdning

der vi finder ud af om venstre virkelig bakker op om

integration kan også være en måde man er her på også selv om man er her midlertidigt

ikke godt forstå at det kan være lidt svært at blive integreret hvis man konstant får at vide at man skal være her midlertidigt det er mit ene spørgsmål jeg havde egentlig tænkt

ikke er argumentresistent

vare syv eller ti dage længere sådan at man rent faktisk kunne overholde de parlamentariske spilleregler og sådan så de organisationer vi faktisk har til at rådgive ikke bare folketinget

regeringen ikke om politiske holdninger men til at rådgive regeringen om blandt andet overholdelse af konventioner

ikke hele tiden skulle have så travlt med det for jeg havde også andet i kalenderen men jeg nåede det og det fornemmer jeg også alle andre her

og de formelle krav blev overholdt og det er vel

lovforslag som betyder kæmpestore ændringer

som bor i det her land og det er derfor jeg ikke kan forstå hvorfor man så gerne vil have det hastet igennem

er det fordi man skal tilfredsstille dansk folkeparti er det fordi man skal nå et eller andet inden et valg eller

siden vi haster så store ændringer igennem

både uden for murene men også de mennesker som faktisk

nielsen og også lidt med herre pelle dragsted at det var

det billede man ville tegne jeg var bare ikke enig i de politiske vurderinger der lå i i høringssvarene

jeg havde god tid til at læse dem men jeg måtte sidde længe oppe og det er noget der er vanskeligt når man er nybagt far

regeringen og dens støtteparti har haft rigtig rigtig travlt fredag den enogtyvende december

femten femten kort før danmark gik på juleferie

og otte og halvfjerds sider langt lovudkast til de organisationer institutioner og eksperter der står på høringslisten og som

skal bidrage til den her slags komplicerede lovforslag de får besked om at høringsfristen er den attende januar ikke lang tid når der ligger en juleferie i mellemtiden men allerede den femtende januar fremsætter regeringen så det lovforslag vi behandler i dag altså før høringsfristen er udløbet

som har engageret sig i det her arbejde

de kommuner som står for integrationsindsatsen

håndtere de her regler oveni kommer

at det forventes at udvalget afgiver betænkning allerede den femte februar igen en forceret proces

i de her venstreledede regeringers tid at der bliver foretaget meget drastiske og samtidig meget forhastede ændringer af lovgivningen på udlændingeområdet men det her er alligevel det grelleste eksempel vi har haft

nogle ekstremt vidtrækkende og grundlæggende ændringer der skal presses igennem folketinget på kort tid og uden ordentlig debat det er dårlig regeringsførelse det er manglende respekt

for folkestyret og det går jo ud over ikke os vi klarer nok det med at være vågen til sent

de arbejdsgivere de offentligt ansatte der skal leve med eller forvalte et usikkert lovgrundlag der er blevet til i et forhastet og overfladisk forløb

alt det her handler om én ting og det er at regeringen

kan få etableret det her såkaldte paradigmeskifte så lovgivningen kan træde i kraft allerede den første marts og inden et folketingsvalg

men fordi man er bange for at tabe et kommende valg

som så heller ikke må kaldes det mere skal sættes yderligere

vi taler ifølge høringssvarene om familier der vil have problemer med at købe mad og medicin til deres børn

ø nede i stege bugt hvilket

fremover skal det at gøre en indsats for at falde til og blive en del af danmark få et arbejde studere og lære dansk ikke længere have nogen særlig betydning for muligheden for at få ophold og det vil svække integrationen vi vil få en voksende gruppe af mennesker

om fremtiden så i stedet for at gøre dem til vores naboer og vores kollegaer og dem vi møder nede i fodboldklubben så vil vi skubbe dem yderligere fra os

lovforslaget er også blevet mødt med massiv kritik

fra de organisationer som har forstand på retssikkerhed blandt andet advokatsamfundet retspolitisk forening og foreningen af udlændingeretsadvokater

organisationer vi i enhedslisten ofte er uenige med dansk arbejdsgiverforening skriver for eksempel i deres høringssvar at det her vil gøre det sværere for virksomhederne og gøre dem mindre tilbøjelige

at ansætte flygtninge fordi

ved om det er en arbejdskraft som det kan betale sig

det her tilfælde ville lytte til vennerne ovre i dansk arbejdsgiverforening min taletid tillader desværre ikke at jeg går i detaljer med det her som andre

omfattende lovforslag det er svært at få øje på noget som er godt og derfor vil det

høj prioritet for enhedslisten at få så meget som muligt af den nye lovgivning rullet tilbage hurtigst muligt efter et folketingsvalg

men lad nu det ligge det jeg godt kunne tænke mig at diskutere er

har fået en midlertidig opholdstilladelse

er udgangspunktet at man skal være her resten af livet

diskussion som det her lovforslag

har du krav på at være her så udgangspunktet

er det muligt at komme hjem igen til dit eget land fordi der er indtrådt varige og stabile

vende hjem igen problemet er bare at vi ved at de konflikter i hvert fald dem vi har set de seneste årtier og

fire år eller seks år eller otte år de varer ti år eller femten år eller tyve år

konstant konflikt siden et flertal herinde fik den elendige idé at være med i et amerikansk ledet angreb på landet som har efterladt et land i kaos det er jo virkeligheden og det skaber det problem at der er børn der vokser

aldrig har set deres hjemland og der mener vi fra enhedslistens side at når der er gået et antal år

og de mennesker er blevet en del af det her samfund

er vokset op som en del af det her samfund

står og siger er lige nøjagtig det der står i det her lovforslag nemlig

vende hjem uden at risikere forfølgelse og tortur og

går anden halvleg i gang som handler om at vurdere om der er opnået tilknytning

fra en række forskellige momenter nu nævner enhedslistens ordfører

jamen det indgår jo i reglerne i dag sådan som det står i udlændingeloven og sådan som det vil komme til at

at selvfølgelig har længden af opholdet i danmark betydning for muligheden for at inddrage opholdstilladelsen enhedslistens ordfører nævner

henvisning til alle mulige konkrete domme der meget præcist beskriver

står og siger er jo det der står i det her lovforslag det er realiseringen af enhedslistens

det her er en voldsom forringelse af flygtninges

har været her længe vi vil få flere som vil ende

men uden noget som helst fast grundlag for at vide hvad der vil ske i fremtiden for dem og deres børn vi vil få en voksende gruppe af mennesker som er her og lever her og måske kommer til at være her hele livet men uden nogen sinde

komme med på på a holdet

der fungerer så er der nogle folk

ved hjælp af økonomi eller andet har været så heldige at de kunne transportere sig hele vejen op igennem europa til norden og til danmark og heroppe har de fået nogle færdigheder nogle færdigheder som jeg mener at de skal hjem og

deres landsmænd med at bygge et land op igen som ligger

har levet i flygtningelejre ved siden af deres hjemland

får nogle færdigheder og de kan komme hjem og hjælpe deres landsmænd med at bygge landet op for hvem skulle ellers gøre det mener ordføreren ikke at de ressourcer

susanne eilersen der skal tage sine børn med til et krigshærget somalia for at bygge landet op det er nogle andre mennesker man mener har det her ansvar for at gøre det altså tage den risiko det indebærer

det er jo den slags dilemmaer de her mennesker kæmper med risikoen for at vende tilbage

har sine børn her men jeg synes da det er alle tiders hvis folk tager hjem igen ser vi på nogle af de chilenske flygtninge der

faktisk en del der er vendt hjem igen ser vi på mange af balkanflygtningene

hvis det er det man ønsker og hvis man er tryg ved det

ikke bryder mig om er at familier der har boet her i mange år og er blevet en del af vores samfund de har skolekammerater er på vej gennem uddannelsessystemet for at kunne hjælpe os med at løse den mangel på arbejdskraft der er i fremtiden

det være min fornemste opgave at komme tilbage og hjælpe med at bygge danmark op igen

det er jo det det land jeg er født i det er det land

deres land de kommer fra og det er lidt sjovt lige pludselig at begynde

tage omskæring ind man bliver vel ikke mere udsat for omskæring fordi der har været en krig eller fordi der ikke har været

som man ligger og slås med dernede så det er jo en helt anden sag men i danmark har de her folk mulighed for at få en rigtig god ballast en rigtig god uddannelse og nogle færdigheder som de kan tage med hjem og hjælpe deres landsmænd med derhjemme

vil gøre i en bestemt situation altså

at alle danskere mente at de ville være en del af modstandskampen hvis

men der var også mange der mente at de var det selv om de ikke havde været det hvordan folk reagerer i de situationer tror jeg vi skal vente

omskæring ind er det jo fordi vi har et konkret eksempel med de to somaliske unge kvinder som som dansk folkeparti gerne sendt tilbage til somalia som eksplicit siger at de frygter at det vil betyde at de bliver omskåret

udmønter vi en lang række af de initiativer der blev taget på udlændingeområdet i forbindelse med finansloven for to tusind og nitten vi synes det er et

godt forslag

et spørgsmål om midlertidighed det er jo sådan set en tilbagevenden til det som er meningen med hele flygtningesystemet at man får midlertidig beskyttelse sådan har det ikke været i praksis i mange år i danmark ni ud af ti af dem der er kommet til danmark er blevet her permanent det er altså blevet til indvandring i stedet for at det er noget midlertidigt som det jo bør være der er rigtig gode grunde til at få sat fokus på midlertidighed

er flygtningesystemet dyrt for danmark det koster seks og tredive milliard kroner om året at vi har fået rigtig mange flygtninge gennem årene og integrationen

spillet fallit det er en uholdbar situation og derfor

det godt at der tegner sig et bredt flertal i folketinget for at bakke op

fleste af initiativerne i det her lovforslag der er som sagt mange elementer i lovforslaget der bliver bedre muligheder for at repatriere og

det mener vi er et af de vigtige initiativer i det her forslag det er både noget der vil afholde folk fra at komme til danmark og det er noget som vil forbedre

komme i beskæftigelse jeg synes det skal understreges at ydelserne fortsat vil være høje

med det niveau vi har for integrationsydelsen

ligger vi sådan cirka på hvad kontanthjælpsniveauet er i sverige som vel er et

et barn vil have ni tusind tre hundrede kroner til rådighed efter skat boligudgifter el vand og varme jeg påstår på ingen måde at det er en dans på roser men det er bestemt et niveau vi kan være bekendt

familiesammenføringsloft som vil kunne træde i kraft i tilfælde af at vi ser situationer som den vi så i to tusind og femten det er godt at der er et stående beredskab skulle sådan en situation opstå igen så bliver det også understreget at kriminelle udlændinge ikke har nogen fremtid i danmark det gør der med forskellige stramninger lindholm har været meget diskuteret der er jo nogle praktiske årsager til til at vi skal have et tredje udrejsecenter herunder også et hensyn til dem som bor på kærshovedgård i dag og som ikke er kriminelle de skal selvfølgelig ikke bo sammen med dybt kriminelle udlændinge så det er også noget som vi synes er et udtryk for sund fornuft så vi bakker naturligvis op

den daværende formand for ny alliance som senere blev til liberal alliance og som ville holde dansk folkeparti uden for indflydelse

underlagt sig dansk folkepartis

om man så må sige men jeg kunne egentlig godt tænke mig alligevel at høre

siger i dag at det er et rigtig godt forslag hvis man så bare får noget til gengæld

på fly og lystyachter og den slags ting eller

faktisk på trods af hvad ordføreren siger i dag

at få et lille blik ind bag gardinerne

om man virkelig står skulder ved skulder med dansk folkeparti på udlændingepolitikken eller om der stadig væk kan smyges et a4 ark ind imellem

pelle dragsteds spørgsmål hviler på den fejlpræmis at vi på en

for at arbejde har en kontrakt med en dansk arbejdsgiver inden de kommer

må jeg forstå at pelle dragsted og enhedslisten deler holdninger med dansk folkeparti

er vores politik og vi synes bestemt at det her forslag

jeg ved ikke om alle vælgere i liberal

den rejse

det som ligger i nogle af høringssvarene blandt andet også

fra nogle af liberal alliances normale donorer og bedste venner

var medlem af ny alliance

et andet parti liberal alliance er et andet parti jeg tror at halvfems procent af dem der stemte på

på ny alliance i to tusind og

de samme mennesker der er med vores politik er klar vi ønsker at

kommer så få flygtninge til danmark som muligt også fordi

argumentet om at det er arbejdskraftindvandring jo er forkert det viser al statistik beskæftigelsesgraden for flygtninge er notorisk

den er blevet en lille smule bedre men den er stadig væk notorisk lav

fået så mange flygtninge og at de er blevet så dårligt integreret på det danske arbejdsmarked der

for det det er jo blandt andet også dem og deres virksomheder som skal betale det for de seks og tredive milliard

gøre meget gavn på skatteområdet

flygtning som kommer til landet

udgangspunktet for et liberalt samfund

de rettigheder som man har som borger i et liberalt samfund gælder for de borgere som er og dem som man siger

for at arbejde

finder arbejde det er rigtigt men det er jo systemet der skal ændres

alle kommer hertil gennem den samme ordning og en meget stor andel af dem der kommer

hvis man virkelig ville følge ordførerens logik

hvorfor i alverden kan man så ikke have et system som så gør

til vores statskasse det handler da ikke om at man kan sige

det handler da om at vi politikere laver systemet på en måde så det giver mening og så vi får den arbejdskraft som vi mangler i danmark og det er

man sige til flygtninge udeomkring i verden tag til danmark

er der permanent ophold danmark vil jo blive en magnet for folk der så vil søge danmark

henblik på at få et arbejde og dermed få en permanent tilladelse det vil skabe en incitamentstruktur som jo vil trække i den fuldstændig modsatte retning af det vi ønsker nemlig at der kommer færre flygtninge til

og det er jo helt tydeligt at man vil skabe et incitament til at folk vil prøve lykken i danmark ved at kunne få arbejde og dermed blive og

tidligere spørgsmål om arbejdsgivernes

herre joachim b olsen når arbejdsgiverne understreger at intentionen i det her lovforslag som jo er meget tydelig fordi ordet integration

vil betyde en øget usikkerhed hos

som vil være mere tilbageholdende med at investere i

ansætte flygtninge

som venstres ordfører gav udtryk for blot

vi ser jo at der kommer masser af mennesker

lige har for øje nemlig hensynet til de offentlige kasser generelt og som jeg har været inde på og som vi alle ved

få en beskæftigelsesgrad blandt flygtninge som bare nogenlunde svarer til den danskerne har derfor er det en stor omkostning det er et hensyn

synes vi insistere på at arbejdskraft er noget der kommer gennem de ordninger vi har

synspunkt med arbejdsgiverne i forhold til at udvide de ordninger og også

lovforslaget er fremsat inden høringssvarene indkom betyder at der ikke

udarbejdelsen af lovforslaget det er

at vi kom igennem den samme proces det skete faktisk ofte jeg har statistik over

men som

er det at få lovgivning igennem nogle gange en lidt uskøn proces og lige på det punkt er

jeg sådan set enig i kritikken men det har været nødvendigt

så er det vigtigste for liberal alliance nemlig nedsættelsen af integrationsydelsen efter

en enlig forsørger vil blive sat ned fra tolvtusind til titusind kroner før skat om måneden når man har opholdt sig her i tre år og derfor har fået børnepenge i tre år

struktur på ydelserne tænker jeg at man starter med at få

og så får man så lige så langsomt flere børnepenge kl skriver i deres høringssvar

ekspertgruppe med kommunal deltagelse der får til opgave at

et nyt sammenhængende ydelsessystem som via klare

og markant forenkling sikrer at alle har incitament til at arbejde

at sætte os ned stille og roligt og få lavet noget der er lidt mere simpelt og lidt mere gennemskueligt

enig i at det at ydelserne stiger

lidt sjov incitamentstruktur men vi kan godt lave det mere enkelt og så bare sige at

har vi nogle andre hensyn om at ydelserne ikke skal have en størrelse hvor det bliver et formål i sig selv at søge mod netop danmark for at søge asyl men når jeg følger de her forhandlinger som jeg jo følger på afstand for jeg deltager ikke selv i dem så undrer jeg mig lidt over hvor

rationalet er altså hvordan ender man på titusinde og ethundrede

som muligt

jeg kan blive enige om selv om vi så vælger at stemme forskelligt til det her nemlig at ydelsesniveauet har betydning for hvor mange mennesker der kommer til danmark

for vores vedkommende

en sag ved højesteret og man har jo det hensyn at man vil holde sig

grundloven og det er min opfattelse at det har været en vigtig del af hvorfor det er endt som det er det er endt men altså

skal kunne se en idé i at komme ind på arbejdsmarkedet selv

øvrigt lige hvis jeg må meget kort sige

taler om relativ ulighed relativ fattigdom og så videre

måske har høje indkomster men vi ved at mange søger til danmark til europa på grund af ydelsesniveauet også og

hvor de får lave ydelser men en højere levestandard og det spiller jo bare ind

at de flygtninge der er kommet til danmark fra fra krigen i syrien

til danmark på grund af ydelsesniveauet det er altså stærk tobak at skulle høre på her

i forlængelse af hans bemærkninger til til den kritik der er kommet fra både fagbevægelsen og dansk arbejdsgiverforening i forhold til integration og det at have folk på arbejdsmarkedet og så får vi en lang bortforklaring om at

at folk søger arbejde gennem at få flygtningestatus her i danmark og det koster så og så mange milliarder kroner årligt og hvis vi sparede de penge

handler om det handler om det er nogle mennesker der er i danmark i

lovforslag handler om det er jo ikke

som både fagbevægelsen og dansk arbejdsgiverforening

praktiske problemer de står med en konkret problemstilling her

som herre joachim b olsen ikke vil anerkende

det er selvfølgelig ikke rigtigt ligesom det heller ikke er rigtigt at ydelsesniveauet ikke betyder noget for hvor mange der kommer selvfølgelig betyder ydelsesniveauet også noget for hvor mange der vælger at gå hele vejen op gennem europa og komme til danmark gennem en hel masse sikre lande selvfølgelig spiller ydelsesniveauet og hvad man kan få i det pågældende land en rolle

hvordan forholdene generelt er i et land altså for om der kommer nogen hertil hvor mange der ønsker

handler det ikke kun om dem der er her men også om hvor mange der vil komme i

har stået for igennem mange årtier også hvor herre holger k nielsen har siddet i folketinget har spillet fallit vi har ikke fået integration og alle synes det er et problem

så en regering som sammen med dansk folkeparti kommer med nogle løsningsforslag og der kommer ikke noget fra den anden side det bare mere af det samme det som vi har prøvet gennem mange mange år og som ikke har virket så nogle gange

er det ærlig talt lidt svært at tage

problemstillingen i den kritik der kommer fra fagbevægelsen

dansk arbejdsgiverforening er at vi står med nogle mennesker i vores land i øjeblikket som faktisk er til nytte fordi de kan blive integreret

forhold til de pågældende arbejdspladser de pågældende brancher

jo det som man vil forringe gennem det her lovforslag det synes er en fuldstændig reel indvending fra de pågældende

bare det jeg godt vil anholde og at han forholder sig til hvordan det her

er et konkret problem som opstår på grund af

fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne og jeg synes at de to parter misser

har en manglende forståelse for at vi har andre hensyn altså det helt basale hensyn at vi ønsker at det at være flygtninge

er en midlertidig ting for det er meningen med det at man har et behov for en midlertidig beskyttelse og så må man rejse hjem når det behov ikke længere er der alternativet er det som vi har haft gennem mange årtier og som jeg synes herre holger k nielsen helt seriøst bør tage ansvar for nemlig at det er blevet et indvandringssystem

må tale om om dem på alle mulige andre områder her er omkostningerne utrolig store og det ønsker vi at gøre noget ved

carolina magdalene maier

det nu fik jeg lige

da liberal alliances ordfører gik ned

bruge særlig meget tid på andet end at sige ja det koster noget det gør det da når man gerne vil varetage sine internationale forpligtelser og det skal også koste noget

del af vores udgifter som et dansk velfærdssamfund jeg synes

trist dag i dag at vi står her

trist vi debatterer den men konsekvenserne af det er triste

nemlig at den her pakke det her lovforslag

vi ser som et skridt tilbage for dansk udlændinge og flygtningepolitik for den den humanistiske stormagt som danmark historisk har været for det

det etiske perspektiv i dansk politik som jeg synes vi altid har stået så stolt på men som vi i dag i den grad træder på

komme ind på nogle nogle enkelte pointer i forhold til det her lovforslag i forhold til reduktionen i integrationsydelsen der er det sådan at en

rapport fra institut for menneskerettigheder

langt de fleste børn i familier på integrationsydelse under fattigdomsgrænsen det er cirka tyvetusind børn i dag med den her reduktion af integrationsydelsen ja der må man så mene at regeringen med åbne øjne skaber endnu flere fattige børn i danmark

ikke at vi vil være med til det er institut for menneskerettigheders vurdering

føre til at flere mennesker end hidtil ikke vil kunne

ikke vil modtage den offentlige hjælp der er nødvendig for at kunne leve på et eksistensminimum i overensstemmelse med grundlovens § fem og halvfjerds så her har vi et potentielt brud på grundlovens § fem og halvfjerds i forhold til lindholm

dansk røde kors og dansk flygtningehjælp at den nedværdigende behandling af mennesker der skal bo på lindholm kan være i strid med vores indgåede konventioner institut for menneskerettigheder skriver i deres høringssvar at det er vigtigt at folketinget drøfter potentielle

brud på artikel fem artikel otte og artikel tre i den europæiske menneskerettighedskonvention

brud på vores internationale forpligtelser i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention i forhold til loven om familiesammenføring

mener dansk flygtningehjælp også at en udskydelse af familiesammenføring på tre fire måneder med henvisning til et midlertidigt loft med stor sandsynlighed skriver de vil være et brud på den europæiske

familieliv og det sidste jeg vil nævne er et konkret eksempel som også er stærkt kritisabelt det har jeg været lidt inde på tidligere nemlig det her med at man med det her lovforslag jo indfører en inddragelsesbestemmelse i § 19a

myndighederne skal træffe afgørelse om inddragelse eller nægtelse af

forlængelse af opholdstilladelsen og der står i lovforslaget at myndighederne i modsætning til i dag

skal gå til grænsen af danmarks internationale forpligtelser når der skal træffes en afgørelse om

det synes jeg vi skal være meget varsomme i forhold til vi skal være opmærksomme på hvad det her betyder for det betyder helt konkret

og de opfordrer regeringen til at komme med nogle retningslinjer og

helt konkret som man skal lægge vægt på når man skal gå til grænsen af de internationale forpligtelser så det her sætter vores myndigheder i en situation som de slet ikke kan forvalte

en ny praksis en ny forvaltningspraksis hvor man i stedet for at være sikker på at man holder sig inden for konventionerne så måske med vilje træffer afgørelser som faktisk er så kontroversielle at de tages op internationalt blandt andet af menneskerettighedsdomstolen

retter vi til i danmark er det den nye forvaltningspraksis vi har på udlændingeområdet

på og det synes jeg er stærkt problematisk for vores demokrati jeg synes det her lovforslag er et

læser man høringssvarene og det har vi allerede været inde på det

i kor at lovforslaget med det skingre fokus på midlertidighed

vi ved alle sammen godt at dansk folkeparti ikke har noget særligt ønske om at man skal blive integreret i danmark som flytning

alligevel håbet på at det har regeringen

trods alt så er det her rent

kunne man godt fristes til at tro så selvfølgelig stemmer vi fra

konventionerne i hvert fald nogles fortolkning af konventionerne det må man antage

komme til at ske på et tidspunkt men men det er vel ikke unaturligt når

man man presser det så meget man kan inden for de rammer

og også forsøger at presse rammerne så det må man jo alt andet lige antage vil vil forekomme i nogle sager men det

at flygtninge på et tidspunkt skal vende tilbage til deres hjemlande og hvis det er alternativets politik at flygtninge skal vende tilbage til

hvert fald ikke gøre det fuldstændig umuligt for dem

at kunne klare tilværelsen altså vi ved jo alle sammen at jo mere afmægtig man er i sit hverdagsliv jo mindre overskud har man faktisk til for

at forestille sig at rejse hjem eller at forberede det at skulle rejse hjem selvfølgelig skal flygtninge rejse hjem når der er udsigt til at

men hvis de i mellemtiden for eksempel er blevet så integreret i danmark og det er her vi

de for eksempel har fået børn der går i den danske folkeskole er selvforsørgende har et arbejde så har vi intet problem med at de flygtninge bliver i danmark og bidrager til det danske samfund

ikke fru carolina magdalene maier svarer på

svare på det i anden omgang vil det være alle tiders så

kan forstå at alternativet er imod at vi laver integrationsydelsen om til en selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse og at ydelsen så bliver sat ned for en række udlændinge så er det vel

det kan jeg misforstået at man gerne vil have højere ydelser til udlændinge i danmark og hvis det er alternativets politik hvor høje skal de ydelser så være og hvordan skal man

som den er i dag er for lav og vi ser gerne at den ydelse kommer op på niveau med kontanthjælpen og det har vi finansieret

vores finanslovsudspil og i vores regeringsprogram så

der vokser op i danmark og går i den danske folkeskole er man nok et andet sted altså hvis man har været i landet i ti eller tyve år men hvis man er klar på at rejse hjem tror vi

vi behøver ikke de her kontrolmekanismer eller den her pisk som

at alternativet gik ind for at når man har fået asyl i danmark skulle man

permanent opholdstilladelse jeg fik siden hen en

besked fra en ansat hos alternativet

det var usandt det var et indtryk jeg

må det jo betyde at alternativet går ind for at man skal have en midlertidig opholdstilladelse når man får asyl altså ligesom man får

og så er mit spørgsmål hvis den er midlertidig er det så alternativets holdning at man skal vende hjem til sit hjemland

er brug for beskyttelse og hvis man ikke har opnået tilstrækkelig tilknytning

som jo så hvis vi skulle bestemme

en smule mere lempelige end dem der findes i dag

konventionerne der kommer til at afgøre hvorvidt man har opnået tilknytning eller ej det er klart

sjusse sig frem til hvorvidt folk har opnået

i lovforslaget står der så at den afvejning skal foretages på baggrund af konventionerne og de domme der er faldet som handler om inddragelse af opholdstilladelse

mener at der er nogen forskel fra den måde vi gør det på i dag

det her lovforslag det er at man i den grad udfordrer konventionerne

er nyt i det her lovforslag det er at man sætter ydelsen ned så det bliver stort set umuligt at leve for de penge de får af det offentlige i danmark det er at man vil sætte et loft over familiesammenføringer på trods af

vi har nu er at gå til grænsen

den grad retorisk og indholdsmæssigt en super udfordring af den stormagt som jeg synes vi har været i danmark tidligere og det her er

sige om det her lovforslag desværre kun dårlige ting det er et endeligt opgør med enhver form for sund fornuft

vi kan ikke i høringssvarene opdrive nogen med viden på området der kan få det til at give mening ingen kan påvise at det kommer til at løse nogen problemer men mange kan til gengæld påvise at det skaber en lang række

er tilmed dyr symbollovgivning der blandt andet sender

og halvtreds million kroner ud af vinduet til en øde ø i

at stuve en gruppe uønskede mennesker der har opgivet alt håb sammen et sted det er bedre at gøre livet utrygt for dem end for beboerne i bording hvorfor

dyre færgebilletter så de kan vade over

at de har gjort livet utåleligt for hundrede uønskede udlændinge og borgerne i kalvehave bliver naboer til et mærkeligt usikkert og potentielt farligt eksperiment

etableringsomkostningerne på de her syv

årlige driftsudgifter på to hundrede og fem og tyve million kroner for hundrede og fem og tyve pladser altså en million kroner per plads om året

men endelig og mest

så de sammen med økonomer kunne skrue ydelsen sammen så den

rammes men grundloven ikke med sikkerhed overtrædes så der spekuleres i forarmelse og fattiggørelse af en helt bestemt gruppe det er usselt

i loven for ingen skal

arbejdsgiverne

kommer til at betyde at virksomhederne får langt mindre lyst til at gøre en indsats for at få flygtninge i arbejde hvorfor skulle

fejl siger formanden for foa

og så ender man alligevel med at konkludere at integrationsansvaret

kommune hvortil flygtningen er visiteret med andre ord vi snakker alene symboler herinde på christiansborg se

regeringen og dens støtteparti nemlig integration for

leveret en lang række nye problemer ud til kommunerne og

skælde dem ud bagefter hvis de ikke lykkes på trods så bare i selve lovforslaget modsiger man sig selv i ved jo udmærket godt i venstre konservative og liberal alliance at arbejde og uddannelse ikke bare

men nøglen til integration men i lader df diktere så i nu fortæller mennesker

har hidtil fået halvtreds procent refusion hvis der var ekstraordinært behov for lægehjælp eller tandlægehjælp

læser medicin på første år hun tog sin studentereksamen fra aabenraa gymnasium på to år hun kom til danmark fra syrien for fire år siden hun taler selvfølgelig flydende dansk ja tak for kaffe hvor kunne vi godt bruge flere

ikke satse på et job som læge her i danmark selv om vi mangler hende kan hun vende tilbage til syrien det kan hun jo ikke hendes brødre kan blive for de risikerer at

af assads hær det er en imponerende ligestillingspolitik

nye problemer med det her lovforslag i løser ingen vi har brug for

et der bringer os fremad med noget sund fornuft og en anerkendelse af mennesker

ydelser til eksistensminimum og aflysninger af integration

fremsat inden høringssvarene var indkommet ingen har kunnet svare på hvorfor denne lov skulle hastes

fingeren på den måde hvorfor har man så lidt respekt for det parlamentariske arbejde som vi udfører

det er magtfuldkomment og der er

fortælle mig hvad meningen er med det vi stemmer imod i radikale venstre

er et usselt forslag tværtimod synes vi at det er et rigtig godt

der nu retter op på tredive års forfejlet integrationspolitik som de radikale har været bannerfører for

og hvor forfærdeligt det var for folk i kalvehave der nu skulle leve i frygt og angst for de her uønskede meget kriminelle borgere

ordføreren er så bekymret for andre danske borgere

være med til helt at frihedsberøve de her uønskede borger i danmark

tilskriver radikale venstre tredive års halvfems mandaters

men det er desværre ikke korrekt jeg ville ønske

haft halvfems mandater i tredive år

dansk folkeparti repræsenterer det

halvfems mandater alligevel

i strid med alle grundlæggende rettigheder

at vi kunne blive enige med dansk folkeparti om det

måde og i stedet sprede problemet ud så det blev håndterbart

skulle forklare hvordan ordføreren mener at man

at gøre endnu flere byer i danmark utrygge ved

fordi man så skal have politi spredt rundt i landet i stedet for

har dem samlet her jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre

hvis man har meget meget kriminelle folk gående rundt om i landet

spærrer vi jo ikke inde for evigt

vi har et straffesystem hvor man afsoner sin straf

nogle af dem har udført virkelig forfærdelige forbrydelser ligesom alle de andre danskere der har udført forfærdelige forbrydelser og afsonet deres straf hvis man koncentrerer dem alle sammen og putter dem samme sted

tillykke med at aflyse integrationen altså der er et meget bredt flertal her i folketinget som nu i tyve år endda med en særskilt lov i ryggen har ført en integrationspolitik og det bliver der ikke rørt ved med det her lovforslag der er fortsat en beskæftigelsespolitik der bliver udført af kommunernes jobcentre der er fortsat et uddannelsessystem der tager imod folk

at det der er formålet med integrationsloven fortsætter og at formålet er beskæftigelse og uddannelse sprogundervisning

er nogen grund til at blive ved med at insistere på at integrationen nu er aflyst og ønske dansk folkeparti tillykke med det vi havde den diskussion i to tusind og atten hvor der var en diskussion om hvorvidt vi skulle hjælpe flygtninge i beskæftigelse fordi det i sig selv gav tilknytning da sagde vi fra socialdemokratiets side selvfølgelig skal folk forsørge sig selv når de kommer til danmark det står ikke i modsætning til muligheden for at sende folk hjem når der bliver fred

når dansk folkeparti i dag tager æren for at aflyse

sørge for at få tingene til at fungere arbejdsgiverne håber vi vil fortsat gøre en indsats for at få endnu flere igu forløb i gang

en lang række andre initiativer for at få flere i beskæftigelse vi har bare gjort det lidt

som har opholdstilladelse i danmark og en stor del af dem har statsborgerskab

hvis i alligevel på et tidspunkt smider os ud det har en konsekvens når man streger ordet integration

at folk der på ingen måde er omfattet af det her begynder at tro at de ikke skal bo i danmark mere både folk

har permanent opholdstilladelse og folk der er indvandret hertil eller er børnebørn af folk der er

at få forklaret hvad det er det handler om og der synes jeg at der er adskillige folketingspolitikere der har

mudre billedet til og måske skabe mere usikkerhed end hvad godt er

så siger radikale venstres ordfører i starten af sin ordførertale at der intet godt er at sige om dette lovforslag jeg er med på at vi er uenige om mangt og meget på det her område men jeg tror vi er enige om de tolv sider

repatrieringsordningen som giver danskere mulighed for hvis de har dobbelt statsborgerskab at

sig deres danske statsborgerskab og flytte tilbage med økonomisk støtte hvis det

tilgang i repatrieringen synes jeg er fin

er det fuldstændig rigtigt at vi har et enormt stort ansvar

til det sidste for integrationen forhåbentlig sammen med herre mattias tesfaye og hans parti

et lovforslag der på den måde aflyser det

symbolpolitisk eller ej at at her gælder ingen integration for det gør man når man sletter det overalt i det her lovforslag og det behøver vi slet ikke

stå for det er sivet ind

for at opmuntre de her mennesker til at fortsætte deres gode arbejde med at uddanne sig og arbejde men de møder en anden virkelighed og den har herre mattias tesfaye også ansvar for at gøre noget ved

i den forbindelse er der jo en række hensyn man skal tage herunder også hensynet til dem som bor på udrejsecenter i dag og som ikke er kriminelle og der har vi altså valgt

hensyn som det radikale venstre ikke ønsker at tage

hensyn til dem som ikke er kriminelle

bo sammen med dømte meget meget hårde kriminelle vi taler om mordere folk

for vold med døden til følge fremmedkrigere voldtægtsforbrydere og andre

vil være med til at sikre at for eksempel en udvist homoseksuel mand fra uganda ikke skal bo sammen med en islamist

det er det hensyn vi tager her hvorfor vil det radikale venstre ikke tage det hensyn

de her mennesker ad

når vi har opholdssteder mange af dem som

kunne jo få mulighed for at at gå med fodlænke være udenfor og så kunne vi bruge de steder vi har til dem

at de her kriminelle udlændinge skulle spredes ud på de andre centre

kan vi gå tilbage og konstatere at det

afsondret fra de andre på de der steder vi må jo ikke spærre dem inde så de vil jo kunne bevæge sig sammen

de samme mennesker jeg synes helt grundlæggende at meget af den kritik som det radikale venstre kommer

tyndt spørgsmålet og diskussionen om hvad det koster er jo også tynd fordi man

trække de omkostninger fra der skulle bruges på at lave et udrejsecenter et andet sted

at de her kriminelle udlændinge udviste og på tålt ophold så skulle spredes ud i alle kommuner i landet vil i ikke godt gå ud og sige det højt for

tror at det ville være super populært i alle landets kommuner at det radikale venstre foreslår at de

spredes ud i alle kommuner i

nogen der har foreslået at sprede folk ud i alle kommuner i hele landet men tale om de faciliteter der findes

om den her ø i stege bugt inden de sidste dage i finanslovsforhandlingerne der jo viser hvor meget det her handler om at der skulle findes et symbol i stedet for at bringe centrene sammen tale om hvor det er de bedste løsninger findes hvordan

så de ikke alle sammen sidder koncentreret et sted for det kommer der de største problemer ud af jeg vil meget gerne sende herre joachim b olsen vores forslag til

og det er herre holger k nielsen

det vigtigste lovforslag i årevis der har været

behandlet her i folketingssalen

fine ord der er kommet ind som hedder paradigmeskifte som af

anden grund er kommet ind i

derved forstås jo en fuldstændig fundamental forandring af et eller andet at man vender det hele om og starter på en frisk og forandrer alle betingelserne for det

det er derfor der er lagt så stor vægt på det fra især dansk folkeparti

og vi skal jo snart have et folketingsvalg

set godt forstå herre mattias tesfaye altså

bliver talt vældig meget op

måske er en interesse i at gøre det til mere end det er fra specielt dansk folkepartis og

hvis man går ned i de enkelte detaljer

være at det ikke er helt så så voldsomt som det bliver gjort til

derfor som også andre har været inde på

da man begyndte at grave i det fandt man ud af

at dansk folkeparti godt ville relancere karen jespersens gamle idé om den her øde ø som

nye borgerlige står uden for og banker på

ingen substans i alt det her og

som vi diskuterer i dag

paradigmeskiftet siger man handler om midlertidighed som nu er kommet ind

så stor uenighed om mig bekendt er alle her i folketinget da enige om

vi tager vare om om en flygtning der kommer

land hvor vedkommende kommer fra

ikke der er uenighed om dér hvor det nye kommer ind er et andet sted og det er at man i den mellemliggende periode generer folk så så meget som overhovedet muligt det er dér

de er her i landet de skal tilbage igen på et tidspunkt

det i virkeligheden nødvendigvis får som konsekvens

det kan mange af dem ikke gøre de kan ikke tage hjem så med andre ord

man forringer forholdene for en gruppe mennesker der er her i landet man kan ikke lade dem være på arbejdsmarkedet og det er jo det som dansk arbejdsgiverforening

skal genere de folk så meget som overhovedet muligt

den tilgang er vi simpelt hen bare uenige i jeg synes bestemt det er værd at diskutere hele spørgsmålet om

skal vende tilbage til deres land når de når de kan

også handler om som flygtningepolitikken

det samme som at vi skal genere folk mens de er

få noget positivt ud af det mens de er

javist men gør man ikke bedre det hvis man har fået en uddannelse

derfor er der al mulig grund til at man holder fast

og lange debat som vi har haft

ændringer af udlændingeloven integrationsloven repatrieringsloven og forskellige andre love og

står jeg naturligvis altid til rådighed

og jeg ved at der allerede er blevet

teknisk gennemgang af nogle af de ting der er her i lovforslaget og det forstår jeg

jeg heller ikke gennemgå lovforslaget her fra talerstolen der har jo allerede været en del debat kan man sige om en række af elementerne

jeg gentager lovforslagets hovedelementer men det her lovforslag understreger jo endnu en gang at

regeringen sammen med dansk folkeparti

har gennemført en lang række stramninger på udlændingeområdet vi har gjort det mindre attraktivt at søge asyl i danmark vi har skærpet kontrollen med uønskede udlændinge vi har styrket indsatsen på udsendelsesområdet vi har sikret at det kan betale sig at arbejde vi har styrket den beskæftigelsesrettede indsats for nyankomne flygtninge

man hurtigt bliver selvforsørgende og

understreger vi endnu engang at vi tager det ansvar meget alvorligt med lovforslaget foreslår vi en lang række markante initiativer som blandt andet skal sikre at

den midlertidige beskyttelse i danmark ikke nærmest bare per automatik bliver til en permanent tilværelse når beskyttelsesbehovet ophører det er helt afgørende at vi fører en ansvarlig udlændingepolitik der

sikrer at indvandringen er under kontrol og det er det som regeringens

og det er også det det her lovforslag skal være med til at sikre i finansloven

nåede vi til enighed om

gennemføre en række initiativer der skal sikre at den nuværende indsats på udlændinge og integrationsområdet fortsætter og at

implementerer vi nu de

udlændinge og integrationspolitiske initiativer der indgik i finanslovaftalen for to tusind og nitten altså den del der kræver lovændringer så har jeg

kunnet høre her i dag at at der især fra socialdemokratiets

side har været et stort ønske om at man skulle dele lovforslaget

kunne tage det man kunne lide og lade det andet ligge og så

og regeringen sådan bliver det

og det gør vi selvfølgelig fordi den del der jo handler om ydelser

man kan ikke bare begynde at plukke i det her lovforslag det er

så bliver det det som et samlet lovforslag jeg ser som sagt

på de spørgsmål der måtte være også

kan ses som et samlet hele i vi ingen problemer med at

fuldstændig rigtigt at lovforslaget blev blev fremsat

som det gjorde men det er jo også fuldstændig rigtigt som flere ordførere

har været inde på at der er mulighed for

rigtigt som flere ordfører også har været inde på

man må da sige at der er blevet refereret til mange af

det handler om at høringssvarene er en del af en demokratisk proces som skal indgå i lovbehandlingen ministeren og hendes embedsværk skulle

er sådan lovprocessen normalt foregår ministeren har ikke givet en

det ønsker regeringen der er vel ikke mange lovforslag man fremsætter som man ikke ønsker gennemført hurtigt så kunne man overtræde høringsfristerne hver eneste gang man godt kunne tænke sig at tingene

der ændrer på den proces der er ikke nogen der står et sted og kan begrundes med at nu haster det her ekstraordinært meget er det bare fordi

sigte at have på det men som flere også

altid ønskværdigt at man kan diskutere

en del i dag ikke bare på det principielle plan men jo også helt ned i i detaljen

været fuldstændig umuligt heller ikke for fru sofie carsten nielsen

få læst høringssvarene og så igen skulle der være behov for det jamen så vil der naturligvis komme nogle ændringsforslag

det er problematisk fordi vi har

demokratiske problem her det er jo at ministeriet at ministeren ikke i i udformningen af lovforslaget

ministeren deler sin partifælles opfattelse af at de her høringssvar

sjældent at fagbevægelsen for eksempel roser voldsomt meget regeringens politik

jeg kan sagtens følge herre mads fugledes

tankegang og tilgang til det her en række af høringssvarene

altså er det er det vi skal forvente at man vil

en praksis hvor vi ser at man sender

lovforslag i lovbehandling inden høringsfristen er udløbet eller mener ministeren også at det er en fejl og vil ministeren måske beklage den proces som er sket i forbindelse med det her lovforslag

vi har blandt andet jo i dag og igen jeg synes at

diskutere det her her og at at man da

fået læst høringssvarene igennem nu er det jo ikke første gang i danmarkshistorien at at man har diskuteret det her spørgsmål omkring høringssvar og fremsættelser og det er nok heller ikke sidste gang

som socialdemokratisk ledede regeringer har

sofie carsten nielsen på den måde går meget aggressivt til værks jeg tror at

fru sofie carsten nielsen var i regering

sagtens forstå hvorfor det er så vigtigt at få det her igennem og

lidt i forhold til hastværket er jo at regeringen har haft nitten år til at gennemføre det altså regeringen fik flertal sammen dansk folkeparti i to tusind og et jeg tror venstre gik til valg på tid til forandring og bortset fra

har jo været al mulig grund til at gennemføre

altså ikke gjort og så lige pludselig skal det gå meget stærkt op til et valg hvor man står til at tabe og det er vel så den egentlige forklaring men nu snakkede ministeren om at vi

vide hvor mange af de fire hundrede og ni personer der hidtil har været indkvarteret på udrejsecenter

og så fem og tyve bufferpladser og det siger lidt om i hvilket omfang vi forventer

få brug for de her pladser

og forbrydelser og nu skal vi rigtig og

i hvert fald for nylig været

eller er det hundrede eller halvtreds eller er det tredive

diskussion så minister

sted vil jeg tro imellem halvtreds og tres

i øjeblikket men tingene kan

så derfor kan du jo ikke tage et øjebliksbillede det eneste

de hundrede pladser og så er der så fem og tyve bufferpladser men det ønskværdige ville da være at folk rejste hjem det ville da være det allerallerbedste men det gør alle bare ikke og det er jo derfor at vi bliver nødt til at have udrejsecentre som de her

og dem er der da absolut grund til at have ekstraordinært styr på og det mener

udtalte ministeren at det var et fuploft i virkeligheden er det bare et nyt sagsbehandlingssystem som gør at man kommer til at udsætte nogle sager sagde ministeren til danmarks radio men man kommer til at behandle alle familiesammenføringssager alligevel så det kan man ikke bruge til noget

har vi så læst lovforslaget her grundigt og kan konstatere at alle sager jo skal behandles og

set indholdet af det loft over familiesammenføringer så er

det det fuploft som ministeren talte om i december eller er der forskel på det ministeren udtalte sig om og

det danske loft jo netop vil blive aktiveret i en situation hvor

er det jo netop for at sikre at vi ikke bringer os i en situation hvor vi bliver presset af familiesammenføringer

set at herre mattias tesfaye

anden måde har læst op på forskellene mellem det tyske og

set gjort os rigtig meget umage med netop

udtænkt et loft der kan bruges til noget i den situation hvor vi virkelig

får brug for det og det er det der ligger

det bliver nødvendigt for at sikre kan man sige sammenhængskraften

rigtigt loft det var et fuploft fordi det blot udskød nogle familiesammenføringssager men at alle sager jo skulle behandles og nu læser vi så lovforslaget som udskyder nogle familiesammenføringssager man sikrer at alle sager bliver behandlet

jeg kan bare se en parallel mellem det som ministeren kaldte et fuploft og så det vi behandler i dag og hvis ikke der er en parallel

at der er forskel på det tyske og det danske loft fordi det danske loft

aktiveret i en situation hvor vi

der der ligger bag om end der også er forskel på det

men der er meget stor forskel på det tyske loft

når ministeren nu bevæger sig ned fra talerstolen tager vi hul på anden runde

og andre partier til at støtte støtte op om lovforslaget fordi det er vigtigt for danmark at der er bred opbakning bag den nye hjemsendelsespolitik det er efter vores opfattelse i dansk folkeparti afgørende at vi skifter fokus i den generelle udlændingedebat så vi går fra integration af flygtninge til hjemsendelse af flygtninge

fokus den politik

regeringen har ført siden to tusind og femten

på asylområdet har jo begrænset tilstrømningen hertil det viser de seneste tal på området

også det skal vi arbejde videre med så antallet kommer endnu længere ned og samtidig med

skal vi altså have mere gang i hjemsendelserne jeg siger ikke og vi siger ikke i dansk folkeparti at alt nu bliver godt med det her lovforslag men det bliver bedre hvis det er at man ønsker

en restriktiv indvandringspolitik og en stram udlændingepolitik det bliver

at sende flygtninge tilbage når det er muligt så de kan være med til at genopbygge deres hjemlande og det er ikke et urimeligt synspunkt tværtimod så vi vil med stor interesse følge implementeringen af de nye hjemsendelsesregler jeg tror også at der er behov for at vi går de øvrige regler på området igennem så vi bliver bedre til at sikre at udlændinge der får besked på

eksempelvis bliver overført til et af vores udrejsecentre hvor

vi bedst muligt kan forberede dem på på deres hjemrejse med relevant undervisning opkvalificering og og så videre

lovforslag vi ser frem til at det bliver vedtaget så hurtigt som muligt men så skal vi selvfølgelig løbende følge udviklingen og

tror jeg behov for at gå lovgivningen igennem på

den nye hjemsendelsespolitik og støtte lovforslaget jeg mener at det vil være det rigtige

altid er klar til at diskutere løsninger på reelle problemer

løst i lommerne at vi vil bruge op imod en milliard

problem som ikke eksisterer og nu ville ministeren ikke lige svare på det så kan herre martin henriksen jo få

af de der fire hundrede og syv

der foreløbig har været ved

ville ifølge det der bliver lagt op til her skulle have været overført til lindholm på grund af

etablere et udrejsecenter på lindholm der mener

spild af skatteborgernes penge at vi forsøger at få lidt mere styr på de her kriminelle udlændinge

søndergaard beklage sig over det tocifrede milliardbeløb som vi bruger årligt på den økonomiske belastning den ikkevestlige indvandring udgør

at jeg har hørt men lige pludselig har man en stor omsorg fordi der bliver brugt nogle penge i forhold til at få lidt bedre styr på kriminelle udlændinge

jo komme an på hvor mange der er på det pågældende tidspunkt når centeret er endeligt etableret

det der er svaret vi sender jo løbende kriminelle udlændinge ud af danmark så det kan jo være at nogle af dem som herre

på det tidspunkt vil være tvangsmæssigt udsendt af danmark og derfor

ikke tænkt os at overføre dem til det pågældende center så derfor er det jo af gode grunde svært at give et

vil sige til herre martin henriksen jo det bekymrer enhedslisten rigtig meget med de penge der går til

en beskæftigelsesindsats af en helt anden karakter det er vi fuldstændig enige i

så det bekymrer os da meget men jeg går ud fra at når man

et udrejsecenter eller laver et ved lindholm så gør man det fordi man har registreret et problem ikke fordi man tænker at

når der nu har været placeret fire hundrede og ni personer ved ikast

hvor mange af dem ville være blevet

fremtiden og vi aner ikke noget om hvorfor vi gør det og vi bruger bare en milliard kroner ud fra nogle fornemmelser

gøre det gør enhedslisten ikke

vi skatteborgernes penge lidt for kært til så hvad

koster seks og tredive milliard kroner om året

været at sige vi konstaterer at det er fordi der

i beskæftigelse og i øvrigt fortsætter vi så med at hente indvandrere og flygtninge til danmark fra lande hvor vi erfaringsmæssigt ved at det er

set lever fint med at der bliver ved med at komme folk til danmark som vi ved ligger de offentlige kasser til last

at tallet for hvor mange udlændinge der

tålt ophold tallet for hvor mange kriminelle udviste udlændinge der er

i danmark tallet for hvor mange afviste asylansøgere der er i danmark

at sige hvor mange der lige nu og her skal overføres al den stund at det ikke er etableret endnu og al den stund at

når et tidspunkt hvor vi etablerer centeret

være kommet flere til

fredelige danskere og vi kommer til at få lidt mere styr på dem

med tiden håber vi også på i dansk folkeparti at man helt kan frihedsberøve dem så de bliver ude på øen hele tiden

og til det er svaret jo ja så alt det der handler om paradigmeskiftet og som handler om at kunne inddrage opholdstilladelserne vil vi meget meget gerne støtte

vi også peget på det der står på side to og halvtreds til fire og halvtreds som handler om at nedsætte integrationsydelsen

og det er derfor vi har appelleret til at sådan et omfattende lovforslag som handler om mange forskellige ting adskillige love

seks og fyrre socialdemokrater får mulighed for at give vores mening til kende så vi kan stemme grønt til det her lovforslag og rødt til det der bliver pillet ud

gør også og jeg har lige talt på knapper hvis de syv og tredive

en ordentlig behandling

kan få lov til at afgive vores holdninger til de elementer der ligger i det her lovforslag så derfor venter jeg i spænding hernede på bageste række hvad mener dansk folkeparti om en opdeling

hjemsendelsespolitik der er lavet

en samlet hjemsendelsespolitik det synes vi er vigtigt at få slået fast og vi synes det er vigtigt at der kommer en så bred opbakning bag det som overhovedet muligt i folketinget om der gør det

at det vigtigste i udlændingediskussionen er at værne om dansk kultur danske traditioner danske værdier at sikre at der er styr på indvandringen

jo også stemme for lovforslaget som det ligger men hvis det vigtigste for

agere på en anden måde men der synes jeg

gøre op hvad der er der de vigtigste

ikke nogen modsætning mellem at stemme imod nedsatte ydelser til børnefamilier og stemme for det lovforslag der ligger her

ikke være nogen modsætning imellem

vi kan sagtens forestille os at vi kan inddrage opholdstilladelser uden

som helst sammenhæng med om de har fået tolvtusind kroner eller titusind kroner om måneden

enlig forsørger jeg har faktisk svært ved at se sammenhængen men hvis det for dansk folkeparti hænger uløseligt sammen jamen så respekt for det så håber jeg også respekt den anden vej for at det for socialdemokratiet

hvis dansk folkeparti vil sikre den bredest mulige opbakning til

klar politisk tilkendegivelse i folketinget

man pakker noget ind i nogle teknikaliteter

for at sætte os i en situation hvor vi enten

at vi som et politisk parti får

har lagt vægt på at vi for eksempel går væk

det bliver en selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse

er det jo fordi det er en del af det nye hjemsendelsesprogram det

nødt til at respektere at den nye politik på det her område

det for myndighederne bliver nemmere at inddrage opholdstilladelser eller nægte forlængelse

fra integrationsprogram til hjemsendelsesprogram og så videre at man som

have krav på en permanent bolig ude i kommunerne nu efterfølgende

have en midlertidig bolig alle de her elementer er jo en del af en samlet hjemsendelsespolitik og hvis man ønsker en stram